selv om økonomien er stram

danske ældre

uddannelse det har regeringen sat penge

milliard kroner i gennemsnit hvert år

beskedent beløb hvert år som kræver at vi bliver ved med at styre økonomien stramt men det er nok til

det kunne virke som om venstre vil prioritere mange af de samme velfærdsområder som regeringen for eksempel sundhed

men man give store skattelettelser

at prioritere de velfærdsområder som regeringen

kroner til at dække investeringsbehovet det først år og herefter skal man finde nye besparelser på tre milliard kroner år efter år store

arbejdsløsheden falder beskæftigelsen stiger og virksomhedernes konkurrenceevne er forbedret

ungdomskriminaliteten falder danmark står ganske enkelt et bedre sted i dag end for fire år siden regeringens politik er klar vi har skabt resultater

næppe har været større

sådan sådan at pengene kan gå til skattelettelser

til de rigeste familier til olieselskaberne til erhvervslivet

skattelettelser venstre siger

når venstre indfører nulvækst

som ønsker nulvækst eller sågar minusvækst

har bragt danmark videre

det er en kurs hvor vi investerer lidt mere i

år det står helt klart men vi kender stadig

har for danmark hvem ved

bringe mig selv i en position hvor jeg har mulighed for

give svar på det der spørges om i spørgetimen til statsministeren

set gerne tage fat i noget af det som statsministeren egentlig også berører her og som statsministeren jo er vendt tilbage til i spørgetime efter spørgetime nemlig venstres politik det står helt uklart hvad der er regeringens og hvad man

går til valg på hvis man bevæger sig rundt i danmark i øjeblikket kan man

reklamer med lidet flatterende billeder af mig selv

om venstres politik der er ikke grænser for alle de mennesker der skal fyres alle steder i den offentlige sektor hvis vi skulle få magt som vi har agt

nu selv bygger det her skræmmebillede op om hvor mange der skal fyres i den offentlige sektor så synes jeg egentlig at jeg her

den sidste spørgetime i den her valgperiode

hvert fald med sikkerhed har mulighed for at stille spørgsmål til

stille et helt simpelt spørgsmål nemlig statsministeren påstår at venstres politik vil føre til tusindvis færre offentligt ansatte men vil statsministeren så ikke bare starte dagens spørgetime med at svare på hvor mange flere eller færre offentligt ansatte der er i dag sammenlignet med

herre lars løkke rasmussen var i stand til at svare

af økonomien efter at herre lars løkke rasmussen havde været statsminister

herre lars løkke rasmussen er så stolt af de tal

af at herre lars løkke rasmussen

en tilpasning af økonomien det anerkender jeg fuldstændig

bidrog socialdemokratiet til at tage et medansvar for de opstramninger tværtimod da vi forsøgte at holde de offentlige lønninger under kontrol gik statsministeren i

rundt ude på slotspladsen og demonstrerede for at vi skulle lade lønningerne

derfor klinger det jo hult at vi nu skal mødes af det her skræmmebillede der skal være færre ansatte i kommunerne hvis jeg får regeringsansvaret siger statsministeren og det bekymrer åbenbart

jeg bare spørge hvor mange færre eller flere kommunalt ansatte er der i dag

at vi ikke fremadrettet

til den offentlige sektor er jo ganske enkelt forkert

budgetterne hvis vi bare taler om fremtiden

medarbejdere i kommunerne i dag i forhold til før statsministeren blev statsminister

her tal frem fordi nu kan jeg se på nogle af de annoncer at der skal fyres pædagoger hvis jeg får ansvaret kunne statsministeren måske så nu bevæger vi os ned i mindre tal trods alt oplyse hvor mange flere flere eller færre pædagoger der er i danmark

at i den offentlige sektor

men kunne herre lars løkke rasmussen ikke svare

fået ansvaret

på flotte slogans om at nu skulle der være to lærere i alle klasselokaler

fædrene skulle på orlov og hvad ved jeg det kan godt være at

men altså jeg

hvilket medie statsministeren foretrækker hvis vi

skal have folketingsvalgkamp jeg vil meget gerne i diskussion med statsministeren også om den rolle socialdemokratiet havde den lidt tvivlsomme rolle socialdemokratiet havde i de sidste år inden regeringsmagten skiftede hvor det jo kneb med at tage ansvar men det må blive en anden dag fordi i dag er vi til spørgetime

noget af det jeg kan se rundt omkring på disse skræmmekampagneannoncer er at hvis vi får magt som vi har agt så kommer der færre politifolk på gaderne og derfor vil

eller færre ansatte i politiet i dag end da statsministeren blev statsminister og hvor mange flere eller færre ansatte er der i politiet i dag

kampagne som åbenbart har været meget traumatisk for

der skal fyres i den offentlige sektor når venstre ønsker

der skal fyres i den offentlige sektor vi andre

jeg har været glad for det men men det må jo smerte den statsminister som synes at alting skal måles

arbejder med social beskyttelse altså sosu assistenter

er dér er der færre eller flere på det område kan statsministeren oplyse

i de økonomiske planer fra venstres side og igen

offentlige forbrug er vokset med ti milliard kroner siden to tusind og

kunne undgås hvis venstre bare ville lægge en økonomisk

for én ting er sikkert nulvækst betyder

kørt lige siden januar

hvis statsministeren er statsminister så længe

og man har gennemført den her plan som vi har hjulpet regeringen med at lave

eller færre offentligt ansatte end da statsministeren blev statsminister

flere ansatte end hvis herre lars løkke rasmussen gennemfører sin nulvækst frem mod

meget klart

år tre milliard at lægge oven i vores offentlige sektor

det luksus men det er nok til at vi kan imødegå den demografiske udvikling der er men med venstres nulvækst

jeg tror folketingets formand indledte hele den her seance med at

vi så slog gækken løs og man kan da sige at hvis den har været slået løs på noget tidspunkt siden den startede

jeg synes også jeg vil rose statsministeren fordi statsministeren her ved

hun give klare svar det er jo fantastisk

positivt og glæde mig til de klare svar der nu kommer på mine klare spørgsmål

længe har forsøgt at få svar på og som jeg så får svar på i dag er jo i relation til det salg der skete af en del af dong til goldman sachs og som regeringen jo stod i spidsen for finansministeren stod i spidsen for jeg har tidligere i forrige spørgetime

så i dag det der så er sket i mellemtiden

præsidiet folketingets ledelse har gjort det klart

de spørgsmål vi har haft i den her sag faktisk har været dybt

i det svar som præsidiet har givet på den klage vi havde indgivet om regeringens håndtering fremgår følgende i den foreliggende sag altså dong sagen er det efter præsidiets opfattelse givet at oplysningerne om de enkelte tilbud ud over det

endte med at blive accepteret altså tilbuddet fra goldman sachs var og er af saglig betydning for finansudvalget altså

finansudvalg altså præsidiet siger at det var og er af saglig betydning at finansudvalget i folketinget får oplysning om

på dong end det tilbud der kom fra goldman sachs

spørge statsministeren her i dag om hun er enig med præsidiet i det

oplysninger ikke bliver videregivet til folketinget finansministeriet har så i det konkrete tilfælde vurderet at det det kan stille staten ringere og dermed skatteborgerne i en ringere situation fremover hvis man nu videregav oplysninger

så der er selvfølgelig stor respekt for præsidiets udtalelser men også respekt for finansministeriets

de tilbud der var på dong

af saglig betydning for finansudvalget som præsidiet skriver

så må det jo også betyde at finansudvalget kan få de oplysninger derfor

sikre at det der er af saglig betydning for finansudvalget

svar til efterretning samtidig med at man i denne konkrete sag ikke udleverer oplysningerne fordi det ville være til skade for staten

dem der skal byde på de her ting det er jo soleklart det er

får oplysningerne i fortrolighed men det her er jo ikke et spørgsmål om om

finansudvalget får dem i fortrolighed og dermed selvfølgelig også skal respektere den fortrolighed

i enighed altså det er jo de fem største partier

det er af saglig betydning for

får de oplysninger

sag

den her sag fik offentlig bevågenhed

så som på så mange andre punkter

den her sag helt fra begyndelsen og de har haft

sagde nej tak til at give en tilladelse

er mere miljøvenligt end kul er og derfor synes jeg

om der er skifergas til stede i den danske undergrund

skal det selvfølgelig foregå fuldt forsvarligt med hensyn til sikkerhed og miljø det er selvfølgelig en grundlæggende forudsætning for det her

der skulle foretage de her miljøvurderinger og der er

og sagen er nu så kompleks at

så affald de farlige

at ekspertisen er samlet

det kan vurderes men jeg

man laver de her forsøgsboringer efter skifergas

skifergas hvis man kan optage det af jorden fuldstændig miljømæssigt

en vej hen til den grønne omstilling fordi

er næsten tredive procent af deres energiforsyning der kommer fra biogas

i virkeligheden hele tiden undersøger hvordan vi leverer til vores energiforsyning både olie kul og gas

men

den seneste udvikling er jo at folketingets præsidium

flertal i folketinget i meget klare vendinger har kritiseret finansministeren for at udvise manglende tillid til folketinget og det er jo fordi finansministeren nægter folketinget at se afgørende dokumenter som kunne kaste lys over den her dong skandale det drejer sig helt konkret om alternative købstilbud venstres medlem af præsidiet

folketinget skal ikke behandles som børn der ikke kan forelægges fortroligt materiale citat slut jeg er fuldstændig enig

det handler om forholdet mellem regeringen og folketinget det handler om folketingets mulighed for at kontrollere og føre tilsyn med regeringens arbejde vi er altså inde ved hele grundlaget for folkestyret jeg synes ganske enkelt ikke det er acceptabelt hvis der skabes en præcedens hvor en minister kan afvise indsigt i afgørende dokumenter med henvisning til at han ikke stoler på folketingets medlemmer jeg vil gerne spørge statsministeren mener statsministeren ikke

dårligere i lignende situationer fremover og jeg synes man skal have respekt for det folketingets præsidium skriver

præsidiet i sit svar at der kan

tillid til folketinget fra regeringens side på et kommende samråd som enhedslisten har indkaldt til om den her sag og om præsidiets kritik forventer jeg da at vi kan samle et flertal i finansudvalget for at regeringen selvfølgelig skal fremlægge de her dokumenter som finansministeren på nuværende tidspunkt holder hemmeligt det forventer jeg fordi

præsidiet entydigt er kommet med en kritik præsidiet

et flertal i folketinget og jeg forventer naturligvis også at finansministeren følger de

det faktum at vores sundhedspersonale hvert eneste år bliver sat til at løbe stærkere

både sundhedspersonalet og patienterne er begyndt at råbe vagt i gevær de siger at

nytte noget at de hele tiden skal operere flere og flere at sygeplejerskerne skal

tage sig af flere og flere patienter hvad mener statsministeren

at vi hvert eneste år beder vores sundhedspersonale vores sygeplejersker vores læger vores sosuer osv om at løbe

stærkere er der ikke en grænse for hvor meget man kan effektivisere

det generelle billede i forhold

det er fuldstændig rigtigt at der er mange

orientering om deres sygdom som har brug for at tale med sundhedspersoner uanset hvilket stadie de er på i deres

som gerne vil være en del af

kontakt med sundhedspersonalet hvad enten de er indlagt på et sygehus eller

det meget for at styrke sundhedsvæsenet vi har i de seneste tre års økonomiaftaler som vi har lavet med regionerne og kommunerne

sundhedsområdet så der bliver råd til flere sygehusbehandlinger ny sygehusmedicin

opgaver for bundlinjen er jo netop

som jeg at man de sidste mange år når man har forhandlet om økonomi med regionerne der jo står for sygehusene har krævet at der skulle løbes to procent hurtigere på sygehusene hvert eneste år altså

en produktivitetsstigning

har fået tildelt en sur smiley af arbejdstilsynet på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø i nordjylland har arbejdstilsynet givet syv og tredive påbud for dårligt psykisk

af sygeplejerskerne mener ifølge en ny undersøgelse at arbejdspresset går ud over patientsikkerheden altså arbejdspresset går ud over patientsikkerheden

at vores sundhedspersonale skal løbe stærkere eller vil man sige

en grænse for hvor meget vi kan kræve at sundhedspersonalet

flere offentligt ansatte

i vores sundhedsvæsen over de seneste år og det understreger jo at

også kommet flere ansatte i det danske sundhedsvæsen de løber stadig hurtigt

er blevet betragtelig bedre så det er jo ikke bare et spørgsmål om at hvis man effektiviserer og gør det smartere

bliver arbejdsmiljøet ringere vejle sygehus er et godt eksempel på at man går i den modsatte retning og det skal vi da bare have mere af jeg havde håbet på at der blev udskrevet valg

selv synes det er på tide for vi kan egentlig godt vente i liberal alliance men men stemningen er jo ligesom til

en række besserwissere til stede oppe på tilhørerpladserne

muligheden for at overraske og udskrive valget før sommerferien jamen

jeg tager altid fejl i forhold til udskrivningen af valg og jeg håber også

jeg tager fejl den her gang nå men lad os

spørgetimen kan vi ikke få nogle bud fra statsministeren på hvad statsministeren har af planer

vi jo fået en diskussion om hvad der er sket under

færre offentligt ansatte det vi ved er at med de planer der er lagt frem de ting der er vedtaget har danmark udsigt til den sjettelaveste vækst i

tredive vi har haft den fjerdelaveste vækst

sjettelaveste vækst frem til og tredive

ikke på tide at få lagt en reformplan som får os væk fra at være et lavvækstområde et lavvækstland

op i en superliga

det går meget bedre med beskæftigelsen så

måde er vores vækst jo inde i et rigtig fornuftigt spor men regeringens holdning er også at der skal være balance i tingene og det vil sige at

på at udvikle vores velfærd det er ikke mange penge men det er nok til at vi kan klare den demografiske udfordring og til at vores velfærd på prioriterede områder kan blive bedre i årene der kommer

lang tid regeringens plan

er vi ikke mere end i en situation hvor vi har udsigt til sjettelaveste vækst så lad os vende det om og sige at

nye tiltag altså skal røres ved efterlønnen

førtidspensionen så vi ikke har så mange mennesker på førtidspension men kan få dem ind på arbejdsmarkedet så kan vi jo vende det rundt

udgangspunkt i liberal alliances bud for det er jo rigtigt som statsministeren siger at vi har lagt et forslag frem og finansministeren har regnet på det og konkluderede at det vil øge beskæftigelsen

og halvtredstusind i den private sektor hvorfor

konkret der er så ubehageligt ved at øge beskæftigelsen i den private sektor med ifølge

og halvtredstusind det er jo et meget meget substantielt tal et højt tal

har forudsigelserne været efter vækstpakkerne at det vil give et øget bidrag på omkring tusind

to tusind i øget beskæftigelse i

meget meget store skattelettelser til de allerhøjeste indkomster og den anden del af det er jo at det vil betyde drastiske nedskæringer i den offentlige sektor

der vil være halvfemstusind færre ansatte i den offentlige sektor

godt kan se at det kan blive rigtig vanskeligt at undvære hver tiende kollega og det er jo dybest set det liberal alliance lægger op til

desværre ikke men det siger sig selv og det tror jeg de fleste kan regne ud at færre ansatte i så stort et tal som liberal

brede det ud over resten af den sektor følge regeringens egen produktivitetskommission som siger at bare ved at lave best practice altså

inspireret af for eksempel vejle sygehus så kan man hente den effektivitetsforbedring som svarer til

og fokusere dem i den varme sektor

det er regeringens egne tal det er regeringens egen kommission der har sagt det her det er ikke mig der går og påstår det men pointen er jo så stadig væk til sidst

så ikke være med til halvfemstusind færre i

sektor via naturlig afgang selv om gaven

og halvtredstusind flere i den private sektor i øget beskæftigelse altså en nettoforøgelse samlet

øget beskæftigelse i danmark det siger statsministeren nej til

ikke hørt begrundelsen endnu når nu vi bygger på regeringens egne tal og stadig væk mangler jeg og

regeringens eget bud på hvad man selv

ambitioner men der aldrig noget konkret desværre

af de offentligt ansatte og så kommer der også flere ansatte i den private sektor

man går i gang med effektiviseringer i den offentlige sektor

at man på mange områder i den offentlige sektor skal vende hver

effektivisere for firs milliard

når man mangler hver tiende ansatte i den offentlige sektor jeg tror at de

andre ud over herre anders samuelsen kan se at det ganske enkelt ikke

lidt løs hvis jeg skal være ærlig

så også statsministeren synes at det er sjovt at være i spørgetimen jeg

forarge rigtig mange herunder også mig selv at

islamisk stat og kæmpe imod danskere og

imod danske og vestlige værdier

havde fundet frem til otte og tyve hellige krigere med danske overførselsindkomster i ryggen

i februar om at indføre forbud

rejser ind i de her terror og krigshærgede områder i syrien og nordirak dengang stemte statsministeren og regeringen imod forslaget

nu vil være med til at sætte hårdt mod hårdt og forbyde hellige krigere som endda modtager dansk kontanthjælp

passet fra de unge mennesker som er på vej af sted

tage ned og kæmpe sammen med is det er vanvittigt og vi skal gøre at stoppe det hvis man så samtidig får sociale ydelser

absurd at det finder sted og det tror jeg at alle er helt enige i

hvis man får sociale ydelser og

anden form for hellig krig skal det naturligvis stoppes omgående

islamisk stat og udenrigsministeren erkender jo at vi

det konservative folkeparti siden oktober sidste år har f seksten fly været på vingerne mere end tre hundrede gange og det er rigtig godt og det er rigtig vigtigt det er også vigtigt at forlænge det danske bidrag det mener vi i hvert fald

have soldaterne dernede til at uddanne de irakiske sikkerhedsstyrker

vi fra dansk side har ydet sammen med vores allierede

har formået at holde isil tilbage igennem flere måneder

at holde isil tilbage i irak og

det hele værd det er jeg fuldstændig enig i

vi skal forlænge deres mandat

udelukke at vi skal det er meget muligt at vi skal det

at venstre og konservative allerede nu har meldt så klart ud at det mener

får adgang til relevante oplysninger

ser man jo faktisk at det er oplysninger som skal igennem skat

derefter kan hente oplysningerne hos

ser forslaget som et skridt i den rigtige retning der vil styrke muligheden for at profilere potentielle smuglere i forbindelse med toldkontrol

til at handle om kampen mod toldkontrol

hvorfor er det pludselig at det er skat som skal inddrive de her oplysninger og hvorfor er det ikke pet

over for det her forslag stadig

de her passagerregistre

meget glad for at vi har fået lovforslaget fremsat jeg håber også vi kan få det vedtaget

det som både konservative og venstre har sagt tidligere om det her forslag vil betyde at vi kan få det her forslag vedtaget det er et utrolig vigtigt redskab i forhold til

rejsevaner både i forhold til identitet og pasoplysninger og helt ned til hvem de rent faktisk rejser sammen med det vil sige

en intensivering af vilkårlig masseovervågning

af helt almindelige menneskers rejsevaner det er selvfølgelig noget

selvfølgelig nødvendig overvågning af borgere

en begrundet mistanke og så til

fuldstændig vilkårlig masseovervågning af fuldstændig lovlydige borgere i danmark

vores telefoner og vi ser altså et skred

den måde vi håndterer

hvert fald avisens formulering i overskriften at danmark var i gang med at blive verdensmester i

høre statsministeren om det virkelig er regeringens intention

mod os i den vestlige verden og derfor bliver vi nødt til at tage redskaber i brug

passagerlister en adgang vi har haft på anden

afgørende man kan sagtens være imod man kan sagtens være imod de her forskellige tiltag

jo så ikke den eneste der er bekymret for er at der er en lang række

borgernes rettigheder og retlige og indre anliggender jan philipp albrecht og nu citerer jeg

det er et åbent brud på grundlæggende rettigheder at masseindsamle og opbevare passageroplysninger det har ingen gang på jorden mit spørgsmål til statsministeren er selvfølgelig om det ikke er paradoksalt at med ambitionen om at beskytte

sælger vi ud af dem

at vi ikke tør gå ind i de diskussioner om hvordan man gør det mest effektivt der er

redskab i forhold til at finde ud af om potentielle terrorister

og derfor håber jeg selvfølgelig at vi kan få et flertal for det her i folketinget det er

at indføre de her nye tiltag om borgernes rejseaktiviteter hvis man ellers ønskede at opfange mistænkelige rejsemønstre det var

så tæt på borgerne hvad er holdningen fra

at det her overhovedet ikke er nødvendigt hvis man ellers ønsker at opfange mistænkelige rejsemønstre

er man nødt til at have den her måde at gå ind på

til at finde en måde det kan foregå på så det her er altså et vigtigt

at vi kan gå hårdt op imod

to og halvtreds af nikolaj villumsen søren pind jacob lund lone loklindt holger k nielsen mette bock

misforståelse i udvalget herre søren pind er ikke medforslagsstiller her kan jeg høre på tilråbene vi stemmer om det alligevel og

fire og tres imod stemte

der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

i sin enkelhed om noget så banalt som at politikere skal have den samme pensionsalder som

i folketingssalen som tilsiger at vi skal kunne gå på pension før alle andre så handler det om

skal have siddet i hvert fald to år på ministertaburetten før man får adgang til de meget gunstige vilkår som det udløser at man ikke skal kunne optjene de vilkår så hurtigt som i dag

så man ikke kan få mere end en halv million

handler også om noget så fuldstændig grundlæggende som at man ikke også skal kunne få pension mens man render rundt og får løn som folketingsmedlem som

der sender nogen på fattiggården

reelt bringer den samlede politikerstand ned på nogenlunde de samme vilkår som en gennemsnitlig lønmodtager i danmark det er ikke noget voldsomt det er egentlig ikke særlig indgribende og det er i hvert fald slet ikke urimeligt alligevel

fordi et flertal

sine stemmer hos en såkaldt vederlagskommission som består af tidligere politikere og nogle bureaukrater og som med al sandsynlighed vil komme frem til at politikere af en eller anden mystisk årsag har fortjent at få endnu mere gunstige vilkår end

at lige præcis den kommission ikke har fået den samme begrænsning som dagpengekommissionen altså at man

må der gerne bruges flere penge når det kommer til arbejdsløse

er kassen er tom det er ansvarsforflygtigelse så det basker

sin bevidsthed hvis man nu stemmer nej

bare at gøre det tilnærmelsesvis mere forståeligt for den jævne dansker

det er som om tasterne er lidt trægere i dag synes jeg end de plejer at være for stemte fem og tyve imod stemte syv og halvfjerds

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

for stemte halvtreds imod

vedtaget med en hundrede og to stemmer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

pause mens samtalerne flytter ud af folketingssalen

en ændring af universitetsloven forslagsstillerne begrunder forslaget med at det er meget væsentligt for grænseregionernes fortsatte udvikling at danske universiteter får mulighed for at finansiere udbud af fag på de udenlandske nabouniversiteter der ligger i grænseområdet

få mulighed for at tage fag udbudt på disse universiteter

først og fremmest menes det landfaste

men jo også at det skulle være en mulighed i for eksempel øresundsregionen de økonomiske konsekvenser af

på den grundlæggende præmis

vi har om at uddannelse skal udbydes i danmark for at modtage tilskud fra den danske stat det er en præmis som i to tusind og fem blev præciseret i universitetsloven af daværende videnskabsminister helge sander

jeg synes faktisk at man skal tænke sig rigtig godt om inden man ændrer på den øget internationalisering på uddannelsesområdet er vigtigt for danmarks muligheder for at drage fuld nytte af globaliseringens muligheder for at skabe job og vækst der tror jeg vi er helt enige internationalt uddannelsessamarbejde er med til at løfte kvaliteten af de danske uddannelser og uddannelsesmiljøer og det forbereder de studerende godt til det globale arbejdsmarked det sker især i en gensidig udveksling af studerende i kraft af udvekslingsaftaler eller i egentlige fælles uddannelser udbudt i samarbejde mellem to eller flere institutioner på tværs af grænserne

mener jeg på en måde

viden og kompetencer går begge veje

er en gevinst for de danske studiemiljøer og for de studerende i danmark som ikke tager et studieophold i udlandet samtidig vil jeg selvfølgelig

det regionale samarbejde i grænseregionerne kan jo i

til at gavne udviklingen i området

kan styrke væksten i regionerne gennem en udvidelse af det regionale arbejdsmarked

fokus som regeringen havde da man netop indgik

vækstpartnerskabsaftalen for to tusind og femten

hen over den dansk tyske grænse regeringen har

hvori parterne har forpligtet sig

som led i den her forpligtelse har vi blandt andet allerede indledt en dialog med uddannelsesinstitutionerne i grænseregionen om hvordan vi i fællesskab kan finde en løsning på de ønsker til uddannelsessamarbejde som parterne har jeg synes

universität flensburg

på tværs af grænsen det er min opfattelse at

og dermed ikke kun for studerende fra danmark og tyskland

som har uddannelsessamarbejde med tyske uddannelsesinstitutioner

og med de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner i grænseregionen

model en incitamentsstruktur

at uddannelsessamarbejdet sker ved en reel udveksling

understøtter vi jo også at viden og kompetencer går begge veje i det samarbejde

de danske studiemiljøer og for de studerende i danmark

som ikke tager et sådant studieophold jeg er sådan set enig med forslagsstillerne i at vi

i grænseregionerne jeg mener at vi bør

uddannelsesinstitutionerne i regionen som vi har startet og forpligtet os til gennem erklæringen inden vi

skulle gribe til lovændringer men jeg vil selvfølgelig

tæt orienteret om

rigtig frugtbar og som sagt lige sat i gang så på baggrund af de synspunkter som jeg synes jeg har været igennem her

stoppe sit tilbud i flensborg og det vil være interessant hvis ministeren også kunne forklare

nu skal valfarte til sønderborg for at modtage den undervisning de ellers ville have fået i flensborg hvis man kunne finansiere undervisningen i flensborg så hvilken fordel er der

de nu skal tage til sønderborg og hvad er det præcis for nogle initiativer ministeren vil tage for at styrke det grænseoverskridende samarbejde

gældende ret over for syddansk universitet

som de hører til men vi er

tyske samarbejdspartnere der er afholdt en række

meget oplagt de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner i i regionen sådan

det kan bare ikke være på en måde der ikke overholder gældende ret og sådan

imødekommenhed fra ministerens side her er jo et konkret eksempel hvor man netop kunne vise at man har respekt for at forholdene er lidt anderledes i en grænseregion

vil kun rose ministeren for at der foregår en masse møder og at man har en god dialog

kommer noget ud af det jeg fik ikke svar på om der var nogle konkrete initiativer på vej

grænseregionen og her kunne man altså meget nemt med en ændring af loven sige at selvfølgelig

lavet en gennemgribende vurdering af de økonomiske konsekvenser af

betyde at andre vil kunne gøre de samme ting altså at det vil blive muligt at udbyde

så vil man skulle lave en geografisk

det vil også være afhængigt af hvor mange pladser der udbydes og hvor populære de udbud

vil være populært

danske uddannelser i i sverige

fald skulle afgrænses meget betydeligt jeg tror ikke at det er en farbar vej at gå jeg tror at den farbare vej at gå er at søge det uddannelsessamarbejde som jeg er helt enig med spørgeren i vi skal og få etableret nogle konkrete uddannelsessamarbejder

eller flere uddannelsesinstitutioner der indgår i samarbejderne

de lande der indgår bidrager

meget bevidst om hvordan

det undrer mig meget at jeg står med en minister fra et parti som i den grad har værnet om den særlige situation der er i det syddanske

om ministerens forklaring en gang til hvordan kan det være at man ikke engang vil være åben for at vi får lavet den lov

dengang man havde ministerposten for netop at indskærpe

lade sig gøre og så nu ønsker at det

tale om en konstruktion hvor der alene undervises

i flensborg på de pågældende uddannelser

ved samarbejdet fordi det skal være et gensidigt samarbejde der bidrager til uddannelsesmiljøet i

er venstres tilgang

at sdu får mulighed for at udvide samarbejdet med flensborg universitet ligesom jeg

danske universiteter og i øvrigt professionshøjskoler og erhvervsakademier som har lige så stor interesse i de her ting får mulighed for at udvide det samarbejde jeg synes faktisk

princip som helge sander indførte

andre og nye veje men jeg synes ikke at vi skal derhen hvor det bliver et princip at vi finansierer danske uddannelser i udlandet for

anledning til også at diskutere hvorfor de videregående uddannelser er vigtige og særlig også i et både

nogen tvivl om at er der noget der ligger den her regering

er det selvfølgelig uddannelse som er en af vores højeste prioriteter vi vi har også taget mange initiativer

jeg da gerne imødekomme forslagsstillerne som jeg går ud fra primært tænker på vores tyske nabo

skal blive dygtige til at udnytte

vil jeg lidt i tråd med det ministeren allerede har været inde på sige at

er nogle udfordringer ved det beslutningsforslag der ligger her jeg har ærligt talt lidt svært ved at se hvad det er for nogle afgrænsninger der ligger både i forhold til geografien

så lægge kræfter i at udbygge det samarbejde der er

bedre i fremtiden men jeg synes

et forslag som pålægger regeringen

ændre en lov uden at vi i virkeligheden

de har fået indskærpet af ministeren

økonomien jo den samme fordi de studerende i stedet for at få deres

i sønderborg jeg spørger bare

at vi skal se på vi kan gøre bedre hvad er det så for nogen udspil socialdemokratiet kunne tænke sig

samarbejde mellem de studerende men det forslaget her

at du laver et mere rent snit hvor du kan have sdu der

set finansierer uddannelse i flensborg uden at der i realiteten er nogen danske studerende involveret

der hvor vi synes det er mere hensigtsmæssigt at der sker en gensidig vidensudveksling

komme fra sdu jeg må være ærlig og sige at

modtaget en eneste henvendelse fra sdu i den her sag hvilket undrer mig en lille smule

men men jeg vil da stadig væk gerne positivt tilkendegive

men vi er usikre på hvor afgrænsningen af det forslag

er

universität flensburg som har været etableret med et udbud

af dansksprogede uddannelser i flensborg det burde der naturligvis også være mulighed for fremadrettet der er naturligvis mulighed for at tage uddannelse i danmark og de aktuelle fag vil efter de nugældende regler kunne udbydes i sønderborg men i mener vi at på samme vis som vi understøtter at er danske skoler og gymnasier

videregående danske uddannelser

bør vi drøfte det her forslag ganske seriøst når vi ser på de ministerforslag der er afgivet

den lille problematik at det ikke lige er lovligt for danske universiteter at

det er en detalje som vi naturligvis må have set på generelt er det en fornuftig regel at danske universiteter ikke frit kan udbyde undervisning i udlandet betalt af den danske stat

burde der faktisk være mulighed for dispensation når der ses på det specielle

der gælder i forholdet mellem danmark og tyskland

på de her områder derfor glæder det mig da også

håber vi selvfølgelig at vi videre i udvalgsarbejdet kan se på hvordan de muligheder kan dannes og skabes

skabt de bedste muligheder

er det også som det også er blevet redegjort for af tidligere ordførere

tilbydes i danmark for at man kan opnå tilskud

slå fast at det naturligvis er vigtigt at vi i danmark satser på en øget internationalisering inden for uddannelse

socialdemokratiske ordfører glade for de initiativer der er taget i forhold til at styrke det dansk tyske samarbejde også om blandt andet uddannelse på flere niveauer

kan man sige allerede netop gode eksempler på at der bliver samarbejdet

institutioner på tværs af grænser eksempelvis samarbejdet mellem syddansk universitet

jo selvfølgelig og jeg kan heldigvis også høre at det er sådan det er hele raden rundt

at uddannelsessamarbejde på tværs af grænserne er vigtigt og at det er særlig vigtigt

tværs af den dansk tyske grænse vi mener også bare at det skal ske på den rigtige måde sådan rent tilskudsmæssigt

udbudt i danmark så udløser tilskud fra den danske stat og at danske og tyske

der ligger kan radikale venstre

bekende sig til dansk eller tysk nationalitet og kultur i grænselandet står det derfor

og at det ikke må efterprøves af hverken regeringer eller andre magthavere i dag har danmark et godt samarbejde med tyskland og man har for eksempel

region syddanmarks partnerskabsaftale med slesvig holstein som blandt andet gør det nemmere for syddanskere og nordtyskere at udnytte mulighederne på både det danske og tyske arbejdsmarked også inden for uddannelsesområdet arbejdes der på at styrke samarbejdet på tværs af grænsen i nitten

en og halvfems indgik syddansk universitet et grænseoverskridende samarbejde med europa

sdu taxametertilskud for de fag som de udbød

flensborg det blev der desværre sat en stopper for da styrelsen for videregående uddannelser i henhold til universitetsloven fandt at uddannelserne ikke

at både undervisning og eksamen

må man nok sige konsekvenser at universiteterne har måttet tilrettelægge deres samarbejde om undervisningsforløb sådan at de studerende skal transporteres fra flensborg til sønderborg til de fag som udbydes af sdu

men det er bare ikke en holdbar løsning for et moderne samarbejde derfor vil jeg kraftigt appellere til at der udarbejdes en løsning så vi hurtigst muligt kan få undervisningen tilbage på

det vil være til fordel for både de studerende

for det lokale kultur og erhvervsliv

min forventning og jeg havde nok også håbet at vi havde indledt den her drøftelse i

så kunne vi også der have hørt

også forstå på ministeren og at

hvordan man vil tage hånd om den her situation til gavn for de studerende til gavn for de involverede uddannelsesinstitutioner forskningsinstitutioner og også for det omgivende samfund

jeg forventer at der er

stemme for forslaget da der her heller ikke overhovedet er oplyst om nogen som helst former for finansiering eller noget men vi støtter intentionen og ser frem til at blive involveret i hvad det er

som vi ser på de videregående uddannelser i i andre lande end danmark når danske universiteter skal til at udbyde

med positiv opmærksomhed fordi vi synes vi mangler nogle nogle svar fra venstre i forhold til den måde forslaget er skruet sammen på for det første

i forslaget skal hænge sammen

sådant samarbejde ikke kan køre inden for

sige de almindelige markedsprincipper altså hvis der er en efterspørgsel i flensborg efter dansksprogede kurser hvorfor

sådanne kurser det tænker jeg må kunne må kunne løses i

helt almindelige samarbejde imellem universiteterne og de andre institutioner der nu arbejder i grænselandet så uagtet at vi

positive over for den her slags forslag

arbejder sammen og har en masse samarbejde på tværs

det fremmer vi jo og det ønsker vi at fremme så derfor må man sige at den spærring der ligger jo er noget forældet i forhold til den situation vi har opnået i regionen vi støtter som det er blevet sagt danske skoler og gymnasier i sydslesvig

glæde af at der er en danskundervisning og

universitet sdu kan levere danskundervisning og litteraturundervisning på universitetet i flensborg

udgiftsneutralt i forhold til at de ellers skulle til sønderborg som fru eva kjer hansen har gjort opmærksom på over for ministeren der er jo også en

der står udtrykkeligt at det skal være udbudt på de universiteter af et dansk universitet fra samme grænseregion det vil sige

jeg synes det er forkert at forhindre sdu i at udbyde danske kurser på universitetet i flensborg både det danske mindretal og det tyske flertal har jo gavn af en dansk tysk påvirkning og en intensivering af kulturkendskabet og kulturudviklingen i

i forvejen har vi jo danske lektorer i udlandet i paris i rom

i paris i sin tid i min pure ungdom

kan lægge for i flensborg og jeg synes at så må man revidere loven så det kan opfanges det er vi jo i stand til prøv at se på alle de love

vi sidder og reviderer hver eneste dag altså vi sidder og trykker

meget om at vi styrker det udsyn og den indsigt det kan give at man samarbejder hen over den nationale grænse

til udviklingen af grænseregionerne og dermed gøre det mere attraktivt

have sit virke i de områder så tak for de meget klare tilsagn om at vi skal se på

vi kan styrke mulighederne for at tingene kan lade sig gøre hen over grænsen der var så

om det her nu skulle kunne lade sig gøre og jeg må sige til fru merete riisager at det meget klart fremgår af den korrespondance jeg har haft

man ikke finansiere den undervisning som

tilbød i flensborg hvorfor man så simpelt hen har måttet tage de studerende og nu give dem undervisningen i sønderborg

også derfor der ikke er gjort mere ud af økonomien i det

i stedet for at man finansierede det i flensborg finansierer man det i dag i sønderborg men jeg vil gerne kvittere positivt for at ministeren trods henvisningen til de her ti år gamle regler

ønsket om at lave nogle lidt anderledes tilbud end dem de måske lige har været vant til i området netop i en erkendelse af at nu kan mere lade sig gøre og at vi får en anden form for samspil med hinanden og derfor skal vi også være indstillet på

ministeren sagde at hun godt ville kigge på nye og andre veje og jeg håber at det så kan blive til at man kan finde en løsning blandt andet i forhold til det her konkrete

har måttet flytte deres undervisning

og det arbejde der gøres i ministeriet med hvad det er for nogle nye

andre veje altså hvordan man kan skrue modeller sammen der håber jeg at vi vil høre fra

i forhold til alle de positive tilkendegivelser om at styrke det grænseoverskridende samarbejde og netop som ministeren nævner den nylig underskrevne ministererklæring hvor man har forpligtet sig på en styrket dialog er at der også bliver fundet nogle løsninger at der kommer nogle konkrete skridt der går i den rigtige retning og viser befolkningerne i området at vi også mener det alvorligt og at vi får gjort noget ved tingene jeg vil gerne i forhold til jens henrik thulesen dahls indlæg sige

ministeren var lidt skeptisk over

sagde så så hvis en dispensationsmulighed

gøre at vi åbner op og så langsomt tager nogle skridt i den retning og får noget erfaring så er det også fint med mig det der er helt afgørende er at vi ikke bremser for nye initiativer at vi ikke hindrer en udvikling i grænseregionen der kunne gøre det mere attraktivt men at vi netop er villige til at se med friske øjne på

jeg synes også fru annette vilhelmsen

om det her beslutningsforslag at man på en eller anden måde bare får fundet en løsning så vil det være tilfredsstillende

der har undervisning i det nære grænseområde

det ved jeg ikke jeg kender ikke regnestykket men det principielle er jo at man kan tilbyde den her undervisning lidt uafhængig af om det lige netop foregår på dansk jord eller ej og så synes jeg at det jo er meget klart i beslutningsforslagets

gøre det muligt for danske universiteter og jeg citerer i grænseområder at finansiere udbuddet af danske universitetsfag på nabolandes universiteter som ligger i grænseområder til danmark

tyskland og sverige jeg er bekendt med at der også for eksempel i forhold

i forhold til den her lovgivning

jeg synes det ville være oplagt at se på mulighederne for at styrke samarbejdet i grænseregionen men jeg vil jo være åben over for at høre hvad der ligger socialdemokraterne på sinde og hvilke

det de for uddannelsernes økonomi fordi undervisningen både på skoler og gymnasier og undervisningen og forskningen på de videregående uddannelser hvert år

skal aflevere to procent af deres tilskud jeg tror det er sådan det er er formuleret i praksis

forslagsstillerne er det ikke muligt at finde besparelser

at forslagsstillerne er af at der sker en årlig besparelse

uddannelsesinstitutionernes tilskud på to procent men det er jo ikke

jeg er sådan set meget optaget af at der ikke sker besparelser på uddannelsesinstitutionerne det er vigtigt at de har stabile bevillingsvilkår

planlægningen har en længere horisont og dermed kan understøtte kvaliteten det har regeringen netop også understreget ved at fastholde en tre

og det har vi gjort gennem hele regeringsperioden

ressortområderne det betyder jo konkret at undervisnings og uddannelsesområdet er undtaget fra det årlige effektiviseringskrav på

bliver placeret i omstillingsreserver under de to ministerier og herfra udmøntes de så til institutionerne

ske gennem taksterne eller ved særlige tilskud til prioriterede områder

samtidig sikrer omstillingsbidraget at der sker

en tilskud som staten giver til til undervisnings og uddannelsesinstitutionerne

må man sige historiske bevillingsniveauer uden stillingtagen til

og helt til de områder der har bidraget vi har med finanslovsforslagene fra

femten tilbageført omprioriteringsbidraget

i henholdsvis § nitten og § tyve i finansloven

der sikrer at omprioriteringsbidraget bliver på området og altså ikke medfører

det her forslag mit spørgsmål til ministeren er

ikke korrekt forstået

på for nogle af midlernes vedkommende og det har vi gjort med den her

færdiggørelsesbonus som det er rigtigt universiteterne

for en del af midlernes vedkommende får hvis de lever op til de krav som en bred forligskreds

der er sparet fra sektoren for de bliver tilbagebetalt hvis man lever op til de krav som

derfor synes jeg ikke man kan sige at universiteterne bare har fået færre penge de kan budgetlægge

vi har prioriteret at pengene følger hver eneste nye hoved

samlede finanser

synes fra venstres side at jeg gerne vil kvittere for

med en fælles budgetlov også har sikret om end det kan være fristende om end det godt kan kickstarte

rammerne enhedslisten

jo i sig selv en nyskabelse som i bedste fald kan virke temmelig overflødig da et hvilket som helst flertal jo under alle omstændigheder i folketinget kan vedtage noget helt andet

derimod kan man anføre

har lavet budgetloven som binder folketinget inden for nogle rammer for hvor vildt vi kan gebærde os i

men det skyldes jo de eu konvergenskrav som vi skal leve op til for at imødegå

et eventuelt økonomisk sammenbrud i europa som sådan men da i høj grad også i

egen økonomi enhedslisten foreslår konkret at folketinget fjerner den såkaldte grønthøster et udtryk

og derfor vil jeg gerne benytte det

på lovgivning som forpligter os i forhold til finanslovene

har det med at fluktuere der kan ske pludselige ændringer og enhver regering som er ansvarlig skal jo også kunne lægge et

frem med de prioriteringer som den regering nu har af politik

for at man kan stemme på dem man er mest enig med

man er jo finanslovspart man kunne jo kræve grønthøsteren fjernet

har forsøgt sig med det men man ikke lykkedes med det

set kun et eneste formål og det er at illustrere over for borgerne hvad enhedslisten har af gode ambitioner for

og jeg er ikke i tvivl om at når vi skal i valgkamp om ganske kort tid

vi høre enhedslisten over for de unge studerende de unge gymnasieelever sige vi har jo i folketingssalen foreslået at vi fjernede

omprioritering pulje eller hvad man nu ellers måtte kalde det

vi er nogle der tager den økonomiske politik meget

for at den offentlige sektor ikke vokser ud over det den allerede har gjort og dermed er verdens største og at vi i stedet skal satse på vækst i den private sektor

at benytte et eventuelt blåt flertal efter efter næste folketingsvalg til at gennemføre de prioriteringer som

samfund og derfor kan vi i venstre ikke støtte enhedslistens

den her mekanisme har vi altid været

heldige situation at det var gået op for partiet venstre at det her er en meget uholdbar måde at lave uddannelsesøkonomi på det er så desværre ikke tilfældet kan

set har en regering der prioriterer uddannelse og at de her midler

tilbage i systemet vi har været igennem en række finanslove som har været svære

og stemme for tre ud af fire af dem

der gør sig illusioner om

og forskning fordi vi mener at det er fuldstændig essentielt

selvfølgelig ikke støtte det her forslag som

strider imod de finanslove som

ordfører at forholde sig til forslaget i stedet for at forholde sig til enhedslistens position i den kommende valgkamp mit spørgsmål til herre jeppe bruus er

af enhedslisten

set ikke ændret holdning til vi mener det er en uholdbar måde at finansiere uddannelserne på og derfor

at ændre mekanismen jeg kan forstå at socialdemokraterne

at give institutionerne et taxameter for

derefter at tage to procent

det handler om den måde man nu prioriterer midlerne på

overordnede prioritering foregår i forbindelse med finansloven finansloven har enhedslisten stemt for tre ud af

kan ikke se andet i det her lovforslag end at man skulle fraskrive sig en mulighed for at lave den prioritering

anser for nødvendige investeringer og nødvendige prioriteringer af midlerne

det er der selvfølgelig ikke nogen her der vil det ville da være være tåbeligt det man gør med det her er jo at man siger at vi har en vis ramme så tager vi lidt ind og diskuterer hvordan man bruger dem man kan vælge at lægge dem tilbage igen det ville være rigtig rigtig dejligt hvis vi havde mange flere penge jeg ville da rigtig gerne kunne finde mange flere penge til undervisning til videregående uddannelser til forskning så vi ikke behøvede at prioritere i det vi

her diskussion bliver så malplaceret det jeg kan se frem til er at vi inden længe på et bredere plan kommer til at diskutere taxametersystem kommer til at diskutere hele finansieringen af uddannelsesområdet

mulighederne for at lave prioriteringer samtidig med at man også sikrer

og de finanslove der har været de sidste år

derfor ser vi frem til de diskussioner men men det konkrete forslag

vil jeg hellere henvise til næste gangs finanslovsdebatter

tilbageføres til uddannelsesområdet

ikke tale om en reducering eller

giver meget god mening at man inden for det samlede uddannelsesområde kan prioritere udvalgte områder

med uddannelsesområdet så det er det jeg forholder mig til lige her

er danmarks vigtigste råstof og viden udvindes

uddannelse skal danmark i fremtiden forblive en af de førende vidensnationer

tiden ser kritisk på vores uddannelsessystem og det er helt afgørende for uddannelsesniveauet og innovationskapaciteten at den hele tiden styrkes og forbedres det er uddannelsessystemets fineste opgave at skabe de bedst mulige rammer for at den enkelte kan udfolde sit potentiale og sine kvaliteter under uddannelsen

vis vi har generelt en høj kvalitet og vi har dygtige engagerede undervisere og forskere en af de ting der gør at vi i danmark ligger i førerfeltet i forhold til uddannelse er at vi forsøger at balancere kvalitet og kvantitet der findes nogle som vil hævde at fremdriftsreformen i højere grad et udtryk for kvantitet frem for kvalitet

men

og ser på de konkrete problemer der er i fremdriftsreformen

skal vi selvfølgelig kunne håndtere så vi må ikke kun tale økonomi og gennemførelsestid vi er nødt til også at se på de konsekvenser det har for uddannelseskvaliteten

bag enhedslistens forslag selv om det

besparelser generelt styres ud fra en grønthøstertilgang men det her er jo heller ikke penge der tages fra det samlede område

via omstillingspuljen fører penge tilbage igen det er ærgerligt men det er nødvendigt og det har det været for at vi i danmark

ser på alle de områder som vi arbejder med og det er selvfølgelig også på uddannelsesinstitutionerne

at det bør være op til de enkelte uddannelsesinstitutioner hvordan de mener besparelserne skal gennemføres noget af det

og hvornår vi konkret tager fat og drøfter grundtilskud taxametertilskud socialt taxameter

tilgang til det beslutningsforslag her fra enhedslisten er at vi ikke støtter det

og hvis det kunne lykkes at få ministeren til

fremlægge en status

så er vi sådan set noget mere optaget af det end af en

politisk markering så beder jeg også om at vi når vi drøfter

hele tiden husker at uddannelse og forskning herhjemme handler om mere end universiteterne

de implikationer det har for erhvervsakademier professionsuddannelser

hvis man gjorde det

ville det betyde en nettoforøgelse på ti procent i basismidlerne og det ville være noget

kunne mærkes ude på universiteterne

er de ressourcer der kommer ind

der siger noget om hvor meget kvalitet der bliver skabt på universiteterne der er også mange andre faktorer der er afgørende for

hvor meget god undervisning og forskning man kan

de administrative lag

i for høj grad faciliterer at man faktisk

de regler vi beslutter herinde som betyder at man skal

lag der er så det kan vi ikke undsige os et ansvar for

vi har vedtaget herinde og som liberal alliance også selv

simpelt hen er en fejl

beregning eller de beregninger der er lavet

offentlige finanser med mere end to milliard kroner det

er svært at se når man kigger ud over universiteterne

temmelig ødelæggende for universiteternes arbejde og også

i ansøgninger om om undtagelser fra loven og det viser sig at den er

blevet et bureaukratisk helvede og det må vi simpelt hen tage alvorligt så på den måde kan man altså også

at holde fast i en lov som vi må sige simpelt hen ikke fungerer efter hensigten hvad kan man ellers gøre for at give universiteterne noget mere frihed og dermed også

ved at der ligger den ene ansøgning efter den anden

det med at blive selvejende er

vigtigt at alle de institutioner der ønsker det alle de

på universitetet og som ikke

sige når man kigger på for eksempel færdiggørelsestaxameteret at det i hvert fald ikke

lige så snart der kommer en anden regering på et tidspunkt

kigget på fordelingen af ressourcerne mellem universiteterne for det det er jo sådan at nogle universiteter får mere end andre jeg undrer mig altid over når jeg kigger på cbs som er et meget anerkendt

at de ressourcer der tilflyder dem er så ringe i forhold til mange af de andre universiteters det bør vi også lave om på

bureaukrati selveje frihed ansvar og så videre

op med regeringen under forhandlingerne så det er jo et forslag

vi har også hørt ministerens svar det har været utrolig klart at forslagsstillerne

pengene bliver jo inden for systemet igennem omprioriteringen og vi går ind for omprioritering der er ikke noget der kan fungere uden at man omprioriterer jeg har selv som minister lavet omprioriteringspuljer og det er da for at fremme kvaliteten og dynamikken i et system vi har ikke noget man effektiviserer og der bliver så effektiviseret på

vi er meget optaget af kvaliteten i uddannelsen og forskningen det er klart for det

jeg hørte her i morges at vi ligger

et derfor foreslår vi regeringen

lidt over en procent så siger vi lad os dog

procent af bruttonationalproduktet og se på prioriteringskommissionens arbejde i den forbindelse

som overhovedet muligt og det vil vi også arbejde med når valget er overstået og vi skal lave vores egen finanslov der vil vi arbejde for at styrke forskning forskning og undervisning men det her forslag fra enhedslisten er jo i realiteten utidigt

for det område så man skal ikke bare sige

som de gamle og reaktionære at det skal blive som det var og være som det er vi går ind for at forandre for at bevare og vi bevarer kvaliteten

mener at det er uhensigtsmæssigt at der hvert eneste år bliver skåret omprioriteret

sådan set lidt lige meget for os hvad vi kalder det men vi synes det er uhensigtsmæssigt at man fjerner to procent af uddannelsesinstitutionernes taxameter vi kan kun sikre kvalitet i de danske uddannelser

i enhedslisten er at den her grønthøster lige nu spænder ben for økonomien på uddannelsesinstitutionerne

tilskud institutionerne forventes hvert år fortsat at levere

taxameteret men alligevel forventer vi at de leverer præcis den samme kvalitet

uddannelsesinstitutionerne får de midler til rådighed som vi via taxameterordningen beslutter

til de specifikke institutioner hvor de er blevet flyttet fra taxameteret vi

uddannelsessektoren eller om de ikke gør det en ting er at de bliver i uddannelsessektoren en anden ting er at der

den institution som sidder og skal planlægge et budget og skal planlægge undervisningen og skal planlægge et ordentligt studiemiljø

også at konsekvenserne af den her omprioritering

besparelser omstilling

er konsekvensen af den her model at en

i to tusind og tyve de får dem kun igen hvis de får deres studerende hurtigere igennem

ikke nogen garanti for bliver på uddannelsesområdet det synes vi i enhedslisten faktisk er

det synes vi i enhedslisten er en god ting men lad os nu lige

her regering altså ikke flere penge det er rigtigt at man finansierer de studerende man optager

eller investeringer i uddannelse at man sådan set finansierer de studerende man optager det er vel

det mindste man kan gøre til sidst vil jeg bare lige sige

har vi altid syntes var en dårlig måde at lave uddannelsesøkonomi på derfor handler det her forslag lige præcis

mekanisme fra finansloven så

kan beslutte det et folketingsflertal vil beslutte og vores opfordring er jo så at flertallet beslutter

november december to tusind

ifølge forslagsstillerne at der jævnligt er sager hvor folk har haft så mange hunde og katte eller andre dyr at de ikke har kunnet overskue situationen

det så har udviklet sig til vanrøgt lad mig starte med at sige er fuldstændig enig i hensigten med beslutningsforslaget det er også min opfattelse at vi skal gøre hvad vi kan for at undgå situationer som dem der er beskrevet af forslagsstillerne dyr må ikke lide unødigt forslagsstillerne henviser i den forbindelse til serviceloven

har de fleste offentligt ansatte ikke nogen veterinærfaglig baggrund der på samme måde kan begrunde en særlig pligt til at tage hånd om situationer hvor dyr er blevet uforsvarligt behandlet og det synes derfor vidtgående at pålægge andre en tilsvarende pligt beslutningsforslaget rejser en række andre spørgsmål der vil skulle afklares nærmere det bør blandt andet afgrænses nærmere hvem der skal omfattes af den foreslåede underretningspligt det skal overvejes om det er relevant at pålægge alle offentligt ansatte en underretningspligt eller om pligten kun skal pålægges bestemte grupper af offentligt ansatte det vil sige personer med særlige funktioner som gør at de som led i udøvelsen af deres arbejde har adgang til private hjem det vil også skulle afklares i hvilket omfang underretningspligten skal omfatte

private leverandører af hjemmepleje desuden skal det afklares i

eller hvilke love det vil være relevant at indføre et eventuelt krav om underretning eller anmeldelse for offentligt ansatte der som led i deres tjeneste eller hverv får kendskab til forhold vedrørende blandt andet grov vanrøgt af dyr jeg vil derfor foreslå at der nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe til at undersøge konsekvenserne og mulighederne for en eventuel underretningspligt for offentligt ansatte vedrørende overtrædelse af dyreværnsloven arbejdsgruppen vil

i den forbindelse skulle se nærmere på de uafklarede spørgsmål som jeg netop har fremhævet fødevareministeriet vil stå i spidsen for en sådan undersøgelse og derudover vil finansministeriet justitsministeriet socialministeriet og økonomi og indenrigsministeriet kunne bidrage til det opklarende arbejde idet beslutningsforslaget rejser en række spørgsmål som kræver nærmere afklaring kan regeringen ikke stemme for forslaget som det foreligger nu men som jeg lagde ud med at sige

får den hjælp der er behov for jeg vil derfor prioritere at der nedsættes den nævnte arbejdsgruppe til at undersøge konsekvenserne af og mulighederne for eventuelt at indføre en underretningspligt for offentligt ansatte med henblik på

inden udgangen af to tusind

og regner

at fødevareministeren foreslår en arbejdsgruppe til at se nærmere på dele af det og det er jo fint nok og

det så kan finde en ny skikkelse

stemmer venstre imod det og så må vi jo se hvad der kommer ud af

eventuel arbejdsgruppe med beslutningsforslaget foreslår dansk folkeparti at der inden udgangen af indeværende kalenderår indføres underretningspligt for offentligt ansatte der observerer vanrøgt af dyr baggrunden for forslaget er

i venstre mener vi at det på flere måder kan vise sig problematisk at pålægge offentligt ansatte at underrette om vanrøgt af dyr

kerneopgaver med andre ord mener vi ikke at det skal være en del af de offentligt ansattes opgave at undersøge forholdene for eventuelle dyr når de er på hjemmebesøg fokus bør i stedet være på den borger som har behov for hjælp

stilling hertil det ligger ikke nødvendigvis inden for deres kompetenceområde men nu kan vi forstå at fødevareministeren foreslår en arbejdsgruppe og det er velsagtens også for at få set på nogle af disse ting så

at høre hvad der måtte komme ud af det så på

har tilkendegivet stemmer venstre imod forslaget

bliver vanrøgtet eller kan se om den nu får nok at spise eller andre ting det skal

der er i vores kommuner og regioner på kursus

men når man nu alligevel er ude at kigge på og hjælpe en borger i en

man kan se at der er en hundrede og seks og fyrre fugle i en etværelses lejlighed

hensyn til dyret men også

gør det bevidst men mange gange bare har et problem der er

alle sammen enige om så det er dilemmaet hvor hvor går grænsen i det her men nu er der noget

kunne tyde på at der kommer en arbejdsgruppe og så må vi se hvad den

tage en

høns og kvæg og da vi sikrede at de danske søer kunne sættes fri i langt størstedelen af deres liv

betegnede dyrenes beskyttelse det som det største fremskridt for dyrevelfærden i mange år der er med andre ord resultater der taler

om nogen kerer sig om dyrenes velbefindende og gør noget for at forbedre deres vilkår fra socialdemokratisk side hilser vi intentionen bag dansk folkepartis beslutningsforslag velkommen nemlig at hjælpe dyr der udsættes for vanrøgt af deres ejere

derfor enig med forslagsstillerne i at vanrøgt af dyr er uacceptabelt og meget alvorligt dyrene er vores ansvar og det er vigtigt

vi skal naturligvis gøre alt hvad vi kan for at sætte en stopper for de mennesker der ikke passer ordentligt på deres dyr dyrene er den svage part der

underlagt de vilkår vi stiller op og derfor er debatten også ganske relevant

mener vi fra socialdemokratisk side ikke at løsningen er at indføre en underretningspligt for offentligt ansatte der observerer vanrøgt af dyr

jeg er meget enig med ministeren i at dansk folkepartis forslag rejser en række uafklarede spørgsmål eksempelvis hvordan skal alle kommunalt ansatte have forudsætningerne for at vurdere

på en ordentlig måde i dag er anmeldepligten begrænset til autoriserede dyrlæger netop fordi man her er sikker på at de har redskaberne til korrekt at vurdere hvorvidt der er tale om en mishandling vil det så være sådan at man kan retsforfølge eksempelvis en sosu assistent der har været på hjemmebesøg og overset vanrøgt selv om vedkommende ikke har det fjerneste kendskab til dyresundhed og velfærd

imidlertid godt se nogle problemer i hvorfor det er rigtig glædeligt at ministerens initiativ med en tværministeriel arbejdsgruppe

bliver fremsat her i dag og det hilser jeg meget velkommen det vil give mulighed for at afklare nogle af de mange spørgsmål som det her beslutningsforslag rejser således at vi er klar over hvad det er vi

og hvad det er borgerne skal leve op til det står klart at socialdemokraterne gerne vil stoppe vanrøgt af dyr på baggrund af de mange uafklarede spørgsmål som beslutningsforslaget ikke giver svar på kan vi dog ikke støtte forslaget vi bakker dog op om ministerens forslag til en tværministeriel arbejdsgruppe og ser frem til at få belyst ideen yderligere socialdemokraterne kan derfor ikke

mener ordføreren så at der er behov for at man har en ekstra uddannelse eller specialviden for

forløbet når man nu alligevel er i kontakt med

at man venter til det går helt rivende

er et dyr som er udsat for vanrøgt er det jo alvorligt

kan havne i en retssag hvis det er sådan har overset

også passe sit arbejde med at tage sig af en borger

at det er smukt at kere sig om de dyr vi har i vores

man kan lovgive give sig

skal agere på alle leder og kanter har vi altså ikke en afklaring på med det forslag der er

her i dag derfor kan vi ikke støtte forslaget

vi er helt med på at ministeren lader nogle folk kulegrave det her så

beskyttelse har også regeret på den her sag og har sagt i medierne at de får mellem femten og tyve henvendelser om året fra anonyme medarbejdere fra kommunerne

bare for at nævne at der altså er nogle gode argumenter for at man får kigget på det

kan så også forstå at ministeren er med på at kigge på

har behov for hjælp på anden vis så er det måske borgernes tarv man i første omgang skal gå ind og sige

ude i en situation som de ikke kan overskue og som har taget magten fra og derfor skal de selvfølgelig have en hjælpende hånd men det er altså aldeles afgørende

det retlige grundlag som vi lader medarbejdere fra kommunalforvaltningen

borgernes hjem de skal vide hvad det er de skal rette sig efter og de skal have forudsætningerne for at vurdere de konkrete situationer det er ikke tilstrækkeligt at man siger

enhver der skal køre en sag på det

og der hilser vi ministerens initiativ

vi er egentlig igen enige i intentionerne om at

man har en moralsk forpligtelse til at

hvis man ser at der er dyr der lider meget meget grov overlast og bliver vanrøgtet og det kan man jo også

kunne indberette de her ting og det kan jo godt være at et af svarene kunne være at sige kan vi hjælpe offentligt ansatte med at blive bedre klar over

det til en pligt for alle offentligt ansatte og måske

at sætte dem i fængsel hvis ikke de indberetter

kræver visse forudsætninger

svært for en offentligt ansat nu snakkede vi om sosu assistenten tidligere at se om dyr er direkte vanrøgtede

jeg må sige ligesom socialdemokratiets ordfører at det er klart at de eksempler der bliver beskrevet her er meget voldsomme

for at både personen der bor sådan og dyrene får noget hjælp

det er formentlig ikke personer der har

der lader det komme til at se sådan ud og behandler dyrene på den her måde ministeren har valgt at nedsætte en arbejdsgruppe til at undersøge det her spørgsmål nærmere

så kan vi jo få diskussionen en gang til men på nuværende tidspunkt kan radikale venstre ikke støtte forslaget

set heller ikke skrevet i beslutningsforslaget at de skal have

og hvorfor skulle man så idømme dem som ikke indberetter det en fængselsstraf

i hvert fald noget der som ikke er proportionalt og det er ikke noget vi skriver

sige til offentligt ansatte at de får en bøde hvis de ikke indberetter det her er det ikke snarere at

hvad det kunne være der var grunden til at man ikke har gjort det i

her tilfælde er det fordi folk ikke har vidst hvor de kan gøre det hvad mulighederne er er det så ikke snarere noget oplysning man skal have til nogle offentligt ansatte end det er lovgivning som alle skal underlægges og som kan komme ud i alle de her gråzoner og alle de her meget meget svære

almindeligt tænkende menneske vil kunne se at

er helt helt galt her og ud over den tilstand som de dyr er i i i de

man også mene at at de mennesker der boede sammen

havde brug for at få noget hjælp

i andre tilfælde laver love bliver vi nødt til at

dem for alle mulige tilfælde og det kan være fra de meget meget grelle

i forhold til til dyrene og hvad ville sanktionen så være for

hund måske bare er

eller decideret bliver misrøgtet

vil gerne se om vi ikke kan nå til en eller en form for for enighed om hvad vi kan gøre og stramme op fordi vi synes at hensigten er helt rigtig og der er nogle forfærdelige sager derude som vi hører om af og til

til at påpege at df åbenbart har en stor forkærlighed for dyr som man giver navne og som er nuttede

ret meget om om

kæledyr kan man sige så jeg synes også at vi skulle diskutere hvad

under nogle har det jo fint andre er jo i en tilstand hvor

jeg ønsker at vi også diskuterer bredt set hvordan vi skal behandle dyr i i danmark

endeligt at sige til det her endnu fordi jeg synes at der er nogle problemer som jeg har været inde på og som de andre ordførere også

kan man kræve at enhver offentligt ansat

dyr ikke bliver behandlet ordentligt

der kan være for det så jeg synes at vi skal tage en diskussion

nævner jeg har ikke bemærket et eneste forslag siden sidste folketingsvalg på dyrevelfærdsområdet fra sf

ikke bare selv til en debat i folketingssalen

kunne et forslag jo være

egentlig også føler at ministeren går

i det her tilfælde jeg prøvede bare at sige til ordføreren at vi synes der er nogle problemer som består specifikt her i forhold til den enkelte sosus retssikkerhed

klinger noget hult når man siger at man faktisk går op i

har kontakt med disse mennesker som godt ved at problemerne også går ud over

ofte gør man ikke noget ved det fordi man ikke rigtig ved hvad man skal gøre og måske

at det er synd for mennesker der i forvejen har det svært hvis deres dyr

også risikerer en straf for vanrøgt af dyrene man kan frygte at det bare vil gøre deres problemer endnu større det er måske sådan

ligger til grund det er naturligvis ikke acceptabelt at dyr kommer til at lide under dette og derfor skal der gribes ind vi er derfor positive over for intentionen med dette beslutningsforslag og er helt indstillet på at drøfte hvordan vi kan sikre at der bliver indberettet og grebet ind over for misrøgt og mishandling af dyr vi er dog ikke helt sikre på at den rigtige metode er en kopi af de regler der findes

eller om vi skal finde alternative metoder det vil vi meget gerne have mulighed for at drøfte i

vi indimellem møder synes jeg udtrykker at der er absolut nul tillid til danskernes helt almindelige sunde fornuft

synes jeg

at her er nogle myndigheder der må inddrages

altså vi

af indlysende grunde ikke støtte

at de nævnte eksempler i beslutningsforslaget rammer os alle men hvad er så den rette løsning jeg forstår godt

mange af vores offentligt ansatte kommer vidt omkring og besøger i hverdagen mange hjem

opmærksomme på forskellige ting det benytter andre sig af for eksempel politiet som laver små postkort til hjemmeplejen eller teknisk forvaltnings personale hvor man opfordrer til at være opmærksom på indbrud eller

noget mistænkeligt er der så enkle skridt til at kontakte rette myndigheder i dette tilfælde politiet det samme kunne man forestille sig i forhold til offentligt ansattes opmærksomhed på lidende dyr det kunne for eksempel være dyrenes beskyttelse der lavede et tilsvarende lille kort med information om kontakt til dyrenes vagtcentral som så kunne bringe sagen videre jeg er sikker på at både kommunerne og dyrenes beskyttelse i fællesskab kunne finde en fin løsning som måske endda også kunne bidrage positivt til vagtcentralens økonomiske udfordringer i forslaget er der bare en lidt anden tilgang til det man ønsker nemlig en underretningspligt for offentligt ansatte på samme måde som hvis

i en alvorlig situation men det er bare noget helt andet der er efter vores mening flere udfordringer og ubesvarede spørgsmål i den model for det første hvordan skal kommunens personale uddannes til at vurdere dyrs tilstand personligt ville jeg have svært ved at se om for eksempel en kanariefugl har det godt eller skidt det kunne så måske være lettere med et større dyr som en hund men hvis ikke man er vant til dyr vil det kunne være svært at vurdere for det andet skal der være en decideret sagsbehandling i kommunen og hvem skal håndtere det og får kommunerne ekstra midler til at håndtere disse nye sager eller

som offentligt ansat overser et tilfælde af vanrøgt skal man så kunne stilles til ansvar for den manglende indberetning som det jo er tilfældet i

når vi taler om serviceloven skal der være repressalier repressalier over for hjemmeplejen

ikke har været opmærksom på en situation og hvilken myndighed vil skulle håndtere de her sager vi er enige i hensigten med forslaget men mener

svarer på væsentlige spørgsmål og bekymringer derfor kan vi ikke støtte forslaget som

indført en underretningspligt for offentligt ansatte når de observerer oplagt

gå ind og være smagsdommere over for om en hund ser lidt

en sag hvor der kan være dyr der går rundt i deres egen afføring og

pels måske er smurt ind i den så synes jeg

forfærdelig der var en og halvfems hunde som

kan komme ud til nogle nye ejere jeg tror ikke

kommunale medarbejdere involveret i den sag men det er der altså andre

det her beslutningsforslag som vi har fået tilsendt fra dyreværnet den ene sag er jo en sag hvor en

hundrede og seks og fyrre fugle som var stuvet sammen i en etværelses lejlighed hvor de fløj

kommunale medarbejdere som var forbi lejligheden

der blev gjort noget ved det en tredje sag drejede

det endte med at mange af dyrene desværre var nødt til at blive aflivet det er jo ærgerligt at

set at man skal få stoppet de her sager inden det kommer så vidt jeg tror ikke at der er nogen af de her ejere som bevidst har prøvet på

misrøgte nogen af de her dyr det er fordi problemerne

tit derfor de har været i kontakt med offentlige myndigheder dyrenes beskyttelse har også

fra forskellige kommunale medarbejdere som indberetter til dem om at der er nogle sager som de i hvert fald gerne

nærmere på så det her handler jo kort sagt om at vi vi selvfølgelig vil hjælpe

så de ikke kommer ud i de her ekstreme situationer men det er altså også en hjælp til de ejere

i medierne hvor det ender med at dyrene skal aflives derfor ønsker vi jo at der kommer den her underretningspligt så man kan få få meldt de her sager hvor der åbenlyst bliver

meget sjældent får vedtaget sine beslutningsforslag her i salen så jeg er godt tilfreds hvis der trods alt sker noget og det gør der jo

til hvis man kan få nedsat en

noget man kan realisere ude i virkeligheden så

tiltag i gang så det vil jeg gerne kvittere for jeg synes trods

den her debat så tak for

var trænet til at se om det her dyr nu havde lidt overlast

bliver helt slemt det er blot det samme vi opfordrer til man gør i de her sager

man skal ud at kigge på om der nu er foder nok til kanariefuglen men nogle steder kan man godt se

en etværelses så er det så åbenlyst og så burde man altså også indberette

vil man jo heller ikke forfølge den offentligt

andet halvår af to tusind og femten den midlertidige jobpræmieordning skal gælde i perioden fra

første juli to tusind og femten til enogtredivete december to tusind og femten og skal gives til langtidsledige modtagere af kontanthjælp

som har en arbejdsindkomst eller en selvstændig virksomhed i andet halvår af to tusind og femten

lovforslaget omfatter en personkreds som på en bestemt dato den enogtredivete marts to tusind og femten var berettiget til og modtog uddannelseshjælp kontanthjælp ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller ledighedsydelse eller var ansat med løntilskud og som i tre

tyve ud af tre hundrede og fem og tres dage i perioden fra første april to tusind og fjorten til og med enogtredivete marts to tusind og femten

eller flere af disse forsørgelsesydelser det foreslås at jobpræmien udgør et beløb på ti procent af den månedlige arbejdsindkomst dog højst fem hundrede kroner per måned til personer der får indtægter som lønmodtager med videre i ordinær beskæftigelse og i ansættelse med løntilskud

set er brug for flere økonomiske incitamenter for at få flere ud på arbejdsmarkedet flere skal med i det fællesskab det er at have et job at stå op til det handler om at styrke erhvervsdeltagelsen om at reducere risikoen for langvarig ledighed blandt modtagere af kontanthjælp

venstre ønsker at støtte det her lovforslag vi ser det som

et lille skridt i den rigtige retning et lille skridt der forhåbentlig kan bringe mennesker tættere på arbejdsmarkedet og vurderingen er jo at omkring tolvtusind af målgruppen på cirka

vil komme i job hvor de vil få ret til at få en jobpræmie men det er en midlertidig ordning så det vil jo ikke ændre afgørende på incitamentet til at tage et job der er fortsat brug for en jobreform hvor vi får sat skatten permanent ned for mennesker der har de mindste lønindkomster og dermed får de et større incitament

førtidspension eller fået ressourceydelse eller hvad nu

hvis de kan komme i arbejde det er også nogle af de grupper der har haft sværest ved at finde arbejde netop på grund af den finanskrise der har været

har ramt ganske almindelige ordinære ledige nu er der heldigvis en situation hvor arbejdsgiverne begynder at efterspørge arbejdskraft

tilfredsstille arbejdsgiverne der gerne vil have arbejdskraft men også kigge på om det er muligt

en ordning hvor man præmierer folk i stedet for at straffe dem som de blå partier vil

vælger regeringen her hvad socialdemokraterne fuldt ud kan støtte at sørge for at man får en økonomisk gevinst altså en bonus

det er skruet sammen på en sådan måde at

så træder det allerede i kraft i dag og det gælder også for andet halvår af to tusind og femten så det vil sige at man bliver straffet selv om man

hvis det er at man kommer i arbejde via den ordning det er altså en kontant bonus det er en kontant belønning til dem der har været uden for arbejdsmarkedet

både arbejdsgivere og jobcentre er rigtig vakse ved havelågen her

jeg påstå at der er rigtig gode muligheder for

svært ved at holde sig fast beskæftiget

mange af dem der har været holdt udenfor har jo ikke

nogle der bider sig fast på arbejdsmarkedet og på den måde blive selvforsørgende og holde sig væk fra

og det giver så mulighed for at kombinere det her som jeg som jeg ser det det er et rigtig godt lovforslag

jeg ser simpelt hen ikke at der er nogen negative ting herved

jeg synes også at man har lagt sig i selen for at finde en lavbureaukratisk ordning således at pengene bliver lagt til helt automatisk det er ikke noget man skal søge om undtagen

også muligt at de kan få et ekstra beløb

vi sørge for at alle dem der har været ramt af langtidsarbejdsløshed i en periode

kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet fordi der er

der er flere jobåbninger og så giver vi altså

jo fuldstændig ordførerens opfattelse af hvad det egentlig er for en målgruppe vi har med at gøre altså hvad det er for mennesker og hvilken situation de er i det er mennesker der er langt væk fra arbejdsmarkedet af den ene eller

selv at nogle af dem er syge det er desværre en kendsgerning i dagens danmark at man kan risikere at være syg i lang tid uden at få sygedagpenge og

så er det bare jeg spørger ordføreren mener ordføreren virkelig at det man kalder økonomisk incitament skulle gøre det nemmere for disse mennesker at få et job på arbejdsmarkedet hvis de er langt væk fra arbejdsmarkedet af de grunde som

gøre det her klogt uddanne opad i systemet

jobrotation og forskellige andre ordninger hvor man kobler noget uddannelse til

nogle af dem der har været væk i lang tid

man skulle lære at stable spaghetti i tårne og kende sin indre fugl og så videre alle de ting der ikke førte til noget men hvis man kombinerer det med det at folk

kan få noget uddannelse som de har behov for

som arbejdsgiverne efterspørger så synes jeg det kan gå op i en højere enhed her og så lægger man altså en kontant bonus oveni og det er langt bedre end at straffe folk og sætte ydelserne

nok fordi de ikke rigtig gider det er jo den samme argumentation

hører der ligger i lovforslaget ordføreren bruger den ikke så meget det kan jo være ordføreren ikke er helt enig i den måske

det vil jeg gerne høre noget om men det er jo den argumentation der bruges i lovforslaget jeg spørger bare igen hvorfor skulle det blive nemmere for mennesker der for eksempel er langtidssyge

har mistet deres selvværd fordi de har været meget langt væk fra arbejdsmarkedet og ikke har fået vedligeholdt deres

der eventuelt venter en præmie på nogle i virkeligheden måske ret få

skattesystem og beskæftigelsesfradrag således at det ka swåre sæ at arbejde

der kommer yderligere en indfasning grunden til vi gør det nu er

det bryder vi os ikke om vi vil altså hellere bruge guleroden frem for pisken

altså at det skal kunne betale sig at tage et arbejde og at forskellen mellem at arbejde og ikke arbejde er nødt til at være lidt større i det her land

betale sig at arbejde for eksempel ved

får lettet skatten for nogle af de her mennesker i bunden

det bliver da ret skægt at høre hvordan man skal gå

på det her punkt for det stritter i hvert fald i hver sin retning

fru charlotte dyremose gør er at vende tingene på hovedet

til at svare på hvad det er for nogle ydelser

vil være på en social ydelse frem for at gå på arbejde vi har

altså nogle rådighedsbestemmelser her i landet der gør at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet

følger der sanktioner med så sådan må det være

er et tag selv bord for hvis der er et arbejde

i stedet for at følge den blå retorik og sætte ydelserne ned giver vi dem en kontant belønning

det hører vi også jævnt tit fra de konservative at man mangler arbejdskraft og hvis ikke

man kan få arbejdskraften i danmark så importerer man

der vil vi altså hellere have at det er danskere

der kommer i arbejde og vi giver en kontant belønning

skal der foreligge en fyreseddel fra arbejdsgiveren så det er jo ikke et tag selv bord det er jo der herre joachim b olsen går fuldstændig galt i byen her har vi nogle mennesker

så har været uden for arbejdsmarkedet i en periode dem vil vi

os der elsker det rummelige arbejdsmarked ligesom mange arbejdsgivere gør

vil vi gerne have tilbage dem er vi parat til at i stedet for at straffe dem som liberal alliance

også i lavtlønsområdet nej jeg vil

sagde to ting der var modstridende på talerstolen han sagde at

svare sig at arbejde

kunne svare sig at tage et arbejde det er to modstridende udsagn

altid svare sig at arbejde og man skal i øvrigt

fra dag et hvis man mister sit arbejde

spørgsmål om hvor meget man har tjent jeg ved godt at liberal alliance både ville sætte lønnen ned hvis de kunne og sætte ydelserne

den danske model den synes jeg man først og fremmest skulle respektere

og tredivetusind mennesker i danmark der har et lille

syttentusind mennesker som ikke har noget ud af at gå på arbejde

de skal tage penge med på arbejde og

er blevet forvirret i dag på et lidt højere plan måske

der bliver jo sagt fra talerstolen i øjeblikket at det altid kan betale sig

et forkert svar vi har fået fra en minister

til rådighed for arbejdsmarkedet det er uanset om man er forsikret eller man kontanthjælpsmodtager og der har vi et sanktionssystem vi er fælles om som gør at man kan tage pengene helt fra folk jeg er fuldstændig af den opfattelse at det er langt bedre

være konsekvent og sige hvis ikke man står til rådighed og tager det arbejde der er anvist hvis det ellers er ordentligt og miljømæssigt korrekt

at nogle af de venner herre hans andersen har tror at man kan trække frinummer

så påstår er højere end ved at tage et lavtlønsjob

danskere som har en gevinst på mindre end tusind kroner

stå tidligt

tage cyklen og køre på arbejde vi kan huske

men vi er jo ikke kommet videre og nu kommer regeringen så med den her midlertidige ordning men det flytter jo ikke afgørende på

seksogfyrretusind mennesker har mindre end tusind kroner ud af at gå på arbejde og så spørger

er kun de muligheder men jeg er helt sikker på at ved at folk kommer tilbage på arbejdsmarkedet

deres opkvalificering og så videre og dermed også deres løngrundlag det kan vi se hænger sammen og dermed vil alle på sigt få mere ud af det hvis de får et arbejde der er én ting der er helt sikker og det er at hvis de bliver ved med at være ledige

alle de ydelser vi har er begrænset

så får de samtidig beskæftigelsesfradraget men det kan også

arbejdsmarkedet og også give dem en ekstra gevinst så de føler at de har noget ud af at tage et job der måske ikke er blandt de højestbetalte men

måske løntilskud eller jobrotation og får et ordinært job

det her kan være springbrættet til at at folk der har gået på

kontakt til arbejdsmarkedet

vi tror på at der er nogle der kan få

arbejdsmarkedet og komme videre det er det der er hensigten med det som vi har

noget viden om

fast job på arbejdsmarkedet for det er jo ikke hensigten at folk uanset

med til at sparke nogle i gang de kan se

de er startet op i et

bagud så der er

se frem til at de får et ekstra tilskud

der afgør om om det bliver

rigtig mange ting der skal gøres rigtigt ikke mindst fra politisk side hvis vi skal lykkes med at få åbnet jobmarkedet op så flere udsatte borgere kan komme ind og blive selvforsørgende for os i radikale venstre

frisat økonomisk frisættelse frisættelse er rigtig vigtigt

de fleste partier om visionen bag dette forslag om en jobpræmie er netop økonomisk frisættelse det handler om at

vi skal hjælpe flere ind på arbejdsmarkedet og

at få et job vi har et dynamisk arbejdsmarked men vi har også et arbejdsmarked

rigtigt som venstres ordfører herre hans

jeg enig med herre hans andersen i men jeg mener

er vigtige for os hele tiden at være opmærksomme på det er at det skal kunne betale sig at arbejde

på på det danske arbejdsmarked og det handler ikke kun om arbejdsmarkedspolitikken men

arbejdsmarkedet skal være inkluderende rummeligt og åbent

men det vil være med til at understøtte

at rigtig mange ting spiller ind men en af de ting som er vigtige

fisk i vandet på arbejdsmarkedet eller man er dømt uden for er jo incitamentet altså det er

og der tror jeg at den belønning kan være med til at

manglende kompetencer forvandler de sig pludselig til stærke kompetencer der gør at de bliver en efterspurgt arbejdskraft hvad er det der sker når man pludselig

der en bonus eller er det sådan at ordføreren faktisk er enig med de borgerlige partier i at en vigtig årsag til at disse mennesker ikke arbejder er at de ikke rigtig gider fordi det ikke rigtig kan swåre

at fremlægge en plan der kan skabe trettentusind job ni tusind job i den private sektor og fire tusind i den offentlige sektor det er blandt andet ved et fornyet håndværkerfradrag boligjobordningen hvor det vel at mærke kun er forbedringer af energistandarden man giver tilskud til for eksempel nyt tag bedre isolering eller nye vinduer som også isolerer bedre og hermed

det drejer sig i vores jobplan også om andre miljøorienterede job som projekter med iblanding af andengenerationsbioetanol i benzin mere plantning af skov fremrykning af klimatilpasningsplaner så vi får færre oversvømmede kældre færre ødelagte veje

der er også punkter i vores plan som handler om

noget som bedre udluftning i klasselokalerne det vil også kræve arbejde

man skal have noget mere tidssvarende udstyr på erhvervsskolerne bare for at nævne nogle eksempler fra sfs jobplan pointen er at skabelsen af job er helt afgørende hvis det skal lykkes at få flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde blandt andet gennem den jobpræmie som vi behandler nu den er simpelt hen ikke tilstrækkelig så har der været en diskussion også i salen i dag

arbejde og hvad folk egentlig gør der vil jeg gerne tillade mig at bruge min egen kone som et eksempel hun er ufaglært hun var arbejdsløs i et år og hun har nu taget sig et arbejde og det har hun så haft også et år nu hvor hun får tre hundrede kroner mindre i løn

på dagpenge tre hundrede kroner mindre om måneden men hun får en overenskomstmæssig løn

gerne understrege hvorfor har hun taget det arbejde som giver hende lidt færre penge det har hun gjort fordi hun ikke kunne holde ud at være arbejdsløs hun kunne blandt andet ikke holde ud at se at der var borgerlige politikere hver eneste uge som stod frem på tv

sagde at alle arbejdsløse var dovne og ikke gad arbejde

men en anden grund til at hun har taget det her arbejde er

at man kan tale med dem om stort om stort og småt når man har pause og det har også en stor værdi og endelig

har det da også en afgørende værdi

derfor vil jeg sige at når det bliver nævnt at at der er syttentusind mennesker i danmark som ville være bedre stillet ved at være på en offentlig ydelse end ved at have arbejde så så er det jo vigtigt at tilføje at over sekstentusind af de syttentusind rent faktisk arbejder og det skyldes blandt andet de tre årsager som jeg lige har nævnt for et øjeblik siden som er motiveringen for at folk gerne vil arbejde også i den situation men derfor kan det godt være at sådan en jobpræmie

være et yderligere incitament for en vis mindre gruppe og derfor er det positivt

at man finder pengene til den her ordning ved at man har sparet nogle penge fordi priser og lønninger er steget mindre end forventet og det betyder at staten sparer på en del af sit budget det er meget vigtigt for os i sf at man ikke har fulgt den model til finansiering som carsten koch udvalget i sin rapport nummer to kom med nemlig at så skulle man skære ned på ydelserne over for andre kontanthjælpsmodtagere

kommer i arbejde den model ville have været helt uacceptabel for sf så vil jeg komme med nogle få kommentarer som

er affødt af nogle af de høringssvar der er kommet ftf støtter lovforslaget men de peger også på at beskæftigelsesindsatsen for mange personer med andre problemer end ledighed skal afhjælpes afhjælpes blandt andet gennem opkvalificering men også behandling af helbredsproblemer og andre tilbud som forbedrer den enkeltes arbejdsevne og derfor kan den her jobpræmie ikke stå alene

også forslaget men peger på at det centrale er skabelse af job og det har jeg været inde på men de kritiserer ligesom ftf at præmien udbetales meget forsinket kvartalsvis bagud det synes vi

og at arbejdsgiverne skal være indstillet på at tage flere medarbejdere med nedsat arbejdsevne og det har de da så fuldstændig evig ret i for at det hele kan komme til at fungere på en bedre måde min tid er udløbet kan jeg se her på stopuret og derfor vil jeg runde af med at sige at det her forslag om jobpræmie er et godt forslag men man skal holde fast

helt uacceptabelt at finansiere den ved nedskæringer på andre områder over for den her gruppe det jo fuldstændig enig i men kan ordføreren bekræfte at at ordførerens parti jo faktisk har været med til ikke i den her sammenhæng men i andre sammenhænge

at gøre nøjagtig det som ordføreren mener er uacceptabelt

stramningerne af sygedagpengereglerne hvor den besparelse der opstod ved at folk kan miste sygedagpengene syv måneder før end de ellers kunne blev brugt til jobafklaringsforløb og den ydelse

ressourceforløbsydelsen kaldes den

hvor man jo sænkede ydelserne drastisk for

de unge kontanthjælpsmodtagere

blandt andet brugt til at finansiere

lettelser i selskabsskatten med

i hvert fald en bedre hjælp til mennesker til at vende tilbage til arbejdsmarkedet så er der spørgsmålet om

herre finn sørensen får det til at lyde som om

kan sige at det gjorde det og det gør det fortsat ikke men sandheden er jo den at når man indgår i en regering som sf gjorde mellem tre partier

også forskellige magtkampe mellem de tre partier og nogle af de magtkampe

tabte sf og derfor var resultatet også at der skete visse nedsættelser af ydelser det kan indimellem være prisen for at deltage i et

være helt uacceptabelt det var ordførerens ordvalg

jeg kom til at tænke på alle de reformer som sf har været med til at gennemføre

er i nogle af de der reformer og den helhedsorienterede tankegang så kan vi diskutere hvor meget den bliver ført ud i livet men på papiret er

mig bare ved at det var sådan mekanikken var

jeg bare høre om ordføreren så også mener at det var helt uacceptabelt og at hvis det ikke var

en større helhed hvor sf var en del af regeringen der er så

får mulighed for at få en sådan jobpræmie vi er så fuldstændig uenig i præmisserne for det her som de

siges jo klart at formålet er at give folk der er langt væk fra arbejdsmarkedet et økonomisk incitament til at søge

kære regeringspartier jeg troede at vi i modsætning til de borgerlige partier var enige om at det netop også for den gruppe som vi taler om her godt kan betale sig

har vi jo gentaget utallige gange i polemikkerne her i salen og i medierne imod de borgerlige vi har i fællesskab kritiseret de borgerliges forslag om et kontanthjælpsloft vi har skarpt kritiseret dansk arbejdsgiverforenings forslag om drastiske forringelser af de sociale ydelser

øge forskellen mellem de laveste lønninger og de sociale ydelser selvfølgelig med det formål at få presset de laveste lønninger endnu længere

og hele argumentationen og tankegangen bag det forslag der ligger her synger jo i virkeligheden med den melodi hvilket de borgerlige også har

gulerod er bedre end pisk ændrer jo ikke på at der til grund for den her tankegang og argumentation ligger en mistillid til de ledige det er nok deres egen skyld de kan bare tage sig sammen så skal de nok finde et job og hvis de har svært ved

lokker vi dem med en jobpræmie og så kommer de i arbejde dermed sagt at når de ikke er i arbejde så er det nok fordi de ikke synes at det kan swåre sig selv om alle tallene viser

og at de arbejder også selv om der

være en lille økonomisk gevinst ved det som

uhensigtsmæssigheder det her forslag sætter jo spot på nogle af de

dansk handicap forbund har allerede reageret på det i deres høringssvar fordi det her jo betyder

job ja så får de altså kun jobbonus for de måske ganske få timer

de får løn fra arbejdsgiveren fordi man fuldstændig vendte op og ned på en ellers rigtig god fleksjobordning

af kontanthjælpsmodtagere der slet ikke kan blive omfattet af det her selv om de befinder sig i en lige så svær situation som resten af målgruppen det er nemlig dem der bliver ramt af kontanthjælpsreglerne som jo siger at hvis du har en ægtefælle

og der skal ægtefællen jo ikke tjene ret meget før

bliver modregnet i kontanthjælpen eller den helt forsvinder hvorved personen også forsvinder ud af den statistik der ellers skulle give ret til en jobpræmie hvis man var så heldig at få et arbejde så er der det med jobeffekten vi har ikke hørt mange forklaringer

der er to hovedproblemer og udfordringer for den gruppe vi taler om her

ordføreren fra socialdemokratiet og tak for det punkt 1 der er ikke noget job til de her mennesker

punkt 2 mange af dem ikke nødvendigvis alle men rigtig mange af dem er så langt væk fra arbejdsmarkedet at de færreste af dem bare lige kan springe ind i et job og leve op til de ofte helt urimelige krav som arbejdsgiverne har fået magt til at stille

det er de to hovedudfordringer der er for den her gruppe

bruge mange flere kræfter på at adressere og der vil jeg lige som sf gjorde tillade mig at gøre opmærksom på

samarbejder med sf og heldigvis da også med regeringspartierne

samarbejdet om flere gode initiativer der skaber reelle job og som dermed langt bedre plads på arbejdsmarkedet også til den gruppe vi taler om her vi har jo for eksempel lavet en udmærket aftale om mere almennyttigt boligbyggeri

det skal vi have noget mere af og enhedslisten har for nylig stillet nogle forslag til nogle specielle initiativer der er skræddersyet til den her gruppe det ene er en revideret udgave af den servicejobordning som enhedslisten aftalte med nyrupregeringen i

målrettet udsatte ledige og det andet

er en styrkelse af de socialøkonomiske virksomheder til slut vil jeg bare sige at vi er helt enige med lo som ikke mener at øgede økonomiske incitamenter er løsningen på at få flere i

det centrale i indsatsen bør efter los opfattelse

være at skabe job og og så vil jeg tilføje i en forkortet udgave af hvad de siger

at yde en ordentlig socialpolitisk indsats som kan hjælpe disse mennesker tættere på arbejdsmarkedet opbygge deres helbred deres selvværd og deres kompetencer det er så sandt som det

er en kontant belønning

der har været ude for en ulykke trafikulykke arbejdsulykke sygdom alt muligt andet de kommer tilbage til arbejdsmarkedet

er da glad for at herre finn sørensen

brugt ni og halvfems procent af taletiden

offensiv fra partierne til højre i salen der vil give de arbejdsløse skylden for at de ikke er i arbejde det er et af de allervigtigste politiske spørgsmål i den politiske debat i danmark især op til det kommende folketingsvalg

lovforslag faktisk kommer de borgerlige partier i møde på deres grundlæggende synspunkt om at et økonomisk incitament er det der bringer de arbejdsløse i arbejde det er derfor

ikke selve forslaget vi stemmer for

det er jo ikke ligegyldigt hvilke begrundelser man bruger i den politiske debat og hvis man som man er i færd med her så småt kommer de borgerlige i møde på det helt grundlæggende spørgsmål at hvis bare de ledige får nogle økonomiske incitamenter

af den borgerlige regerings laden stå til finanskrise osv hvor der forsvandt mere end ethundrede og halvtredstusind job

ganske almindelige ordinært ansatte også røg ud og

det rummelige arbejdsmarked som jeg også ved ligger

her giver man så en kontant belønning hvis det

man bruger så meget tid på at tale det nederst

ellers i andre sammenhænge enige om at kritisere de borgerlige for det synspunkt

ordføreren og regeringspartierne selv taget

og bruger det som argument for at indføre en jobpræmie for enhedslisten er der kun et argument for at indføre

at hvis vi kan hjælpe nogle mennesker der har det rigtig svært økonomisk

mennesker der har det rigtig svært økonomisk det nikker ordføreren til det er vi enige om

men begrundelsen kan man putte et vist sted hen og så synes jeg man skulle gå hjem og

fra nu af og under hele den kommende

der er et forestående valg og hvad gør man så så stykker man et lovforslag sammen som giver en bonus til langtidsledige hvis de kommer i beskæftigelse og den her ordning udløber sjovt nok

første januar hvor man jo godt ved at valget er overstået det er anden gang på en uge at vi behandler et lovforslag i den her sal som er designet til regeringens valgkamp det er i al sin enkelhed hvad det her lovforslag går ud på

har nævnt en helt utrolig selvmodsigelse i

lovforslaget nu er det gennem stort set hele

det ironiske i det for rigtig mange danskere kan

i dag er der omkring trehundrede og tredivetusind danskere som har det som regeringens egne økonomer kalder

lille tilskyndelse til at være i beskæftigelse de har det man kalder en kompensationsgrad som ligger over firs procent

engang i to tusind og to og tyve er fuldt indfaset

være en kvart million danskere som har et lille incitament til at være i beskæftigelse og det betyder faktisk noget man kan se at beskæftigelsesgraden for den gruppe

flere gange derfor synes vi jo det er rigtigt at man gør noget ved det og derfor har vi i liberal alliance foreslået at ingen betaler skat af de første syv tusind

at det for mange specielt kontanthjælpspar ikke kan betale sig at arbejde deres kompensationsgrad ligger tæt på hundrede

meget lav beskæftigelsesgrad det er ikke hensigtsmæssigt det er ikke sundt heller ikke for de familier som ofte er på de her ydelser i lang tid vi ser at der er en social arv

børn har meget stor risiko for selv at ende på de her ydelser med alt hvad det indebærer af sociale risici så der skal gøres noget ved

at det for rigtig mange ikke kan betale sig at arbejde men det her lovforslag er ikke svaret det er rent

valgflæsk det er en regering der bruger to og firs million kroner

ud i valgkampen og sige se vi har gjort noget ved

er ikke seriøst det er et strukturelt problem at det for mange ikke kan betale sig at være i beskæftigelse og det ordnes ikke med en midlertidig

også at liberal alliance ikke gør

folk tilbage på arbejdsmarkedet er en gruppe på ethundrede og titusind vi taler om her

jeg gider ikke arbejde nu går jeg ned på

en ydelse i stedet for der bedre kan svare sig man kan

det skal vi nok huske i valgkampen at man nu tror på i socialdemokratiet

hvad det er for nogle ydelser man bare kan gå ned og få og man skal jo være berettiget

eksempelvis kontanthjælp det har man ret til i danmark ligesom man har ret til dagpenge og så videre

men det er jo også sådan at hvis man

at tredive procent

står til rådighed for arbejdsmarkedet når

end at give en kontant belønning til nogle af de grupper som har været ude i

som har fået en ledig ud som ikke havde lyst til det arbejde

anvist til

ikke været ude i virkeligheden og talt med folk der

hvis man bliver anvist

på de ydelser det kan lade sig gøre på trods af alle de rådighedsregler som

noget ud af at være i beskæftigelse er et incitament til det det påvirker gruppen

man får hele tiden at vide at man ikke duer og arbejdsgiverne siger at de vil ringe

brug for den pågældende arbejdsløse

det hele taget stille op til en masse samtaler og så videre

er fornuftigt og andet er mindre fornuftigt men det korte af det lange er

procent af alle arbejdsløse

at det at man rent faktisk får noget ud af at være i beskæftigelse betyder noget

som er i beskæftigelse det er velbelyst og det er også bare sund fornuft at det selvfølgelig betyder noget er det det eneste der betyder noget nej det er det ikke

eneste der betyder noget men det er en af de faktorer som vi kan gøre noget ved herinde fra christiansborg og som rent faktisk betyder en hel del og det bør vi gøre noget ved

kompensationsgraden meget meget høj og man kan bare se

den gruppe hvor kompensationsgraden

jeg gerne spørge ordføreren hvor meget skal dagpengesatsen så sættes ned for at det efter herre joachim b olsens opfattelse

højeste dagpengesats ligger fem syv kroner over hvad industriens mindsteløn for eksempel er så har politikerne aftalt nogle ydelser som er højere end de lønninger arbejdsmarkedets parter har aftalt og har sagt god for

være en rettesnor at man herinde i det mindste viser respekt for de aftaler der bliver indgået

i retning af hvis skyld det er at nogen ikke er i arbejde jeg vil alligevel godt vove et øje i forhold til at

hvilken retning

at skylden er det er nemlig primært venstrefløjens skyld at de arbejdsløse ikke er i arbejde

og forholdene for vores virksomheder så ringe at det ikke kan betale sig at drive virksomhed

nemlig det problem at der forsvinder arbejdspladser ud af landet og

der primært har stået for det system

hvad skal vi så gøre ja vi skal se på hvad der kan hjælpe

fra regeringens side

det tidligere indlæg hastes igennem sådan

høringsparterne knap har kunnet nå at svare på de breve de har fået tilsendt for at regeringen kan passe det ind i

veltilrettelagte valgkamp eller skal

sikre en langsigtet løsning på et langsigtet problem

vil gerne det sidste vi vil hæve beskæftigelsesfradraget og sørge for skattelettelser vi

skal være tre tusind kroner i forskel

er en tilskyndelse der reelt gør en forskel man skal huske på

er der bedre mulighed for at gå efter

kan spare på når man ikke skal nå at passe et fuldtidsarbejde

så er det fuldstændig rigtigt at der er masser af mennesker der gud ske lov står op hver morgen og knokler på deres arbejde selv om det faktisk ikke kan betale sig for

der bare gerne være med til at gøre en forskel i deres eget og andre menneskers liv og som helt grundlæggende tror på at man skal tage vare

før man stiller sig med hatten i hånden og beder andre om penge

så sætter vi dem i et kæmpestort dilemma hvis de hver dag skal tage penge op af lommen for at passe et arbejde og derfor har svært

de ting de også skal nå og måske sørge for at spare så meget som det er nødvendigt når man ligger i den ende af indkomstskalaen

synes det er ganske tankevækkende med det her forslag

anerkender at forskellen på at arbejde og ikke at arbejde bør være noget større og

der har været på kontanthjælp i ti måneder

for alle mennesker bør det kunne betale sig at arbejde

så det her godt nok en lille smule mærkeligt

vi er glade for regeringens anerkendelse af at det skal kunne betale sig at arbejde og vi vil arbejde videre med

jo at grupper af folk røg ud af arbejdsmarkedet og så står man bare og peger fingre ad venstrefløjen jeg ved ikke

for et land at skabe arbejdspladser og ikke sidde på hænderne når jobbene

de konservative var med på vagten derfor er det jo ret interessant

er de konservatives svar er at de ledige skal læse tilbudsaviser for det er en fordel

hjælpe nogle mennesker der har været ramt af sygdom og ulykke

jeg vil også gerne spørge fru charlotte dyremose er der nogen ydelser man kan gå til kommunen i a kassen

var venstrefløjens indflydelse meget lille der var der borgerlig indflydelse hvad var slutresultatet efter ti års borgerligt styre i sommeren 2011 det var at vi havde en arbejdsløshed

med at det skulle være venstrefløjens skylden

hvis det er månedslønnen man sammenligner

er der visse ydelser man ikke kan få i samme omfang som man kan i dag

det efter ordførerens opfattelse at arbejde hvor meget skal

som dagpenge og kontanthjælp

der synes det er helt i orden at give sådan

nadeem farooq også med afsæt i at

også tak for støtten fra både herre eigil andersen og

så kom herre joachim b olsen som mente at det var valgflæsk hvad jeg

og jeg tror ikke at jeg

forhindrer ikke at vi vi nu står med et forslag som et bredt flertal i folketinget har vist støtte til med forskellig argumentation jeg synes det

det vi gør her er at vi

med det spirende opsving som vi forhåbentlig

at være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet er fuldstændig afgørende vi målretter den her jobpræmie til en gruppe borgere som befinder sig på det man kunne kalde kanten af arbejdsmarkedet

mere vigtigt at vi gør hvad vi kan for at de får fodfæste på arbejdsmarkedet

ellers er risikoen for at ryge ud i langtidsarbejdsløshed

det synes jeg er en god måde at gøre det på jeg takker

folketinget har behandlet det her lovforslag det er kommet lidt sent i samlingen

jeg glæder mig til det videre udvalgsarbejde og skal selvfølgelig sige til beskæftigelsesudvalget at jeg skal bestræbe mig på at

med betydelig og varig nedsat fysisk og

beslutningsforslaget skal disse ordninger omfatte

socialpædagogisk bistand hvad de ikke gør i dag målgruppen for beslutningsforslaget er

der ikke kan færdes alene og som har brug for uddannet socialpædagogisk personale til at ledsage sig regeringen er fuldstændig enig med

udviklingshæmmede skal have mulighed for at være med i samfundet og at ophold på

at de personer der har behov for ledsagelse naturligvis skal tilbydes den

at enhedslisten med beslutningsforslaget har fokus på målgruppens behov for ledsagelse det har regeringen også men vi kan ikke støtte beslutningsforslaget og mener at det skal afvises fordi kommunerne allerede kan tilbyde målgruppen pædagogisk ledsagelse kommunerne kan

allerede i dag tilbyde målgruppen indsatser der styrker deres muligheder for at leve et selvstændigt liv med udviklingsmuligheder det kan kommunen gøre via servicelovens tilbud om socialpædagogisk ledsagelse tilbud om samvær aktiviteter med videre socialpædagogisk ledsagelse er derfor

allerede i dag en kerneydelse som kommunerne skal levere til de borgere som har behov for det serviceloven giver

kommunerne fleksible muligheder for at tilrettelægge hjælpen så den svarer til den enkeltes behov det gælder også

den socialpædagogiske ledsagelse

enhedslisten mener at femten timers månedlig individuel ledsagelse skal være en borgerret der ikke afhænger af lokale serviceniveauer jeg mener derimod at det er hensigtsmæssigt at serviceloven tager højde for at borgernes behov for ledsagelse ikke er

og at kommunerne har mulighed for at tilbyde både kollektiv og individuel pædagogisk ledsagelse regeringens hovedargument imod

er derfor at socialpædagogisk ledsagelse er en indsats som kommunerne allerede skal yde til de borgere som har behov for det

at fastsætte regler om borgeren skal tilbydes femten timers månedlig individuel ledsagelse med socialpædagogisk bistand

være en stiv og ufleksibel måde at tilrettelægge indsatsen på det er da bedre at overlade det

er tæt på borgeren at bestemme hvordan man sikrer de konkrete mennesker udviklingsmuligheder og en alsidig tilværelse det kan for eksempel være et

hvor mange timer den enkelte borger har brug for til udflugter med videre væk fra botilbuddet i den vurdering

kan det indgå hvor mange timer den enkelte bruger på behandling aktiviteter og samvær med andre

sit botilbud det kan også indgå hvornår og hvordan der er brug for individuel ledsagelse og hvornår og hvordan for eksempel udflugter i små grupper kan fungere allerbedst dertil kommer at

er bekymret for at en indførelse af en ret til femten timers ledsagelse med socialpædagogisk støtte

risikerer at medføre at kommunerne reducerer den socialpædagogiske ledsagelse som borgerne allerede får enten kollektivt eller individuelt efter reglerne om socialpædagogisk bistand det kunne for eksempel være at kommunerne beslutter at de beboere i et botilbud som får socialpædagogisk ledsagelse til for eksempel biografture eller fem dages ferie i sommerhus fremover må bruge enhedslistens ledsageordning

enhedslisten tager udgangspunkt i den eksisterende ledsageordning efter servicelovens

følgeudgifter der er forbundet med ledsagelsen for eksempel til ledsagerens

befordring hvis enhedslistens forslag gennemføres kommer borgeren til at opleve øget brugerbetaling hvis den socialpædagogiske ledsagelse efter servicelovens § fem og firs om socialpædagogisk støtte erstattes med

forklare når den socialpædagogiske ledsagelse

tilbydes efter servicelovens § fem og firs må kommunerne ikke opkræve betaling for udgifter til personalet heller ikke for følgeudgifterne til for eksempel befordring når ledsagelsen tilbydes efter servicelovens § syv og halvfems afholder borgeren

ledsagerens følgeudgifter men kan dog få dem dækket af kommunen med et beløb på maksimalt otte hundrede og syv og tredive kroner

aktiviteter i bemærkningerne til

beslutningsforslaget henvises til kls

i november to tusind og fjorten det fremgår af kls undersøgelse at de fleste kommuner har fastsat et serviceniveau

i forskelligt omfang tilbyder pædagogisk ledsagelse i forbindelse med ferier og fritidsaktiviteter for beboere på kommunale bosteder med videre tolv kommuner svarede imidlertid at de i to tusind og fjorten ikke havde fastlagt et serviceniveau for socialpædagogisk bistand til ledsagelse til aktiviteter udflugter og ferier jeg var mildest talt bekymret over resultaterne i undersøgelsen for den skabte tvivl om hvorvidt

lever op til deres forpligtelse til at tilbyde pædagogisk ledsagelse så målgruppen har mulighed for at komme ud af bostederne

i år et orienteringsbrev til alle kommuner hvori jeg oplyste om reglerne

pædagogisk ledsagelse for voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og kommunernes forpligtelse på dette område kl har efterfølgende oplyst at

i kontakt med de

og samtlige tolv kommuner har meldt tilbage til kl at alle borgere kommer på ture det kan enten være heldagsture eller

indkøb eller kortere ture i naturen ligesom alle kommuner

er ledsagelse til aktiviteter hertil kommer at vi i forbindelse med satspuljen for to tusind og femten som enhedslisten jo står uden for har afsat ni og tredive million kroner over tre år til en ansøgningspulje

kan søge til udvikling af hvordan de tilbyder ledsagelse og aktiviteter for voksne efter enhedslistens beslutningsforslag skal kommunerne have nye penge for at gennemføre deres forslag økonomien i beslutningsforslaget er underfinansieret og

også gerne begrunde enhedslisten har anslået

den reelle målgruppe er væsentlig større end de cirka fem tusind personer som enhedslisten anslår

hundrede og otte bor der cirka syv tusind otte hundrede personer med psykisk funktionsnedsættelse herudover har enhedslisten vurderet at en tredjedel af udgifterne kan

nye ledsageordninger erstatter ledsagelse som allerede finder sted

da beslutningsforslaget omfatter individuel ledsagelse

personaleforbruget potentielt være væsentlig større end de gældende regler

op til halvdelen af ledsagelsen kan ydes af ufaglært personale og den antagelse er noget tvivlsom

omfatter socialpædagogisk støtte i forbindelse med ledsagelse

klart selvmodsigende på lige præcis det punkt når enhedslisten i økonomivurderingerne i bemærkningerne til beslutningsforslaget

at opgaven kan varetages af ufaglært personale så hænger det på ingen måder sammen med at enhedslisten

andre steder i bemærkningerne til forslaget skriver at målgruppen har behov for særlig kvalificerede ledsagere og uddannet personale til at følge beboerne den samlede udgift kan derfor være væsentlig større end de en hundrede og halvtreds til

som enhedslisten lægger til grund det vurderes endvidere at enhedslistens forslag om finansiering af

staten køber typisk konsulenter til ydelser som

arbejdskraft og hvis der ikke hyres

opgaver også afslutningsvis vil

også tager problemstillingen om målgruppens behov for ledsagelse meget alvorligt og har taget en række initiativer for at holde kommunerne fast på deres

er underfinansieret på den baggrund

den måde som vi har skruet serviceloven sammen på kommunerne har principielt en pligt men der er ikke defineret nogen nedre grænse for hvad det er for en ledsagelse man skal

derfor ser vi en situation hvor der i nogle kommuner

opstår det forhold at for borgere som har udviklingshæmning eller senhjerneskade eller et andet handicap der gør at de har brug for socialpædagogisk bistand

vil vi overlade den beslutning til kommunerne jeg mener at

handler om hvorvidt man som borger har mulighed for at være en del af samfundet

kl spurgt de pågældende kommuner

også som jeg sagde i min tale vendt tilbage

sagt at de tilbyder ledsagelse det synes jeg et eller

man har af rettigheder når man står i den her situation og det er det forhold jeg beder ministeren

forholde sig til vi har jo tilsluttet os fns handicapkonvention som

grundlag at borgere med handicap skal kunne deltage i samfundet på lige fod med med os andre

om muligheden for at kunne deltage i aktiviteter

jo fuldstændig afgørende for at man kan være en del af samfundet så jeg mener egentlig at

hvor lavt man må gå i kommunerne altså hvilke minimumsrettigheder man kan forvente som borger

vil det jo stadig væk være en tillidssag for eksempel om man fik den rettighed med med de femten timer men en anden præmis

at det er kommunerne der ved hvor skoen trykker det er dem som er eksperter

det skal selvfølgelig også tages med med når man når man ser på

så få som muligt fordi alle uanset grad af handicap jo har ret til et liv med indflydelse på egen situation og til aktive til og fravalg det er også årsagen til at venstre

sidst i vores finanslovsforslag til to tusind og femten foreslog at vi gerne vil gøre noget for den her befolkningsgruppe og derfor havde held

i satspuljeforhandlingerne at kæmpe

en god dag en god forhandling en

lang forhandling men det var rigtig nyttigt at vi kom i hus med at der var et beløb at arbejde med for vi synes jo at med puljen på

vil rigtig mange flere handicappede have mulighed for en ledsagelse til arrangementer og

vi havde gerne set at puljen var blevet større det hele handler om prioriteringer

vi kom et rigtig godt stykke ad vejen med den satspulje

forslag her ikke er beregnet grundigt nok

meget meget naturligt

satspuljeforhandlinger derfor mener vi at det skal ligge der og ikke

en andel af pengene og det er jo med satspuljen at det er nogle midlertidige bevillinger som falder bort igen

forstår egentlig ikke hvorfor venstre ikke mere seriøst går ind i at finde en varig løsning som kunne sikre de

som vi må sige er nogle af de svageste vi har i vores samfund en helt basal rettighed nemlig rettigheden til at leve et aktivt liv

handicap eller at handicappet måske er kommet i løbet af livet vi er fuldstændig enige med enhedslisten i og i øvrigt også med resten af

partier går jeg ud fra at når man som menneske med handicap har behov for

ledsagelse skal man selvfølgelig have det det siger sig selv det beslutningsforslag vi behandler i dag handler om en udvidelse af den ledsagelse som borgere med betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan få i henhold til § fem og fyrre og § syv og halvfems i serviceloven udvidelsen består af to elementer

første element handler om at målgruppen foreslås udvidet til også at omfatte udviklingshæmmede senhjerneskadede og andre borgere med betydelige kognitive vanskeligheder det andet element handler om typen af ledsagelse i dag indeholder ledsageordningen i § fem og fyrre og § syv og halvfems ikke socialpædagogisk bistand men udelukkende ledsagelse til aktiviteter som borgeren selv bestemmer indholdet af med beslutningsforslaget foreslås ordningen udvidet til også at omfatte socialpædagogisk ledsagelse når enhedslisten nu

det her beslutningsforslag betyder det så at de borgere som

foreslår at putte ind under ledsageordningen i § fem og fyrre og § syv og halvfems i serviceloven slet ikke

nogen form for ledsagelse nej heldigvis ikke socialpædagogisk ledsagelse er nemlig allerede i dag en kerneydelse som kommunerne skal tilbyde de af deres borgere der måtte have behov for det i stedet for at begynde at indføre mere eller mindre rigide regler mener vi at det er bedre at påpege over for kommunerne hvad det er for nogle forpligtelser de i forvejen har for ifølge § fem og firs i serviceloven har kommunerne allerede en forpligtelse til at tilbyde

ledsagelse til målgruppen for det her beslutningsforslag derfor er vi glade for at socialministeren har mindet kommunerne om deres pligter

gå ind i hele finansieringsdelen af forslaget i stedet vil jeg nøjes med at udtrykke

er glad for at vi i forbindelse med satspuljeaftalen for to tusind og femten har afsat ni og tredive

million kroner over tre år til en ansøgningspulje

ledsagelse og aktiviteter for voksne

at vi har stor sympati for intentionen bag enhedslistens forslag

i alderen tolv til syv og tres år har ifølge servicelovens § fem og fyrre

syv og halvfems ret til femten timers ledsagelse uden for hjemmet om

gælder ikke for udviklingshæmmede senhjerneskadede og andre med betydelige kognitive vanskeligheder der har brug for socialpædagogisk bistand og altså

en særlig kvalificeret ledsager som også kender

at mennesker der af den ene eller den anden grund

og vi kan godt forstå ønsket om at det er en person som også kender ens behov ens ønsker og ens udfordringer en man er tryg ved

personale der er ansat i botilbuddet hvor man bor der er udfordringer på området og det er også nogle af de udfordringer vi gentagne

kommunernes landsforening har den sekstende januar to tusind og fjorten skrevet til landets kommuner at det ikke er tilladt at opkræve betaling hos borgere for at dække udgifter der går til at yde hjælp til socialpædagogisk bistand efter servicelovens § fem og firs skrivelsen er en præcisering af at der ikke er lovhjemmel til at tilbyde tillægsydelser til borgerne

del af landets kommuner har borgerne hidtil i forskelligt omfang betalt

i forbindelse med ferie og udflugter med videre da det her drejer sig om kommunernes serviceniveau er der ofte en række udfordringer i forbindelse med hvilken hjælp man kan få og det afhænger ofte også af hvor man bor ministeriet for børn ligestilling

og sociale forhold har præciseret at der efter serviceloven ikke er noget retskrav på at komme på ferie men at kommunen selv kan vælge om deres serviceniveau indebærer tilbud om pædagogisk ledsagelse på ferie i dansk folkeparti vil vi gerne være med til at finde nogle løsninger det gode er så at

million kroner til aktiviteter og ledsagelse

et stort ønske om at hjælpe den gruppe

dansk folkeparti er derfor indstillet på at vi drøfter dette og finder en holdbar løsning for

målgruppen enhedslisten foreslår at finansieringen skal ske ved at der spares fem procent på statens samlede forbrug af konsulenter samtidig vil vi i dansk

godt opfordre ministeren til at indgå i en dialog med relevante parter for at

udfordringer der er på det her område

udfordringerne ser vi specielt hver sommer og jeg

til sommer igen

følge enhedslistens tanke om at det virker sådan ret

at kræve femten timers ledsagelse per måned for børn fra tolv årsalderen og for voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

man ligesom sikker på at alle får det men lige så meget som det jo giver en ensartethed lige så meget strider det mod et fundamentalt princip for mig

at for at behandle alle ens skal vi behandle hinanden forskelligt for mennesker der er udviklingshæmmede er ikke ens de kan være lige så forskellige som os og derfor synes jeg det giver god mening at reglerne i dag giver fleksible muligheder for at tilrettelægge hjælpen så den passer til den enkelte nogle gange er det

om det tæller mere når vi lægger snittet herinde på christiansborg men kommunalpolitikerne har et lige så stort ansvar som vi har her i folketinget og tingene bliver jo ikke nødvendigvis bedre af

binder pengene på en bestemt måde

at beboere i botilbud får socialpædagogisk ledsagelse til biografture eller fem dages ferie i sommerhus og det er ikke sikkert at en standardiseret ordning ville være bedre for dem så selv om det er besnærende at lægge snittet herinde

mener jeg det er bedre at loven tager højde for at mennesker ikke er ens og at kommunen har mulighed for at tilbyde både kollektiv og individuel pædagogisk ledsagelse det skal være dem der er tæt på der bestemmer hvordan man gør det bedst

selvfølgelig kan kommunen vælge at give mere ledsagelse hvis man synes det er en god idé

med ledsageordningen at man kan vælge at spare den sammen

som fru lotte rod siger

på to måneder eller halvfems timer

det som forslaget går ud på er at sikre

meget ringe mulighed for selv at råbe

kommunerne vælger at skære ned på dem

og vi mener faktisk at det kunne blive svært at sikre pengene allerede inden udgangen af to tusind og femten

det er lidt usikkert hvorvidt den angivne udgift

og vi har har som parti svært ved at støtte forslaget i dets nuværende form

vil jeg sige at det er hverken rimeligt eller retfærdigt at der er så stor forskel på kommunerne hvad angår muligheden for ledsagelse for borgere der har brug for socialpædagogisk ledsagelse i nogle kommuner er serviceniveauet ganske enkelt for ringe at borgere ikke kommer ud fordi kommunen ikke stiller socialpædagogisk ledsagelse til rådighed er selvsagt hverken optimalt eller acceptabelt

skal være holdbar og finansieret

sf anerkender det problem som enhedslisten

med med beslutningsforslaget her gør opmærksom på nemlig at der i flere kommuner er

alt for lavt serviceniveau det er jo en diskussion vi har haft gentagne gange på forskellige områder

socialordførerkredsen og også i denne sal desværre så mener vi ikke at det på det konkrete punkt her

vil være realistisk at finde de i hvert fald to hundrede million kroner til udgangen af to tusind og femten og vi er faktisk

jeg sagde før om det er nok men vi vil meget gerne drøfte

vi håber derfor at enhedslistens forslag kan være startskuddet til en sådan grundig drøftelse både af det kommunale serviceniveau generelt og af modeller for ledsagelse specifikt så vi finder en langsigtet

til femten timers ledsagelse uden for hjemmet på linje med folk i dag som har fysiske funktionsnedsættelser enhedslisten ønsker at gøre dette til en borgerret og angiver at forslaget

i liberal alliance er vi selvfølgelig optaget af at vores svageste medborgere får den hjælp og støtte som de har behov for men vi er betænkelige ved at indføre endnu en borgerret og endnu et retskrav der vil øge de offentlige udgifter hjælpen til den enkelte handicappede skal i dag tilrettelægges efter en konkret vurdering af behov og forudsætninger og som det fremgår af serviceloven skal formålet med indsatsen være at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder og at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt tilbud om samvær aktivitet behandling omsorg og pleje endelig mener vi i liberal alliance at det er de enkelte kommuners ansvar at prioritere under forudsætning af at serviceloven bliver overholdt

ikke altid sådan så kan man være afhængig af at man

et fysisk eller et psykisk handicap og som er i alderen tolv til syv og tres år kan få mindst femten timers ledsagelse uden for hjemmet om måneden men det er også sådan at hvis man

udviklingshæmning eller man er senhjerneskadet eller af anden årsag har brug for socialpædagogisk bistand

man udelukket fra den ordning så skal man typisk i stedet for have hjælp fra det uddannede personale der er på det

at komme ud og for eksempel deltage i sølundfestival eller tage til fødselsdag er så helt afhængig af om bostedet har de ressourcer til at følge

undersøgte kommunernes landsforening jo det her

tilbage i efteråret og undersøgelsen viste at der faktisk var

ikke havde noget serviceniveau på det her område den viste også at var mange kommuner som havde

viser det at der er rigtig god grund til at diskutere hvordan vi sikrer den her gruppe af borgeres rettigheder

andre har hørt fra både borgere pårørende og de pædagoger som arbejder på det her område så sent som i dag fik jeg for eksempel en besked på min facebookside nørgaard som

nitten år der er svært udviklingshæmmet hun skrev at hendes datter har fået tilbudt et

da der kun er to personaler til syv meget svært handicappede

og hun er hun er forståeligt nok bekymret for at hendes datter bliver både ensom og isoleret

er politisk bestemt og hun siger at det mener hun ikke er i orden

socialpædagog nina ægidiussen og hun skrev at hun ikke længere har mulighed for at

hvor man tog ud og spiste julefrokost og købte

for at kunne købe gaver

at sikre nogle helt basale rettigheder nemlig retten til at man i hvert fald som minimum har mindst femten timers ledsagelse om måneden hvis man har behov for socialpædagogisk bistand tanken er selvfølgelig at alle borgere får en mulighed for

man har et handicap som kræver en støtte

sådan at er man udviklingshæmmet eller senhjerneskadet

må vi nok sige at man tilhører

en gruppe i samfundet som er blandt de svageste og som måske også har sværest ved at råbe

vi bør sikre det og jeg synes egentlig også som jeg også sagde i debatten at det ligger i fuldstændig klar forlængelse af den handicapkonvention vi har som netop

af samfundet på lige fod med andre

hvilke økonomiske rammer

er så pressede at de faktisk har meget meget svært ved at prioritere det det bør være en mulighed man har uanset hvor man bor i landet vil det så betyde brugerbetaling for borgerne som ministeren

jo sådan at har man udgifter i forbindelse med sin ledsagelse hvis man for eksempel skal betale en biografbillet for ledsageren

kan man få refunderet op til otte hundrede og syv og tredive kroner om året så der er vist råderum vil man kigge på det gøre det

budgettere med det for to tusind og seksten det handler jo bare om at arbejde det ind i finansloven for det kommende år

at man bruger noget af det personale man har ansat i staten frem for at købe konsulenter udefra som er temmelig meget dyrere jeg tror også man kunne klare sig med lidt færre rapporter end man får i dag jeg synes i hvert fald

vi taler prioritering at det vil være en rigtig fornuftig prioritering i den her sammenhæng jeg synes også det er værd at have med at hvis problemet måske ikke er så stort som det var tidligere som ministeren antyder

så er udgiften måske heller ikke så ubærlig at vi ikke kunne finde en løsning på det jeg synes at både dansk folkeparti og sf har været rigtig konstruktive i den her debat

få den her debat skubbet længere frem jeg synes at fru karina adsbøls forslag var udmærket om at prøve at samle til et møde med alle de aktører som har en andel i det her område det kunne være udviklingshæmmedes landsforbund det kunne være lev

være socialpædagogerne og andre det vil jeg i hvert fald meget gerne deltage i vi er også indstillet på som

fru trine mach lagde op til at kigge på om man kunne kvalificere forslaget yderligere både på den økonomiske del men selvfølgelig også på den indholdsmæssige del det jeg synes er så vigtigt er at vi tager den her problemstilling alvorligt for for mig at

det er en kæmpe kæmpe stor udfordring det er en kæmpe stor potentiel krænkelse af de mennesker som ikke

dem med færre midler ikke kan få nogen ledsagelse men lad os så sige

at man fik en grænse

skulle lave noget tilkøb hvad

man kan tilkøbe sig ekstra rengøring

på det her område til at vi nu har en situation hvor det i hvert fald i nogle sammenhænge er sådan at man bare ikke leverer på det område man

jeg mener vi skal hen er der hvor vi helt oprindeligt havde tanken om at vores hvad skal man sige socialpædagogiske tilbud skulle være

det vi foreslår her er der bliver lagt et absolut minimum for hvor ringe det

er heller ikke tilhænger af brugerbetaling på de her områder jeg mener der er tale om helt basale rettigheder

hvordan vi bedst kan tilgodese alle parter bedst muligt

en stor bankbog også på en eller en

indføres automatisk udbetaling af det årlige tilskud til følgeudgifter på otte hundrede og syv og tredive kroner og så skal retten til ledsagelse for det tredje nedsættes fra tolv år til

og selvstændigt liv som overhovedet muligt men da der er

ufinansierede udgifter forbundet med alle tre elementer i

og da der derudover er elementer som strider imod de oprindelige formål med ledsageordningerne så kan regeringen ikke støtte

der er ufinansierede merudgifter forbundet med alle tre delelementer

også uddybe hvorfor regeringen mener at dele af forslaget ikke harmonerer med formålet med ledsageordninger

kan mennesker med handicap som er visiteret til ledsageordningen spare op til halvfems timer sammen inden for en halv år en øget mulighed for opsparing til anvendelse på en gang vil være i strid med hovedformålet med ledsageordningerne

nemlig tænkt som en hjælp i dagligdagen og til at sikre at børn og unge og voksne for eksempel kan deltage i en lokal fritidsaktivitet deltage i fødselsdage eller få hjælp til at komme en tur i biografen det vil sige aktiviteter som normalt varer et par timer borgeren som er

til ledsagelse har allerede i dag frit valg i forhold til hvordan han eller hun vil bruge ordningen herunder om man vil spare sine timer sammen til en weekend i sommerhus eller tage på festival eller lignende

at den medvirker til at sikre at borgeren skal have en aktiv dagligdag uden for hjemmet og det vil jo ikke kunne lade sig gøre hvis alle timerne

spares sammen til en årlig ferie

forventer vi at en mulighed for at opspare

op til hundrede timer på en år vil føre til at der bruges flere ledsagetimer og derfor vil udgifterne til ordningen stige den forventning bygger på

en mindre undersøgelse af fire kommuners brug af ledsageordningen som

gennemført af socialministeriet sidste år den viste at de gennemsnitlige månedlige timetal timetal for de fleste brugere af ordningen er lavere end femten timer undersøgelsen belyser ikke hvorfor ordningen ikke udnyttes maksimalt men det må antages at være et udtryk for at ikke alle borgere har behov for

femten timers ledsagelse om måneden hvis det bliver muligt at opspare op til en hundrede og firs timer på en år

antages at være flere borgere som vil anvende ordningen i større omfang end i dag da de så for eksempel kan tage på en længere ferie derfor vil det sandsynligvis være forbundet med større udgifter til ordningen at øge muligheden for opsparing af timer udgifterne vil

nemlig både skulle dække ekstra ledsagetimer samt rejse og opholdsudgifter for ledsagerne

også gå over til den del af forslaget om automatisk udbetaling af det årlige tilskud i dag udbetales der efter ansøgning sandsynliggjorte merudgifter til dækning af ledsagerens

befordring og andre aktiviteter der kan maksimalt dækkes op til otte hundrede og syv og tredive kroner per år og enhedslisten vurderer at der vil være en administrativ besparelse ved automatisk at udbetale det årlige beløb til alle uagtet om de er sandsynliggjorte merudgifter eller ej og uanset om der er søgt herom eller ej der vil muligvis være en administrativ besparelse hvis sådan en automatisk udbetaling indføres men den automatiske udbetaling vil samtidig med stor sandsynlighed medføre en overkompensation af nogle borgere da ikke alle med ledsageordninger modtager tilskud i dag der er nemlig ledsageaktiviteter som ikke koster noget for eksempel en tur i skoven eller hjælp til at få handlet ind

det sidste element i forslaget om sænkningen af aldersgrænsen mit ministerium har i forbindelse med besvarelsen af

et almindelig del spørgsmål vurderet at sænkningen af aldersgrænsen fra tolv år til syv år vil komme til at koste

i forslaget beskriver enhedslisten de to million kroner som beskedne ekstraomkostninger og det er måske

men pengene skal jo i givet fald findes og enhedslisten har ikke peget på hvor pengene skal findes derudover vil jeg også gerne sætte spørgsmålstegn for eksempel

i syv års alderen vil være trygge ved og have lyst til at blive ledsaget af en person som ikke er nærtstående i dag er målet med ordningen at

der ledsager dem eller i øvrigt administrerer ordningen for dem

kunne lave et ungdomsliv uden at familien skal være med på sidelinjen det samme synes jeg ikke gør sig gældende for målgruppen af børn

tænker således at det er familien eller andre nærtstående som skal yde den nødvendige ledsagelse til denne gruppe ligesom det gør sig gældende for børn uden handicap derudover skal aktiviteterne

i dag være efter eget valg den præmis tvivler jeg på

elleve årige til sidst vil jeg gerne understrege at det er meget vigtigt for regeringen at mennesker med handicap har mulighed for at leve så aktivt

men igen da der er ufinansierede udgifter forbundet med alle tre elementer i forslaget og da der derudover er elementer som strider mod hovedformålet med ledsageordningen

simpelt hen ikke enig i den udlægning jeg tror i høj grad at børn imellem syv og elleve år også

for eksempel at kunne tage med en legekammerat uden forældrene er med

det gør alle andre børn i den alder i meget høj grad og det konsekvensen er for de her børn når de ikke har samme mulighed er at de starter deres skoletilværelse som isolerede i forhold til de andre for konsekvensen bliver at de ikke kommer af sted på samme måde så jeg er med på at vi mangler at finde pengene til det

af et fremmed menneske er på ingen måde optimalt

er virkelig uenig og ja

set er svar nok jeg er meget meget uenig

at være i et frirum hvor dine forældre ikke er med hele tiden

en henvendelse i dag fra en mor som har en datter på syv år med autisme som beskrev at hun slet ikke havde tænkt tanken og at det var helt befriende tanke at kunne tænke at hendes datter også kunne deltage i nogle af de aktiviteter som de i dag ikke kan være med til fordi forældrene ikke lige kan tage fri for kunne deltage i en familiefødselsdag som måske ligger lige efter skole

områder der berøres det er både ulf og det er

drøftet situationen og vi har en imødekommenhed i forhold til deres

beskrivelse af problemstillingerne men når så det her forslag ligger

undrer det jo såre at der ikke er lavet en tilbundsgående

er det en blandet landhandel altså enhedslisten ønsker at man skal kunne spare en hundrede og firs ledsagetimer sammen og

have mulighed for at komme ud at rejse

det er spændende besnærende problemet er bare vil det sige at man skal sidde hjemme og vente

og så kan man tage sådan et centimetermål og klippe en

går for at være sikker på at man nu har talt rigtigt og så kan man så endelig komme ud at rejse det synes jeg er en trist måde at se på det på

behov ja siger enhedslisten for at de syv

vil jeg sige at i min søns klasse havde vi også en dejlig dreng der havde brug for ledsagelse og han havde absolut

mest glæde af at det var hans egen familie der var med ham når vi havde børnefødselsdagene og det fungerede

hundrede procent fantastisk

måske kun er et enkelt eksempel men men jeg tror altså at vi har flest af familieeksemplerne kontra at nogle enkelte så har et behov det tror jeg altså også på at kommunerne i samarbejde med en

at finde en løsning på så jeg har det altså sådan nu at eftersom der ikke er en præcis

økonomisk konsekvensberegning på beslutningsforslaget at

i en forhandling i satspuljen fordi det er noget med penge det

så skal vi over i satspuljen og have de drøftelser om det her

jeg skal kalde det men det her ønske vil jeg så sige

en klarere formulering fra enhedslisten og så længe den ikke er der

komme af sted på en uges ferie

lægger op til er at give borgerne den mulighed for at de godt kan skrabe nogle flere af de timer sammen de allerede har ret til i forvejen så de kan tage

som ellers slår sig op på at være et parti der går ind for frihed slet ikke kan se den kæmpefordel det vil være for borgerne at kunne få den valgmulighed

så stille mit spørgsmål

kommunen en krone og dermed har man stadig væk sin fulde bog med femten timer i den måned jeg synes vi

skal passe på med at fastlåse os jeg tror vi skal til at tænke meget mere spændende og meget mere bredt

mennesker med handicap skal have de samme muligheder for at realisere deres potentiale som alle mulige andre det drejer sig om nogle af de mennesker der har mest brug for hjælp fra fællesskabet og derfor har vi selvfølgelig også en særlig stor forpligtelse til at sørge for at de får hjælp vi er dermed helt enige i intentionen bag beslutningsforslaget nemlig at mennesker med handicap skal have den ledsagelse de har behov for det er blandt andet derfor vi så sent som i efteråret i satspuljeforhandlingerne har afsat knap fyrre million kroner til en pulje som kommunerne kan ansøge til at iværksætte udbedre og afprøve initiativer som er rettet mod netop samvær og aktiviteter for mennesker med handicap men lad mig nu gå over til det konkrete beslutningsforslag

indeholder tre dele for det første skal det være muligt at spare ledsagetimer op i et helt år modsat de seks måneder som det er i dag for det andet

det årlige tilskud til følgeudgifter på otte hundrede og syv og tredive kroner udbetales automatisk

til ledsagelse sænkes fra tolv til syv år jeg vil ikke her gentage de indvendinger i forhold til økonomien i forslaget som ministeren allerede har fremført i stedet vil

bemærkninger til forslagets første del om opsparing vi deler ministerens bekymring om at en udvidelse af opsparingsmuligheden risikerer at gå imod det formål som der er med ledsageordningerne i

syv og halvfems i serviceloven ledsagelse er tænkt som en hjælp i dagligdagen ikke på ferier hvis man har behov for hjælp på ferier og mennesker med handicap skal selvfølgelig også have mulighed for at tage på ferie så skal man have det ifølge udlandsbekendtgørelsen hvis vi laver et system hvor man i stedet sparer sin hverdagsledsagelse sammen til en ferie så risikerer vi at man ikke har mere ledsagelse tilbage i hverdagen og det er jo ikke hensigtsmæssigt så selv om vi deler intentionen bag forslaget

ledsageordningen for unge mellem seksten og atten år som på grund af betydelig

fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene til også at omfatte børn og unge mellem tolv og femten år det gjorde vi netop med det formål

at give børn og unge inden for målgruppen mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter uden for hjemmet uden altid at skulle bede deres forældre om hjælp hvorved de fik øgede muligheder for at leve et ungdomsliv

forslag vi vedtog havde det formål at

medvirke til inklusionen i samfundet af børn og unge med nedsat funktionsevne

og uafhængige af hjælp fra deres forældre

hvordan vi finder endnu bedre løsninger

midler til en handicappolitisk tænketank ifølge planen

tænketankens arbejde munde ud i en strategi for hvordan inklusionen af mennesker med handicap kan fremmes gennem nye bæredygtige og langtidsholdbare alliancer og samarbejder mellem og omkring civilsamfundets aktører jeg ved ikke hvor langt arbejdet er nu da det

udsat men det er jo også interessant at se hvad der kommer ud af det i dansk folkeparti finder vi det vigtigt at

på området inddrages og også kan være med til at prioritere hvordan de midler der er bliver brugt på handicapområdet og hvordan de bedst muligt kan anvendes der står i beslutningsforslaget at der ingen udgifter er forbundet med at gøre opsparingsreglerne ledsageordningen mere fleksible end tilfældet er i dag

formodentlig også vil være en besparelse at hente ved at udbetale det særlige tilskud til ledsageordningen automatisk forud og årligt frem for at bruge ressourcer på dyr individuel sagsbehandling det synes vi jo i dansk folkeparti lyder rigtig spændende

de samlede offentlige udgifter til at give børn ned til syv år adgang til ledsageordningen vurderes

det skulle måske være muligt at vi kunne finde nogle fælles løsninger hvis det er det det koster vi vil i hvert fald gerne være

finde nogle løsninger på området men jeg må bare sige at det jeg hører

området er at ministeren er svær at komme i kontakt med

ministeren og ja også også vi finder en god løsning på området

ledsagelse så vi ser frem til udvalgsbehandlingen

strider mod det oprindelige formål med ledsageordningen og for det andet koster penge som enhedslisten ikke har jeg tror på et

deltagersamfund hvor alle skal have mulighed for at bidrage og hvor vi helt grundlæggende tager ansvar ved at kan man selv

forskellige liberale stemmer inden i mig på det her

have lov til at bruge tiden som de selv synes men på den anden side

skal man selv og hele ideen med ledsageordningen er jo at hjælpe dem som ikke kan selv i hverdagen ordningen er jo en hjælp i dagligdagen til at sikre at børn og unge og voksne kan deltage i en lokal fritidsaktivitet komme til fødselsdag eller tage i biografen ordningen skal give de her mennesker en aktiv dagligdag uden for hjemmet og det kan den jo ikke hvis man sparer alle timerne sammen til en årlig ferie så ryger ideen med at det er en del af hverdagen derfor synes jeg at snittet ligger rigtigt med at man i dag godt kan spare nogle af timerne sammen men ikke dem alle sammen i dag er det jo også sådan at det ikke er alle der bruger alle de timer de kan få og derfor er det her også et spørgsmål om penge mener vi at vi bedst bruger flere penge på ferie eller vil vi hellere bruge pengene på dem der reelt har mest brug for hjælp så vil jeg hellere det sidste

en ordning der gør det muligt for borgere med handicap at gå til fodboldkampe koncerter eller en tur i biografen

vil det være muligt for disse borgere at spare op

for eksempel gør det muligt at tage på ferie med en ledsager noget vi andre tager for givet og noget der selvfølgelig

for denne gruppe af borgere alt andet er i sfs øjne hverken fair eller retfærdigt

ikke fair i sfs øjne at den syv årige med handicap ikke har de samme muligheder for fritidsaktiviteter som den jævnaldrende legekammerat uden et handicap begge har ret til et fritidsliv med plads til børnefødselsdage fodboldtræning legeaftaler eller andet også uden at det sker til belastning for forældrene

vigtigt at understrege at en ledsageordning for børn selvfølgelig ikke skal bruges som en børnepasningsordning men børn bør have de samme rettigheder uanset

er vi tilhængere af et system hvor borgeren ikke mødes med masser af unødigt bureaukrati og mistænkeliggørelse og derfor synes vi at ideen om automatisk udbetaling af ledsagertilskud er en god idé vi mener dog også at det er nødvendigt med en eller anden form for kontrol det er jo vores alle sammens penge

men vi støtter den her del af forslaget fordi vi synes det lyder klogt

prøve at minimere bureaukratiet samtidig vil vi også gerne lægge op til en drøftelse af ordningen for at sikre at den skrues sammen på en måde så pengene bliver brugt på dem der har brug for dem og ikke andre steder til sidst vil jeg gerne rose enhedslisten for også med det her beslutningsforslag at sætte fokus på en gruppe af borgere der ellers har svært ved at råbe højt i samfundet og gøre deres

hundrede og firs timer sammen med henblik på samlet anvendelse at det særlige tilskud til udgifter vedrørende ledsager udbetales automatisk og forud en gang om året og at aldersgrænsen for ret til ledsagelse nedsættes fra tolv

at der er behov for at se på ledsageordningen

er alt for meget bureaukrati knyttet til tildeling administration og udbetaling ligesom muligheden for at kunne opspare timerne klart burde smidiggøres det giver med andre ord god mening at man kan spare timer op så de kan anvendes til større arrangementer eller rejser det giver også mening at man i højere grad tillader udbetaling af tildelte godtgørelser automatisk uden dokumentation for afholdte udgifter da omkostningerne til administration ikke står i relation til udgifternes størrelse det giver desuden mere fleksibilitet for den enkelte og mindre bureaukrati om det er nødvendigt at sænke aldersgrænsen er et mere åbent spørgsmål som det fremgår af svar

er behovet for at nedsætte aldersgrænsen ikke undersøgt og det er uafklaret om især de mindste børn i denne aldersgruppe vil have gavn af en ledsageordning fordi de formodentlig kun vil være trygge ved ledsagelse af familiemedlemmer eller andre der kender dem godt vores primære anke er imidlertid at vi ikke har overblik over kommunernes forskellige praksis på området vi ser gerne en bedre forberedelse så vi kan lade os inspirere af de bedste kommuner vi har også behov for at se på finansieringen og få overblik over hvilke besparelser der ligger i en mindre bureaukratisk administration liberal alliance vil derfor hen over sommeren arbejde videre med problemstillingen og eventuelt vende tilbage med

eget forslag i den nye folketingssamling

ledsager og se på om de skal udbetales automatisk da den nuværende ordning koster alt for meget i administrativt bøvl

så ikke nødvendigvis enige i det sidste punkt i forslaget nemlig det med at sætte aldersgrænsen for ret til ledsager ned fra de nuværende tolv år til syv år

muligt at aldersgrænsen skal sættes ned men syv årige er meget unge

ikke overbevist om at det er det rigtige at gøre man kunne måske starte med at sætte aldersgrænsen ned til ti år

sine ledsagelsestimer op så man i alt kan spare hundrede og firs timer sammen ministeren mener at det strider mod ordningens intention det er meget uenig i hele ordningens intention er for mig

en frihed så de også kan deltage i samfundet som de vil om det er

en facon der handler om at gå til fodboldkamp eller gå i biografen eller det handler om at komme på den ferie man måske aldrig har været på

det politikerne der har bestemt at det kan man ikke så lad os da give borgerne den fleksibilitet og bruge de timer som de i forvejen har

smidig måde end det er tilfældet i dag for det andet foreslår vi en forenkling af udbetalingen af det ledsagertilskud man får jeg er glad for at høre at der

udlæg for en biografbillet det kan være et udlæg for en indgang til en fodboldkamp

skal kommunen altså behandle om det her nu er rigtigt og man skal dokumentere om udgifterne nu er korrekt afholdt og så videre samlet set kan beløbet komme op på otte hundrede og syv og tredive kroner om året det er min påstand at for langt de fleste som bruger ledsageordningen

set ikke bekymret for at vi udbetaler en masse penge til folk som aldrig skulle have haft dem

temmelig bekymret for at vi bruger en masse penge på administration på et område hvor det ikke giver mening at gøre det det sidste punkt

spørgsmål der handler om at sænke aldersgrænsen for at kunne få ledsagelse helt ned til syv år i dag er det sådan at man skal være tolv år for at kunne få ret til ledsagelse tidligere var den faktisk femten år vi har så sænket den en smule

i fritidsklubber går til spejder eller andre ting hvor deres forældre ikke er med hvis forældrene skal kunne være der for at kunne hjælpe børnene til for eksempel at kunne komme på toilettet til

forældrene har jo som regel et arbejde de skal kunne passe

synes jeg at det vil give rigtig god mening at give børn fra syv år muligheden for også ligesom deres jævnaldrende indimellem at kunne gøre nogle ting

råderum der er i dag på femten timer men selv små ting kan jo være helt afgørende for at de bliver en del af det sociale fællesskab i den klasse de går i jeg fik som jeg sagde i debatten i dag en mail fra en mor der hedder trine christiansen

havde læst om forslaget og som har en datter på syv år som lider af autisme

lade sig gøre for hendes datter at kunne deltage i for eksempel en børnefødselsdag som ligger umiddelbart efter skoletid eller i skoletiden det kan hun ikke i dag

omkring to en halv million kroner ifølge ministeriet selv

derfor er jeg selvfølgelig fuldstændig indforstået med at det jo ville kræve at vi finder en løsning sammen jeg synes at dansk folkepartis ordførers indstilling var den helt rette nemlig at det tror jeg

det er ikke så lang tid siden at vi har siddet alle folketingets partier og forhandlet om en helt akut

situation i sundhedsstyrelsen hvor det lykkedes os at finde temmelig mange penge til at kunne gennemføre et varigt løft af sundhedsstyrelsen ved sammen at kigge kreativt på hvordan vi bruger de penge vi har

os sammen kigger ministeriets budgetter igennem

på det her område så er to en halv million kroner jo ikke et beløb som er uden for rækkevidde derfor vil jeg

opfordre til at det er den vej

kan støtte enten hele eller dele af forslaget egentlig foreslå at vi arbejder videre med det som en beretning og ser hvor langt vi kan komme og så er det jo sådan

og få et flertal bag det så det håber jeg da at man vil gøre

for forslaget er at klare regler skal give borgerne en bedre retssikkerhed og at der kunne opnås en mere ensartet praksis på området reglerne er indrettet som de er i dag fordi et bredt flertal i folketinget har ønsket at målrette ydelserne til de borgere der har størst behov for hjælp til forsørgelse der skelnes mellem enlige på den ene side og samlevende eller gifte på den anden side i forhold til en række sociale ydelser det skyldes at der er økonomiske fordele ved at være to om at dele de faste udgifter og at en samlevers eller ægtefælles indkomst har betydning når man skal målrette ydelserne til de borgere der har størst behov efter min opfattelse er det helt rimeligt at enlige behandles anderledes end gifte og samlevende det er ikke muligt efter rent objektive

at fastslå hvornår man er samlevende eller har de samme fordele som gifte derfor er reglerne udformet sådan at myndighederne kan udøve et konkret skøn det klare udgangspunkt er at man betragtes som samlevende hvis man bor sammen og kan indgå ægteskab og at man betragtes som enlig hvis man bor hver for sig for langt hovedparten af de borgere der modtager de her ydelser er der da heller

hvorvidt de er enlige eller samlevende men i nogle

bopælsregistrering så jeg ved godt at enhedslisten mener at vi kan supplere med at kontrollere for for eksempel hvor meget strøm og vand de bruger men så ender vi jo igen med at skulle skønne over

hvornår de faktiske forhold viser at der er tale om

et samliv som reglerne er udformet skal myndighederne se på om parterne har fælles husførelse

de har de samme økonomiske og praktiske fordele som gifte og samlevende har reglerne er derfor ikke til hinder for at en enlig har en kæreste eller at fraskilte forældre har et godt samarbejde om deres børn som både ankestyrelsens afgørelser og ministeriets pjece viser skal der ganske meget til før to personer personer der bor hver for sig skal betragtes som samlevende borgerne skal derfor ikke frygte at miste deres ydelse bare fordi de her socialt samvær med andre eller har et godt samarbejde om børnene det er altid nemt at stille krav om flere regler og ændrede regler men en ændring af reglerne med udgangspunkt i for eksempel ældre sagens forslag om en forenkling af reglerne fjerner ikke behovet for kontrol og risikoen for

en forskel i praksis ældre sagen

foreslår at samliv defineres på grundlag af objektivt konstaterbare forhold som for eksempel folkeregisteradresse faste udgifter i form af husleje varme eller lignende men det vil betyde at kontrollen bare vil blive flyttet over på folkeregistrering i stedet for og det er i høj grad bopælsadresse der snydes med enhedslisten mener at lovforslaget l en hundrede og fyrre der

områder til udbetaling danmark dels giver udbetaling danmark mulighed for at foretage registersamkøring på på kommunale ydelsesområder øger behovet for at få klare regler om enlige og samlevende det lovforslag der blev vedtaget den enogtyvende april af et bredt flertal i folketinget ændrer slet ikke på definitionen af

hvornår man skal anses for at være enlig eller samlevende til gengæld har vi med denne lovændring gjort det muligt for udbetaling danmark og kommunerne at have tættere og forpligtende samarbejde om kontrollen med sociale ydelser

givet udbetaling danmark og kommunerne mulighed for at udveksle de nødvendige oplysninger for afgørelser vedrørende den samme borger hvis den

anden myndighed skal træffe en lignende afgørelse for eksempel om borgeren er reelt enlig dette skal sikre at udbetaling danmark og kommunerne har mulighed for at foretage deres egen individuelle vurdering af sagen på det bedst mulige og mest oplyste grundlag hvilket i sidste ende vil føre til en større grad af ensartethed da sagerne vil blive afgjort ud fra de samme dokumentationsgrundlag

til at kunne bestemme om de skal have en højere ydelse selv om alle andre forhold viser at parterne skal betragtes som samlevende

overbevist om at udbetaling danmark og deres samarbejde med kommunerne vil

medvirke til at sikre en mere ensartet praksis og mere ensartet vejledning til borgerne ministeriet har samtidig

et løbende samarbejde med udbetaling danmark hvor der generelt er fokus på at forenkle regler og gøre dem mere objektive i den sammenhæng vil vi også se på muligheden for at justere grundlaget for at vurdere om ydelsesmodtagerne er enlige eller ej regeringens opfattelse er at der er behov for at myndighederne kan udøve et konkret skøn i forbindelse med vurderingen af om en borger er enlig eller samlevende så vi sikrer at de sociale ydelser går til de personer der har størst behov regeringen kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget og det indstilles at b

tredje og sidste spørgsmål er kan ministeren bekræfte at hvis borgeren henvender sig til kommunen for at få at vide hvad det vil sige at leve i et ægteskabslignende forhold så kan borgeren ikke få det oplyst

om man kan lide det eller ej at der er nogle mennesker der snyder

så er der selvfølgelig nogle vanskeligheder med med hensyn til i

derfor må det være et skøn for den enkelte kommune og det er også der hvor man kan få de oplysninger der

om regler fungerer efter hensigten og naturligvis også klar til at tage debatten om at definere det at være reelt enlig

ikke enige i at en stramning af definitionerne er hensigtsmæssigt

forslagsstillerne fremhæver bla at den kontrol der finder sted ud fra de gældende kriterier for samliv i værste fald kan føre til krænkende oplevelser for borgeren at borgeren kan føle sig beskyldt for socialt bedrageri i venstre er vi af den holdning at socialt bedrageri skal bekæmpes det er helt grundlæggende for tilliden til den fælles offentlige velfærd at snyd ikke tolereres det kræver alt andet lige at vi fører en vis kontrol en kontrol der i nogle få tilfælde kan opfattes grænseoverskridende for det enkelte individ men samtidig også en kontrol som er meget vigtig når det handler om ydelser betalt af den store fællesskabskasse i den sammenhæng vil jeg mene at en stramning af definitionerne kun gør det mere besværligt at være borger for når forslagsstillerne vil have objektive regler til brug for kommunernes vurderinger lyder det en smule firkantet

lader det sig simpelt hen ikke gøre at lave simple kasser til vurdering af om en person reelt er enlig forsørger eller enlig pensionist

gudskelov for det for der skal være plads til den forskellighed derfor er det også nødvendigt at de regler som sagsbehandlere skal vurdere borgeren ud fra efterlader et rum til skøn

derudover vil jeg også understrege at vi i venstre har stor tillid til at den enkelte kommune løfter kontrolopgaven

vurdering af hvornår en person er enlig forsørger eller enlig pensionist på bedst mulig vis vi er grundlæggende imod ideen om at

sige at

ja undskyld holde sig inden for reglerne

kommunens opgave eller vores opgave som folketing at vi decideret rådgiver

hvordan man skal kreere sit liv

blandt andet ved at snage i borgerens privatliv og borgerens seksualliv og hvad der ellers foregår omkring hele det her spørgsmål mit spørgsmål

i overensstemmelse med principperne i en retsstat som vi ellers normalt hylder at borgerne skal vide hvad loven betyder helt konkret

straffeloven sådan er det i alle mulige andre forhold hvorfor skal der så ikke være den fornødne klarhed når vi taler om

for kort tid siden havde vi jo blandt andet et lovforslag fra den samme minister hernede i salen

bortadoption uden samtykke hvor der også blev efterspurgt blandt andet fra spørgerens eget parti om man kunne lave fuldstændig firkantede og præcise regler for hvad der skulle være til for at få tvangsfjernet et

og nej det kan man jo ikke

i venstre er vi af den overbevisning at det skøn også meget ofte vil kunne komme borgeren til gode hvorimod

rigide regler herinde vil vi også af fiskale hensyn være nødt til at

betyder at man som forsørger eller pensionist kan få mere hjælp hvis man er enlig

hvis man er gift eller samboende det synes vi socialdemokrater er rimeligt og det er også afspejlet i lovgivningen men det betyder jo selvfølgelig ikke at man som enlig pensionist skal straffes økonomisk for at have en god ven eller en kæreste

og det betyder heller ikke at man som

der ikke længere bor sammen med barnets far ikke skulle kunne have et godt samarbejde med ham uden at blive mistænkeliggjort der skal være plads til at man kan indrette sit liv på mange forskellige måder og derfor skal der i vores lovgivning også være plads til

kan laves en konkret og individuel vurdering samtidig er vi som politikere i et velfærdssamfund med en høj grad af omfordeling forpligtet til at sørge for at fællesskabets midler bliver brugt på den bedste måde ellers risikerer vi at befolkningens opbakning til vores samfundsmodel over tid forsvinder når vi taler om sociale ydelser betyder det at vi selvfølgelig skal gøre vores yderste for at sikre at fejl i udbetaling og socialt bedrageri bliver holdt på så lavt et niveau som muligt beslutningsforslaget som vi behandler her i dag går ud på at der skal opsættes objektive regler for hvornår man er

forslaget er begrundet med hensynet til borgernes retssikkerhed hvilket selvfølgelig er et meget væsentligt element

det kan der ikke herske to meninger om men forslaget har den svaghed at

baserer sig en tro på at man kan skabe et system hvor der ikke er behov for skøn og vurderinger et system hvor alle mennesker og alle menneskelige relationer passer ned i systemets kasser men et sådant system findes næppe der vil altid være behov for konkrete vurderinger for eksempel af hvad der er et ægteskabslignende forhold og hvad der ikke er når man lovgiver ud fra principper om at det er de mest trængende der skal have mest hjælp

derfor er de nuværende regler også indrettet på en måde så der er plads til at foretage en konkret vurdering i de tilfælde hvor det er nødvendigt udgangspunktet er at man er samlevende hvis man bor sammen og omvendt at man er enlig hvis man bor hver for sig men hvis man reelt bor sammen men stadig har forskellig folkeregisteradresse kan det blive nødvendigt med et skøn

ikke ved at ved at gøre folkeregisteradresse eller ej til det springende punkt for hvornår bliver man set som samboende som forslaget lægger op til det

til at udbetale højere ydelser til et par bare fordi den ene har valgt at have bopæl i for eksempel et sommerhus det mener vi socialdemokrater ikke man skal

bor sammen og her vil det

være nødvendigt med et skøn det betyder selvfølgelig ikke at reglerne ikke skal være så tydelige som muligt og det er vores forventning at samarbejdet mellem kommunerne og udbetaling danmark vil bidrage til en mere ensartet praksis og en mere ensartet vejledning til borgerne afslutningsvis vil jeg sige at selv om vi finder intentionerne bag forslaget sympatiske støtter socialdemokraterne ikke det her forslag af de grunde

den økonomiske fordel

til sin bolig det er helt afgørende derfor har alle de der sammenligninger med sommerhuse og alt muligt

at borgerne når de henvender sig til kommunen

med den lovgivning vi har med at gøre her

passe til dem der lever perfekt efter reglerne og dem der forsøger at smutte udenom

man reelt er samboende eller ej

den fleksibilitet i den lovgivning som som der er nu og den synes jeg er dækkende

selvfølgelig det her nærmere og får fastlagt en praksis

afskaffe det her begreb ægteskabslignende forhold og i stedet indføre nogle klare og objektive kriterier så borgerne vidste hvad de havde at holde sig til og så det var langt nemmere for kommunerne at kontrollere og sådan at man kunne sikre sig at man fik en langt mere ensartet praksis ude i kommunerne

for det her så det er jo kun fordi man insisterer på at bevare det her fuldstændig diffuse begreb og jeg spørger igen synes ordføreren det er betryggende for retssikkerheden at borgerne ikke kan få at vide

om man er reelt enlig eller ej

de ydelser man modtager efter om man er det ene eller

i forhold til hvordan man gjorde tidligere og det gør bla

at det er et relevant spørgsmål som enhedslisten stiller men man kan ikke tror jeg

kommer til at lyde lidt som om vi vi skal jagte

om man snyder før man kommer til det det er også nødt til at være en del af vurderingen hvor store transaktionsomkostninger vi som samfund vil bære for at afsløre et eventuelt snyd altså hvor mange ressourcer vi vil bruge på et kontrolapparat for at sikre mod snyd samtidig med at vi jo godt ved det har alle ordførere indtil nu også bekræftet

vil kunne skabes et system der et hundrede

sikrer mod at nogle får noget de måske ikke var berettiget til

at vi i den sammenhæng kan få en hjælp fra den seneste lovgivning om udbetaling danmark jeg ved godt at enhedslisten ikke var specielt begejstret for det men det åbner muligheden for at lave de såkaldte undringslister hvor man ved at samkøre registre kan konstatere om der for eksempel bor syv enlige mænd i samme lille kælderværelse jeg tror faktisk vi kan få skabt en meget effektiv kontrol med lave omkostninger på den måde

sagsbehandlingen som udgangspunkt skulle være baseret på en objektiv datasamkøring

mistænkeligt i det bør vi måske have tillid til borgerne

forslaget fra ældre sagen der handler om at

kontrollere om man som enlig reelt har en bolig reelt betaler for el og vand og varme og øvrige omkostninger ved at have den bolig så kan det godt være at man bruger tid sammen med en anden indimellem men hvor er så lige den økonomiske gevinst ved at gøre det med hensyn til at snyde vi er nødt til at skabe en anden udvikling end den der er undervejs lige nu hvor ældre enlige kan være bange for at hjælpe hinanden de

blive beskyldt for ikke at være enlige hvis vi ikke længere tør hjælpe hinanden bliver vi et meget meget dyrere samfund vi skal stile efter et system hvor der er passende stor risiko selvfølgelig for at blive taget hvis man bevidst snyder men hvor man roligt kan være hjælpsom og kan spise sammen flere gange om ugen uden man skal

jeg fik for ganske nylig en e mail fra en gammel mand over firs han var en del af et par eller nu skal

mennesker der er blevet skilt for over tyve år siden de har fælles børn de har fælles børnebørn de har hver deres reelle bolig de betaler husleje vand og varme og så videre i rimeligt omfang og ja de ses meget de spiser tit sammen de bruger tid sammen med deres børn og børnebørn de er bekymrede for de oplever at de bliver mistænkeliggjort de oplever at de skal svare på spørgsmål om deres samliv som man reelt ikke burde stille dem de burde ikke være bekymrede vi burde som samfund være glade for at de kan finde ud af det at de kan hjælpe hinanden med ikke at være ensomme derfor håber jeg at vi i et

mod klarere enklere regler så man rent faktisk ved hvad man har at rette sig efter som borger

at ordføreren gerne vil arbejde videre med det princip som vi foreslår og som jo bygger på ældre sagens forslag vi skal ikke tage æren for noget vi ikke selv har fundet på vi synes bare det forslag var rimelig enkelt og klart og indlysende

vi arbejder i samme retning eller hvad der egentlig lå i ordførerens konklusion på

som kan gøre det enklere og som kan gøre det trygt for dem der kommer op

ikke være bekendt at have et system hvor man rent faktisk ikke kan få svar på om den måde man lever på er i orden eller ikke

hvis der var helt præcise regler men det er jo lige præcis den slags præcise regler som har det med at gøre tingene rigtig besværlige og bureaukratiske

venstres ordfører også var inde på det giver i mine øjne god mening at der er forskel på hvad man får i ydelse alt efter om man er enlig eller

udgangspunktet er som flere andre også har været inde på at man er samlevende hvis man bor sammen og at man er enlig hvis man bor hver for sig i de fleste tilfælde er der ikke så meget at være i tvivl om men i nogle enkelte tilfælde vil der være tale om et konkret og til tider vanskeligt skøn ud fra mange faktiske forhold i sagen det gælder jo især de tilfælde hvor det tyder på at to personer reelt bor sammen uden at være registreret på samme folkeregisteradresse

har end sådan som reglerne er i dag

reglerne ikke er perfekte i dag

at overføre det begreb også til al mulig anden lovgivning for ellers duer det jo ikke

have ordføreren til at svare på og så også det

at man er nødt til at skønne med de regler vi har nu er at man stædigt holder fast i et fuldstændig forældet og tåget og diffust begreb som ingen kan eller vil definere

begrebet ægteskabslignende forhold

er årsagen til at man er nødt til at skønne

eller uden for reglerne derfor er vores argument også at

det ikke er perfekt i dag men vi mener ikke at enhedslistens forslag løser det og

bange fordi de er usikre på reglerne selvfølgelig skal det være klart og tydeligt at man gerne må gå i biografen spise middag med venner og kærester uden at det skal have betydning for forsørgelsesgrundlaget folk skal ikke frygte for at miste deres forsørgelsesgrundlag uden grund og jeg ser enhedslistens forslag som en god mulighed for at drøfte hvordan det offentlige system og dets regler kan blive bedre

nok kræver velfærdsstaten at vi har hånd i hanke med hvordan vores fælles penge anvendes og fordeles og ud fra hvilke kriterier

overvåget så klarhed i regelsæt handler også om borgernes rettigheder og tryghed tydelige regler var også vigtigt for sf da vi forhandlede forslaget for et par år siden og det er også vigtigt for sf i dag i to tusind og tretten stemte vi imod

i samarbejde regering vi da sad i nedsatte en tværministeriel arbejdsgruppe som netop skulle udarbejde en vejledning og en praksis for myndighedernes vurdering af enlige kontra samlevende så ret og pligt kunne blive tydeligere for folk

borgerne stadig ikke kan få klar besked hos deres kommune om hvad de skal gøre for at overholde loven det duer jo ikke

hvorvidt det er vejledningerne der ikke har virket og

er det går galt det kunne vi måske godt tænke os mere klarhed over

hvordan man løser det eventuelle problem så må vi se på om det

bedre til at formidle regler til borgere eller om det er med støtte fra ministeriet man kan gøre det klarere eller om der rent faktisk er brug for lovændringer som enhedslisten foreslår hvis det bliver relevant at præcisere reglerne

det afgørende at en ny definition af enlige laves grundigt

og kan formidles klart til borgerne jeg synes umiddelbart at den formulering som ældre sagen har udarbejdet og som enhedslisten også foreslår

indeholder en del uklarheder for eksempel almindelige forbrugsgoder er det mere klart for sagsbehandlere og involverede borgere end hvad ægteskabslignende forhold betyder

ikke sikker på det er jo ikke et enten eller men vi mener i sf at det er vanskeligt og det skal vi selvfølgelig holde os for øje

mere faglig vurdering af om den her definition er bedre end den nuværende og

rejser problemet men vi har brug for mere viden om vejledningen og det der er sket efter at man har lavet den

bliver formidlet i kommunerne inden vi kan beslutte os for at stemme for forslaget vi vil gerne

gode nok men at der ligger et arbejde med

præciseret tingene og den opgave ligger formentlig ude i kommunerne

så derfor tror jeg nok sådan vil det være at der kan være

lovarbejde for eksempel spørgsmålet om hvordan

forbrugsgoder men det vil jo stadig væk være noget helt objektivt der kan slås fast og beskrives i loven hvis der er behov for det jeg sætter da også pris på at ordføreren vil have noget mere viden inden man tager stilling det er fint nok men jeg vil bare lige minde ordføreren om at vi

fået klar besked fra et flertal af partierne

lave om på reglerne når det drejer sig om ægteskabslignende forhold man vil fastholde et fuldstændig diffust begreb og det er jo det begreb der skaber problemerne så derfor synes jeg da godt at ordføreren kunne gå til biddet

fastlægge nogle klare objektive kriterier så alle ved hvad der er op og ned

skal køre videre med det her diffuse begreb der hedder ægteskabslignende forhold for det er jo det der giver problemerne

sige politiske ramme for hvordan man kan lave en redefinition og det er

klart at der skal jurister til hvis man skal det men jeg mener også at både regeringen og de øvrige partier har ret i at der jo også vil være tale om et skøn det er ganske svært at lave en statsdefinition

vil være forskellige konkrete ting i de konkrete tilfælde man er nødt til at vurdere ud fra men at der skal gøres et

udvalgsbehandlingen på at drøfte yderligere om man kan komme det

dem der har lavet vejledningerne regeringen holder fast i begrebet ægteskabslignende forhold og det er det jeg gerne vil have ordføreren til at forholde sig til for det er jo kernen i hele problemstillingen så længe man har et begreb der er fuldstændig diffust og som kommunerne kan definere som de vil i den enkelte sag så får vi jo vilkårlighederne og det er derfor jeg så gerne vil have ordføreren til at forholde sig til det principielle i sagen som skal vi have klare og objektive regler

en eller anden skarp definition det er klart at der er behov for en større ensartethed men jeg tror ikke man

kan efterlade borgerne i en uheldig situation hvor de er i tvivl om reglerne og føler sig mistænkeliggjort af kommunen også ældre sagen har efterlyst at der bliver fastsat forståelige klare og objektive regler på området ældre sagen

en forenkling af reglerne på området at en enlig defineres som en person som har en selvstændig bolig med egen folkeregisteradresse og som kan dokumentere at man betaler husleje el og andre sædvanlige forbrugsudgifter til boligen en klar definition vil øge retssikkerheden og vi undgår at ende i et overvågningssamfund hvor kommunerne begynder at kontrollere borgerne helt ind i soveværelset

reglerne problemet er dem der snyder systemet med mere detaljerede regler risikerer vi at ramme nogen uberettiget og vi risikerer at dem som vil snyde går lige til grænsen og bare sørger for at skjule resten

det er egentlig blevet mere aktuelt fordi vi

har fået bekræftet at de vejledninger som sidst

var begrundelsen for at regeringen og en række andre partier ikke ville støtte vores forslag

er hovedproblemet nemlig begrebet ægteskabslignende forhold med de muligheder for vilkårligt skøn som kommunerne får samtidig har vi jo faktisk fået en forværring af problemstillingen fordi vi i det lovforslag om udbetaling danmark som flere har henvist til indfører et

det her med ægteskabslignende forhold men det begreb som ikke er defineret i lovgivningen nemlig

formodet samlevende

fint nok hvis der er borgere der snyder det ved vi der er det skal vi til livs men det kommer man jo ikke til livs

er klare og entydige for borgerne så har vi haft hele sagen om

de ulovlige afgørelser i kontanthjælpssagerne om samlevende kontanthjælpsmodtagere med gensidig forsørgerpligt som jo også har aktualiseret

debat hvis man kigger på argumenterne imod forslaget

direkte ved siden af hvad der

hovedargumentet er en cirkelslutning der siger at der er behov for et skøn jamen det er der jo kun fordi man har bygget

lovgivningen på et begreb som ikke er defineret i lovgivningen nemlig begrebet ægteskabslignende forhold det er derfor der er brug for et skøn så problemet er sådan set meget enkelt

at fjerne det begreb det vil man så ikke det vender jeg tilbage til til sidst jeg er åbenbart

er det rimeligt at man ved udmåling af offentlige

tager hensyn til at det er en økonomisk fordel for borgerne hvis de deler udgifterne til deres bolig med en anden borger ja det er yderst rimeligt enhedslisten anfægter ikke det princip med det her forslag er det rimeligt at borgerne også skal kunne dokumentere at de i givet fald selv betaler for udgifterne til deres bolig

i bred forstand jeg skal ikke remse det hele op ja det er da yderst

man skal ikke snyde med offentlige ydelser

fordel hvis man kan bruge så stort et ord nu om dage om sociale ydelser man har ved at være enlig skal jo være velbegrundet og den skal kontrolleres

alle regler skal der jo være mulighed for kontrol jeg synes der er en række indlysende argumenter for vores forslag vi bevarer princippet om at der er en økonomisk fordel ved at dele udgifterne til boligen og at det også skal spille ind

hvordan det skal fastlægges om man har ret til den ene eller anden ydelse det vil styrke retssikkerheden

hvordan de skal sikre at de

inden for lovens rammer hvis vi går over til de objektive kriterier vi foreslår

mange borgere har været udsat for når kommunen går i gang med sine kontrolgrupper og sit dyneløfteri og stiller borgerne nedværdigende og dybt krænkende spørgsmål om deres seksualliv

vi i øvrigt har af mange rigtig kedelige eksempler på

den her lovgivning fører til som reglerne er i dag samtidig

sparer vi unødig kontrol så kommunerne faktisk

om at fange de borgere der rent faktisk snyder i stedet for at bruge kræfter på mistænkeliggørelse af en lang række

de skal gøre for at overholde reglerne

kommunen er sat i verden for at mistænkeliggøre dem og udføre unødig kontrol

det der står tilbage efter debatten er jo at det store flertal her i folketinget vil fastholde et begreb der ikke er defineret i lovgivningen nemlig begrebet ægteskabslignende forhold det er jo egentlig fantastisk at man kan gøre det uden at blinke

det er det der skaber alle problemerne så står spørgsmålet og blæser vinden hvorfor vil man så gerne holde fast i det

det er jo ikke til at få et rigtig klart svar

vil sikkert blive opfattet som ondsindet

jo næsten sagt det skal være sådan at kommunerne har plads til den vilkårlighed har plads til den mistænkeliggørelse har plads til den form for unødig kontrol og

i virkeligheden spild af ressourcer

jeg må jo takke for debatten

men så beklage at det kun er få partier to

som gerne vil arbejde videre og som erkender at vi har

lærer jo at nøjes med lidt i de her debatter om borgernes sociale retssikkerhed tak for ordet

i forlængelse heraf pålægger sf regeringen senest den enogtredivete december to tusind og femten at fremsætte et lovforslag der gennemfører undersøgelsens anbefalinger regeringen deler ambitionen om at børn skal have et godt og sundt børnemiljø i dagtilbuddene og beslutningsforslaget er da også en god anledning til at

få fokus på børnene og børnemiljøet i

det er et utrolig vigtigt område allerede i dag er der fastsat en række lovkrav til børnemiljøet i dagplejen

og børnehaver en central del af formålet for dagtilbuddene er nemlig at børn skal have et godt fysisk psykisk og æstetisk børnemiljø der skal med andre ord være et børnemiljø som fremmer børnenes trivsel sundhed udvikling og læring og børnemiljøet skal tænkes sammen med det pædagogiske arbejde med børnenes læring fordi de to ting jo hænger snævert sammen

fysisk børnemiljø i en daginstitution egentlig sige

det handler jo for eksempel om at de fysiske rammer skal understøtte det pædagogiske arbejde bedst muligt det kan for eksempel være at indrette legepladsen på en måde så børnene både har mulighed for at løbe og udfordre sig udfordre sig selv fysisk og andre steder på legepladsen har mulighed for at lege lidt mere stille lege som en del af det pædagogiske arbejde og arbejdet med læreplanerne skal personalet løbende overveje om der er elementer af børnemiljøet som kan være en barriere for at børnene trives og lærer lovens krav til at arbejde med børnemiljøet er ikke begrænset til det fysiske børnemiljø i dagtilbuddene

skal have et godt psykisk og æstetisk børnemiljø de færreste vil nok være uenige i at et godt psykisk børnemiljø i dagtilbud er en forudsætning

glade og trygge børn der trives og har lyst til at komme i vuggestue eller børnehave hver evig eneste dag børnene skal gerne opleve at dagtilbuddet billedligt talt er et sted hvor der er højt til loftet og der skal være plads til og respekt for at mennesker såvel

børn som voksne er forskellige og der skal gerne være en god og respektfuld omgangstone blandt børn og voksne så børnemiljøet er allerede en central del af dagtilbuddenes arbejde som personalet skal tage højde for når de skal arbejde med børnenes trivsel og læring derudover gælder derudover gælder der også en arbejdsmiljølov for personalet som kommer børnene til gode fordi børnene jo opholder sig i de samme rum som de voksne

i arbejdsmiljøreglerne er der både fastsat regler for støj temperaturer og luftskifte i

overskrider en støjgrænse og hvad skal der egentlig ske hvis børnene gør det alligevel

hellere sætte fokus på at de regler der allerede gælder på området bliver overholdt og at kommunerne og dagtilbuddene

fokus på børnemiljøet herudover er det nok også værd at huske på at der tidligere har været krav om at der skulle udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering i alle dagtilbud men det krav valgte et enigt folketing at fjerne i to tusind og ti årsagen var at personalet syntes at de brugte for meget tid på papirarbejde og at de hellere ville bruge tiden på børnene og det kan jeg sagtens forstå opsummerende mener regeringen derfor ikke at lovgivningens vej er den rette vej at gå børn i dagtilbud skal have

børnemiljø men der er allerede en række regler på området så fokus skal hellere rettes mod at overholde de regler der er regeringen ønsker at bruge sin energi på at sikre gode dagtilbud til vores børn og derfor vil regeringen inden for kort tid offentliggøre et udspil på området udspillet skal løfte kvaliteten i

i daginstitutionerne det gælder uanset om det er bemandingen vi taler om om det er fagligheden

at vi simpelt hen kunne udstyre vores daginstitutioner med topkvalificerede mennesker

ikke nogen vi elsker så højt som vores børn og vi ønsker dem

de bedst mulige betingelser i deres hverdag når vi så alligevel i venstre afviser

hver eneste gang vi laver nye regler ud over det ministeren har

jo hører igen og igen fra sf på børne og familieområdet som jeg selv har ordførerskabet for i venstre

når man lytter til sf kan man også høre at

de ønsker at der skal være mere plads i daginstitutionerne ja det kommer måske

andet lige mere plads per person der er der

sikre et rigtig godt indemiljø der er ikke et

de forslag som vi i venstre ikke gerne ville have imødekommet

der jo er udfordringen i det danske samfund

de mange ønsker som vi i fællesskab har for vores børn derfor kan vi ikke støtte forslaget der er ikke angivet finansiering

bekræfte at vi i sf både før under og efter regeringsdeltagelsen ønskede flere pædagoger til at tage sig af vores børn

det er fordelen ved at mene det samme før under og efter en regeringsdeltagelse

bedre normeringer i daginstitutionerne

det andet spørgsmål hvis vi skal gøre noget for børnenes indeklima og miljø i daginstitutionerne hvordan ønsker ordføreren så at gøre det hvis man hælder det af brættet som ligger på bordet lige nu

mig der herfra på venstres vegne skal redegøre for hvordan jeg vil finansiere det ja undskyld

til at løfte alt

hen bare nødt til at prioritere og så kan jeg svare helt fuldstændig klart

ikke ind for minimumsnormeringer i daginstitutioner

men det der er interessant er at sf gik til valg på det sf gik i regering på det sf har

og alligevel

ikke skyggen af minimumsnormeringer i daginstitutionerne men nu nærmer vi os

med en vognstang fra forældrene om at hvis det

er bare nødt til igen at understrege

at finde finansiering til forslag

et forslag som vi rent faktisk afviser og det gør vi med henvisning til at der ikke

der skal sættes ind fra samfundets side for at

der ikke har været så heldige at blive født af ressourcestærke forældre et afgørende værktøj til at sikre alle børn lige muligheder er gode og trygge daginstitutioner derfor er jeg som socialdemokrat også stolt af at denne regering sammen med sf og enhedslisten midt i en krisetid har prioriteret

til bedre kvalitet i dagtilbuddene beslutningsforslaget fra sf som vi behandler i dag handler om en såkaldt arbejdsmiljølov for børn processen falder i to dele først skal der frem mod første oktober gennemføres en undersøgelse der skal fastlægge

dernæst skal regeringen senest inden udgangen af i år fremsætte lovforslag der indarbejder undersøgelsens anbefalinger i den allerede eksisterende lovgivning for eksempel dagtilbudsloven

nemlig at sikre vores børn et godt og sundt miljø at færdes i ingen børn er tjent med

for høje temperaturer eller for dårlig luft i deres daginstitution dog mener vi at der allerede i dag er en god lovgivning på området dagtilbudsloven dikterer at dagtilbuddene skal sikre et fysisk psykisk og æstetisk børnemiljø der fremmer børnenes trivsel sundhed udvikling og læring derudover skal personalet tænke børnemiljøet med ind når de laver pædagogiske læreplaner arbejdsmiljøloven som omfatter personalet i daginstitutionerne har derudover en række elementer som naturligt nok også kommer børnene til gode eftersom de jo opholder sig i de samme lokaler som pædagogerne det gælder blandt andet arbejdsmiljøregler om støj temperatur og udluftning

at man i alle dagtilbud skulle lave en skriftlig børnemiljøvurdering det krav endte vi med at afskaffe igen fordi det blev en bureaukratisk tidsrøver for vores pædagoger i stedet for at indføre en ny lovgivning mener vi derfor at det er bedre at fokusere på nuværende lovgivning gennem kommunernes tilsyn og se at den bliver overholdt en opgave som vi har tillid til at kommunerne og personalet i daginstitutionerne løfter i fællesskab så selv om vi socialdemokrater deler intentionen om at sikre et godt børnemiljø i vores dagtilbud kan vi ikke støtte

til at få undersøgt om de grænseværdier der er i arbejdsmiljøloven og

det ved vi ikke om børn kan hvorfor er det

med til i første omgang i hvert fald at få undersøgt

de her forskellige miljøer er som kan være så forskellige i de forskellige situationer

i stedet for at vi herindefra kommer med nogle

måske for os herinde på christiansborg kan give god mening men som ikke

de

om de samme grænseværdier virker

med til at vi får undersøgt om de grænseværdier virker for børn og hvordan man så i givet fald

lave en eller anden lovgivning eller rammeregulering

de vil sige at i nogle tilfælde er børn mere følsomme at i visse situationer er børn mere følsomme

forbedringer på børnemiljøområdet hvis det stod til

den helt konkrete vurdering jeg mener det er svært

bureaukratisk målestok

pædagogerne brugte deres tid til at registrere i stedet for at være sammen med børnene så lad os da sige

ude i de enkelte institutioner hvor man lokalt kan vurdere hvad det er behovet er

på børnemiljøområdet og i så fald hvilke altså kort og godt hvordan vil socialdemokraterne

det der skal arbejdes videre med fordi det ikke skal være bureaukrati

må så indrømme her at jeg faktisk har arbejdet

jeg blev valgt herind når jeg arbejdede ude i daginstitutionerne

skolerne med indeklimaproblemer virkede det på en eller anden vis lidt barokt

hensyn til en lærer i et undervisningslokale eller tre pædagoger i børnehavegruppen fordi det var dem der var

børnene men men primært forholdt vi os til

blev argumenteret i forhold til om der for eksempel skulle

er det normalt sådan at der vil være en lærer til stede i undervisningslokalet eller pædagoger til stede i daginstitutionerne

findes jo allerede i dag en hel del viden på det her område

og det er jo rigtig rigtig afgørende det kan faktisk

og derfor vil vi i dansk folkeparti også gerne støtte op om at der systematisk skaffes mere viden

skal have ny lovgivning men vi har bare brug

de krav der er i dag

til både skoler og daginstitutioner i øvrigt

tror jeg faktisk på at man bare skal leve op til de krav der allerede er at man ikke gør det

en begrundelse for at sætte ekstra penge af så vi

være fremadrettet og hvad niveauerne er i forhold til at lave en

de arbejdsmiljøprofessionelle som i forvejen kommer ud arbejdstilsynet kommer ud og har selvfølgelig noget

vi forholde os til hvad konsekvenserne måtte være af den viden vi

ikke gælder for børnene

set noget noget lidt mærkeligt i og jeg er enig med forslagsstillerne i

børnemiljøet er virkelig vigtigt spørgsmålet er bare om vi har brug for nye regler

i dag en vigtig del af formålet for vores dagtilbud at børn skal have et godt fysisk psykisk og æstetisk børnemiljø det betyder meget for mig at det ikke kun er det fysiske børnemiljø selv om det tit er det vi snakker om det psykiske og æstetiske er også en forudsætning for at børnene udvikler sig til nysgerrige mennesker fulde af gåpåmod og tro på sig selv og på hinanden vi har jo allerede i dag en række regler for luft og for støj både i dagtilbudsloven og i arbejdsmiljøloven og derudover er der vejledninger og programmer og pjecer med inspiration til at nedbringe støjniveauet og forbedre indeklimaet derfor er vi ikke

hvor jeg tænker at vi skal lave flere regler og når vi skal

står flere pædagoger og ikke mindst efteruddannelse højere på min ønskeliste spørgsmålet er i virkeligheden vel også om ikke det

kommer til at give børnene endnu mere at vi går til det her

med pædagogik frem for arbejdsmiljø jeg drømmer i hvert fald om at vi får meget mere udepædagogik i vores daginstitutioner hvor børn kommer på opdagelse udenfor får pirret nysgerrigheden og deres sanser hvor der er mange flere bålhytter hvor der i det hele taget er højt til loftet og masser af frisk luft derfor kan radikale venstre ikke

foreslog det her for nogle år siden så stor tak for

hvad der giver mest mening om det giver mest mening at lave ændringer i dagtilbudsloven eller om det giver mest mening at lave en selvstændig

børnemiljølovgivning for nogle år siden lavede børnerådet en undersøgelse der viste at indeklimaet var for dårligt i danske daginstitutioner i undersøgelsen havde børn fra fire til syv år svaret på hvordan de oplevede indeklimaet børnene blev for eksempel spurgt om hvorvidt de syntes at der var for meget larm og

hertil var der altså en og fyrre procent af børnene som svarede ja de mente simpelt hen at der var

er lidt utroligt at vi tillader vores børn dårligt indeklima

har man også ret til et godt indeklima

har man også ret til et godt indeklima arbejdsmiljølovgivningen sikrer jo

forhold i daginstitutionerne men vi har

siger når vi diskuterer nul seks årsområdet her

synes jeg at vi som politikere her på christiansborg

for at handle jeg synes det

børnemiljølov altså at der ikke er nogen rettigheder

klasse man har jo lige nogle år inden hvor man er i dagpleje eller vuggestue og i børnehave i enhedslisten ser vi for

en børnemiljølov eller ændringer i dagtilbudsloven

kunne indeholde de samme værktøjer som der er

at de også kunne blive brugt på daginstitutionsområdet at man oversatte det der i arbejdsmiljøloven hedder arbejdspladsvurderinger til børnehaver og vuggestuer

over for de kommuner som ikke lever op til et ordentligt indeklima det undrer

meget i enhedslisten at man ikke har den sanktionsmulighed i undervisningsmiljøloven

til undervisningsmiljøloven og ser det også gerne oversat hvis man kan sige

til børneområdet men altså vi støtter

det her beslutningsforslag og vi glæder os meget til

og selv vælge deres egne rammer vi vil give alle familier et større økonomisk råderum som de selv kan bruge som de vil mens nogle vil bruge de ekstra penge på bolig eller tøj vil andre måske bruge dem på lidt ekstra hjælp i huset det bestemmer familierne selv la har fremlagt et gennemarbejdet forslag på daginstitutionsområdet der vil give forældrene helt andre muligheder for selv at bestemme i stedet for at være underlagt kommunernes planøkonomiske pladsanvisning skal alle institutioner private som offentlige fremgå af en hjemmeside som kommunen er forpligtet til at holde opdateret alle institutioner skal opgive nøgletal som normering sygefravær uddannelsesniveau og medarbejdergennemstrømning

på denne måde kan forældre langt lettere vælge og der vil blive kastet lys over de institutioner der ikke fungerer og som i dag modtager familier der er blevet henvist og som ikke har overskud og overblik til at søge informationerne selv vi vil også give familierne mulighed for at passe deres helt små børn hjemme det første år hvis den pågældende forælder er gået fra arbejde til barsel hvad vi ikke ønsker er yderligere bureaukratisering af pasningsområdet hver gang vi sidder på christiansborg eller i kommunerne og laver nye regler kommer der reelt færre ressourcer ud til børnene sf er et parti der ofte taler imod bureaukratisering men som dette forslag viser er det også et parti der gerne indfører mere bureaukrati bare det er sfs bureaukratiske regler er det åbenbart okay hvordan forestiller man sig i sf at man skal varetage reglerne for eksempelvis temperatur i

skruer ned for temperaturen for at genere vores børn i bemærkningerne til beslutningsforslaget henvises der til en undersøgelse udarbejdet i forhold til indeklimaet på skoler i denne undersøgelse er det påvist at børn lærer bedre hvis der er luftet godt ud i lokalet det er korrekt men hvordan sf vil overføre dette til børnehaverne er uklart

en stor del af dagen for det andet sidder de ikke stille ved et bord for at koncentrere sig og lære hvis sf mener at børnehavebørn nu skal til at sidde indenfor hele dagen og lære noget så er det i hvert fald nyt for os i la vil vi gerne forbedre rammerne for de små børn vi vil gerne have det bedste til de mindste men vi mener ikke at sfs bureaukratiske regler for udluftning og temperatur

på forhånd som det er beskrevet i beslutningsforslaget skal skrive resultaterne fra en undersøgelse ind i relevant lovgivning for eksempel dagtilbudsloven det må være en forudsætning

undersøgelse uanset form efterfølgende bliver drøftelser inden noget som helst ændres

forhåndsgodkende lovændringer lovændringer på baggrund af undersøgelser som vi ikke kender resultatet af forslagsstillerne fra socialistisk folkeparti forventer at der vil blive et finansieringsbehov på to

million kroner disse afsættes i finansloven for to tusind og seksten her kan vi heller ikke på forhånd love midler i den størrelsesorden

en kommende finanslov som vi håber men trods alt endnu ikke ved om vi har indflydelse på

en form for børnemiljølov som svarer til de voksnes arbejdsmiljølov

man kan måske have en forestilling om at de er optaget af alt muligt andet og slet ikke lægger mærke til om der er meget larm dårlig luft eller meget varmt men børnerådet lavede tilbage i to tusind og tolv en undersøgelse og i den svarede en og

fyrre procent af de cirka tusind adspurgte børnehavebørn i alderen fire seks år

for meget larm i deres børnehave undersøgelsen viser også en sammenhæng mellem den generelle trivsel og det enkelte barns oplevelse af indeklimaet og det viser sig at en markant større andel af de børn som ikke bryder sig om at være i deres børnehave oplever problemer med indeklimaet børn der ikke

et rart sted at være oplever i højere grad at der er for meget larm og støj de føler i mindre grad at de har et sted at gå hen for at finde ro

det er vel en viden som vi ikke kan sidde overhørig det er ikke rimeligt at børn som i forvejen ikke er glade for at være i børnehaven også skal opleve problemer med indeklimaet hvis vi kan give dem en bedre hverdag ved at forbedre indeklimaet synes jeg at vi skal gøre det arbejdstilsynet anbefaler

er dårligt for voksne men vi aner ikke om de grænser passer til små børn det mindste vi kan gøre

sagen vurderet

vi skal have undersøgt mener vi i

ved jo at støj kan give børn varige høreskader og at det kan påvirke koncentrationsevne hukommelse indlæring og sprogforståelse og det skal vi da tage alvorligt når nu vi gerne vil have så massivt et børnefokus her i huset som vi jo heldigvis vil i fællesskab

skal inkludere stadig flere forskellige børn heriblandt en del af en gruppe børn som tidligere modtog specialtilbud for eksempel børn

og aspergers syndrom det er børn som i forvejen kan have svært ved at koncentrere sig og kan være særlig følsomme over for lyd og lys hvis de skal inkluderes i almene daginstitutioner

jo sætte ordentlige rammer og sikre deres trivsel inklusion er ikke bare at rumme børn med særlige behov det er at inkludere børn i fællesskaber og også sikre dem god trivsel og udvikling

med en undersøgelse lad os få undersøgt om de grænseværdier for lyd og

og når vi kender grænserne der gælder for børn så kan vi jo vurdere

mest hensigtsmæssigt at lave lovændringer på den ene eller

på den anden anden måde bare vi får sikret børnene bedst muligt vi ved jo heldigvis at en del institutioner har igangsat initiativer med lyddæmpere udluftning

men vi ved også at i nogle daginstitutioner er

ikke sådan det er

at der ville være bred tilslutning i folketinget til at få undersøgt hvilke indeklimaforhold vi skal tilbyde og sikre vores børn

give dem en god hverdag i daginstitutionen det var ikke helt tilfældet men igen tak til enhedslisten og df for

vi mener i sf ikke at det er pædagogernes ansvar at vurdere

fagpersoner med forstand på den slags skal være med til at vurdere

en del af dagtilbudsloven de pædagogiske læreplaner eller tredje kan vi drøfte når vi når dertil når vi kender de grænseværdier der

er rigtige for børn pointen er at vi i sf synes at børnene har ret til det her arbejdsmiljø og at det er noget vi skal være med til at regulere

få undersøgt det på lad os derefter diskutere politisk hvordan vi kan ændre vores regler så

og så man som forældre eller pædagog kan reagere og kræve handling hvis der er problemer i en daginstitution ellers batter det ikke men bliver ved de fine hensigter

de siger også at der er brug for politisk opmærksomhed og politisk handling og vi har faktisk lidt svært ved at se hvad der bliver gjort fra christiansborgs side for de mange familier som pisker af sted hver eneste dag

og passe børn og passe arbejde familiepolitiske løsninger er ikke lette og vi er ikke ude efter små og hurtige lappeløsninger vi vil gerne have en bred politisk drøftelse som forhåbentlig kan føre til brede politiske løsninger i samarbejde med de aktører i samfundet

og for hvordan den agter at gøre noget for pressede børnefamilier i danmark med ubalance mellem arbejds og familieliv herunder hvilke initiativer regeringen påtænker at tage og regeringens holdning til mulighederne eksempelvis for en bedre fordeling af arbejdet og for omsorgsdage efter en model a la den svenske og øvrig inspiration fra de omkringliggende lande det er vores forhåbning at regeringen ligesom sf og enhedslisten og forhåbentlig flere partier i folketinget vil være med til at drøfte yderligere tiltag til gavn

i danmark oplever stor tryghed i sin hverdag at man har mulighed for at passe sit arbejde og få hjælp hvis der er behov for det og at man grundlæggende har mulighed for at få sin hverdag til at gå op

at træffe personlige valg i tilrettelæggelsen af hverdagen kernen i regeringens familiepolitik er en tro på den danske model samt at sikre gode velfærdsinstitutioner i danmark som gør det muligt for familierne at skabe et tilfredsstillende familie og arbejdsliv baseret på egne behov prioriteringer og ønsker

taler om gode velfærdsinstitutioner for børnefamilier

det meget bredt det er selvfølgelig vigtigt at vi i danmark har gode dagtilbud hvor forældre trygt kan aflevere deres børn om morgenen

også vigtigt at der er gode barselsordninger økonomisk støtte til børnefamilier og gode skoler men der er også

mange andre forhold rundt om familierne der selvfølgelig skal fungere det gælder for eksempel et godt og effektivt sundhedssystem gode transportmuligheder tryghed i arbejdslivet og støtte til de familier der har brug for lidt ekstra hjælp

i livet vores dagtilbud har en meget væsentlig rolle at spille for børn og familiers trivsel forældre skal være trygge ved at aflevere deres børn om morgenen og børnene skal opleve at få den omsorg og opmærksomhed som de har brug for samtidig med at de udvikler

det ligger også regeringen meget på sinde

er et område som vi

gjort sammen med sf og enhedslisten

og halvtreds million kroner årligt til kvalitet og mere pædagogisk personale i dagtilbuddene også på andre områder har vi arbejdet for at forbedre rammerne for børnefamilierne vi har for eksempel hævet beskæftigelsesfradraget for enlige forsørgere skabt

bedre muligheder for at forældre kan passe børn med langvarige eller kroniske sygdomme gennemført en folkeskolereform så flere kan lære mere afsat to hundrede og firs million kroner til at hjælpe udsatte børn og unge og deres familier og afskaffet fattigdomsydelserne som medførte at børn voksede op i fattigdom

disse dage er vi ved at lægge sidste hånd på et udspil der har fokus på at styrke kvaliteten i dagtilbud formålet med udspillet er blandt andet at sikre at alle børn trives i deres hverdag tilegner sig nogle gode sproglige kompetencer

i højere grad inddrages i deres børns hverdag

flere børn oplever en smidig og god overgang til skolen regeringen har altså gennem

de sidste fire år haft et vedvarende fokus på at skabe bedre rammer for børnefamilierne og det arbejde vil vi selvfølgelig fortsætte

godt at det er er rigtig svært for nogle familier

som vi også har hørt fra ordførerne at

i meget høj grad handler om at træffe nogle valg og prioritere hvad der er vigtigst i ens liv jeg har selv været der og ved hvor vigtigt og

det kan være at prioritere men hvis ikke vi vil vælge hvis man både vil gøre karriere og have spændende fritidsinteresser se sine venner og være noget for sine børn

set det er ligegyldigt hvilke

er der bare rigtig rigtig mange valg

vigtigt for mig at fastholde at beslutningen om hvordan den enkelte familie prioriterer alene kan være familiens

regeringen hverken kan eller skal blande sig i

og deres økonomi når det er sagt synes jeg faktisk også at vi i danmark har nogle rigtig rigtig gode rammer for at familierne kan træffe

lavet en sammenligning af familie og arbejdsliv i tyve

danskere arbejder væsentlig mindre end folk gør i landene omkring os i gennemsnit arbejder en voksen person årligt to hundrede timer mindre end i de andre

selv inde på sverige

end i sverige sammenligningen viser også at vi er det land der har mest fritid en anden interessant undersøgelse fra rockwool fonden har tilsvarende vist

at familier i dag har nogenlunde lige så meget fritid som de havde for fem og fyrre år siden så reelt har børnefamilierne altså ikke fået mere travlt rent arbejdsmæssigt

vi oplever at have mere travlt end tidligere

kan det måske hænge sammen med

for eksempel vores ambitioner om at være succesfulde på alle parametre og som jeg også var inde på tidligere

tage og flere muligheder i livet jeg tror personligt at en stor del af arbejdet for at nedbringe stress blandt

børnefamilier handler om at at vi forældre skal blive meget bedre til at acceptere at vi

beskæftigelsesministeriet om en beregning af hvad det vil koste at indføre en model hvor danske forældre kan afholde det samme antal omsorgsdage

til en sats der maksimalt svarer til satsen for sygedagpenge beskæftigelsesministeriet skønner

med den usikkerhed der nu kan være i det at det årligt vil koste i omegnen af to milliard kroner det er immer væk en stor sjat penge beskæftigelsesministeriet skønner desuden at hvis danmark skal have en model hvor forældrene i danmark kan få fuld løn under hele barnets sygdom vil det igen med betydelig betydelig usikkerhed koste i størrelsesordenen

i en tid hvor der bliver fremsat ønsker om at forbedre forholdene på mange andre velfærdsområder synes jeg man skal tænke på

den bedste måde at bruge pengene på derudover synes jeg også at det er ærgerligt hvis diskussionen om at skabe balance mellem familie og arbejdsliv bliver reduceret til at omhandle antallet af omsorgsdage balance handler

om rigtig mange andre ting for eksempel organisering af arbejdet på den enkelte arbejdsplads og mulighederne for fleksibel arbejdstilrettelæggelse det er forhold som

tilrettelægges af ledelsen på den enkelte arbejdsplads og jeg synes det er vigtigt

at vi får en debat om hvordan arbejdspladserne kan tilrettelægge

arbejdet så det tilgodeser børnefamiliernes behov vi er mange parter der skal bidrage til at skabe gode rammer for børnefamilierne

både arbejdsmarkedets parter ledelsen på arbejdspladserne og kommuner og stat fra regeringens side har vi lige nu som sagt fokus på

er helt åben for diskussion af noget af det som vi lægger op til

privat anliggende som løses alene ved en enkelt løbetur mindre eller ved lidt lavere ambitioner

det er grundlæggende et strukturelt og politisk problem alt for mange børnefamilier i danmark har svært ved at få familie og arbejdsliv til

vi har i danmark en relativt kortere arbejdsuge sammenlignet med andre lande men opgjort på

arbejder vi faktisk ret meget og utallige undersøgelser har vist at danskerne synes de arbejder for meget over halvtreds procent mener at deres arbejde fylder for meget i tankerne når de har fri næsten hver tredje danske forælder oplever to eller flere gange om ugen at deres arbejde er uforeneligt med planerne på hjemmefronten det har undersøgelser foretaget af analyse danmark vist samtidig

undersøgelser at danskere gerne vil arbejde mindre en familieforsker fra ruc thomas

viser i undersøgelser at mænd gerne vil arbejde seks syv timer mindre og at kvinder fire fem timer mindre om ugen

er familien det der har størst betydning i danskernes liv når man selv skal vurdere det en undersøgelse fra en tænketank har vist at otte og tres procent peger på familien som det der har størst betydning i deres liv til sammenligning angiver kun fire

mest betydningsfulde

tiltag for børnenes skyld for som per schultz

trives og omvendt skal et barn have det godt for at familien kan trives familien er rammen om et godt børneliv og det er en af grundene til at vi skal sikre gode forhold for børnefamilierne i danmark jo tidligere vi sætter ind jo større

for at vi kan forhindre mindre problemer i at vokse sig store

nok så kendte heckmannkurve og pointen er jo det her med at tidlige indsatser betaler sig både for børnene og for samfundsøkonomien

familiepolitisk konference her på christiansborg og da sagde dennis kristensen fra foa at både fagbevægelsen arbejdsgiverne og politikerne er centrale aktører når vi skal få familie og arbejdsliv til at hænge sammen jeg er fuldstændig enig

vanskeligt fordi det berører mange interesser politiske områder hvor meget og hvordan vi arbejder bestemmes af arbejdsmarkedets parter men netop derfor er det så vigtigt at foa faktisk siger at det er en udfordring

er brug for at også christiansborg spiller med når vi skal løse den her komplekse udfordring

som kan være med til at se på modeller og muligheder for for eksempel deltid omsorgsdage orlovsordninger og arbejdstidsbank

gøre noget ved den dårlige organisering hvor mennesker i slut tyverne og i trediverne og fyrrerne både skal arbejde rigtig meget og forsøge at finde tid til deres børn mens yngre der ikke har fået børn og ældre som har voksne børn har både mere tid og måske også mere lyst til at give den en ekstra skalle på jobbet

være interessant at se på den type fleksibilitet over livstid igen vi skal blive bedre til at indrette arbejds og familieliv også på familiens præmisser og ikke kun på arbejdsgivernes hvis vi skaber nogle gode rammer for arbejds og familieliv

det også komme arbejdsgiverne til gode i form af endnu mere effektive hårdtarbejdende og glade medarbejdere

deres model hvor forældre har tredive omsorgsdage om året til at passe syge børn det finansieres gennem en fond forældrene får i udgangspunktet firs procent af deres løn vi synes det er en interessant model som måske kan inspirere og justeres til danske forhold

blevet fulgt op og det er lidt en glemt ting der ligger det burde vi faktisk diskutere noget mere her

om pasning om barsel om ældre og om ligestilling det er jo en kendt sag at sf ønsker øremærket barsel til mænd det synes vi også er et familiepolitisk anliggende ligesom pasning ældre og ligestillingspolitik i bred forstand er det og det her skal vi ikke lave tiltag der ruller ligestillingen tilbage den har vi trods alt kæmpet hårdt for og

stadig væk kæmpe for at holde i hævd men alle de her tiltag er noget der er med til at styrke og forbedre forholdene i familierne

model hvor vi får taget de her diskussioner også politisk det er hen ikke sådan at det alene er den enkelte families ansvar

der kan løses med færre yogatimer eller færre hjemmebagte speltboller det er et samfundsproblem

kræver politiske løsninger løsninger som sikrer et familieliv i balance mellem arbejde og familie børns trivsel og udvikling et velfungerende og stærkt arbejdsmarked som er effektivt uden at fremkalde stress og tager særlige hensyn til kønslige uligheder vi vil rigtig gerne at vi her i salen kan diskutere om vi ikke kan mødes til en drøftelse også med arbejdsmarkedets parter for at finde nogle løsningsmodeller der rækker lidt ud over

med at få familie og arbejdsliv til at hænge sammen og at der er behov for at finde politiske løsninger

er effektivt uden at fremkalde stress og tager særligt hensyn til kønslige uligheder folketinget opfordrer derfor regeringen til i næste folketingssamling at indkalde folketingets partier til drøftelse af løsningsmodeller

skal indgå en drøftelse af hvilke af anbefalingerne fra familie og arbejdslivskommissionen der kan være relevante og gangbare i to tusind og femten

til omsorgsdage bedre muligheder for deltid og orlovsordninger der skal indhentes inspiration og erfaringer fra relevante lande

lande sammenlagt bliver det til at de danske forældre arbejder mere end forældre i de fleste andre lande undrer det nogle gange

er til at de danske børnefamilier føler sig tvunget til at arbejde så meget spekulerer sf nogle gange over at det måske kan skyldes at de skal tjene rigtig mange penge til staten via deres skat

at kombinere arbejde og familie men det ændrer ikke på at det er vores egen beslutning

presse vores hverdag og at med tilvalg kommer der også

med to forældre der synes de har lidt travlt

som til gengæld har en god bolig

forældre i et aktivt arbejdsliv at

god efteruddannelse til dem

vi understøtter det på bedst mulig vis herindefra

vi i venstre ikke er nær så

til at finde de institutionelle løsninger for familien

en familie i trivsel

mændene knokler godt alligevel

blandt andet på grund af det høje skattetryk det er fordi hver eneste gang

en veluddannet befolkning vi

gode uddannelsesmuligheder

gratis adgang til de helt

primære bekymring går ikke på de familier hvor man har lidt for travlt vores primære bekymring inden for familiepolitikken går på

ungdoms og voksenliv derfor vil vi

kan frigøres ressourcer i det danske samfund til det til enhver tid prioritere de mest udsatte familier frem for den helt almindelige familie

øge valgfriheden

hvilke valgmuligheder man har som familie

vi vil også gerne understøtte at der kommer

private tilbud og vi vil i høj grad

gerne sikre at de forældre som har et barn med særlige behov

har et større og friere valg blandt andet af friskoler hvor de så kan få pengene med

gerne understrege at venstre

på et tidspunkt i vores samfundsudvikling

brug for det stik modsatte

vi ikke alene af den grund at hvis det skal lykkes os at aflaste familierne og den enkelte medarbejder som

på vegne af venstre

familierne er de bedste til selv at indrette rammerne for deres familieliv ikke staten erfaringerne viser også at arbejdsgivere og arbejdstagere selv er bedre til at skabe fleksibilitet og gode rammer for både familie og arbejdsliv frem for staten

frem for et offentligt familierne skal selv

træffe de valg der passer til dem folketinget anerkender at mange børnefamilier oplever en travl hverdag

særlig for familier med børn særlige behov

brug for større valgfrihed folketinget pålægger regeringen at sikre børn og unge med særlige behov mulighed for via et friere skolevalg hvor pengene følger barnet at blive optaget på frie grundskoler

en sygeplejerske med nattevagter som er gift med en politibetjent som også har

er ikke meget fleksibilitet i forhold til at få de to arbejdsopgaver og en familie til at hænge sammen

at vi har et ansvar her på christiansborg for at sikre

hviler jo også et ansvar på den enkelte men det vi kan

kan genindføre boligjobordningen så familien

aflastet i de daglige praktiske gøremål så de kan

det vi også kan gøre er at vi kan give friere adgang til valg af børnepasning mellem private

med det kommunale tilbud det giver jo ligesom sig selv

så haft den omkostning at jeg har tilvalgt noget privat oveni vi træffer nogle valg som forældre og hvis vi kunne

er vores vigtigste prioritet med de ressourcer

bruges der hvor den største største udfordring er for danske familier og det er de udsatte familier og så er det familier hvor barnet for eksempel har nogle særlige behov det er derfor at

forslag til vedtagelse netop understreger

og det handler om en stærk økonomi og et fleksibelt arbejdsmarked en af vores første gerninger da vi overtog ansvaret i to tusind og elleve var sammen med sf og enhedslisten at afskaffe

fattigdomsydelser det betød at nogle af de fattigste familier i danmark fik bare lidt mere luft i økonomien og det betød at antallet af fattige børn her i landet faldt det var godt for familierne vi afskaffede også den brugerbetaling på ufrivillig barnløshed som venstre konservative og dansk folkeparti havde indført en brugerbetaling der betød at to tusind og elleve kom ni hundrede færre børn til verden her i danmark end der ellers ville have gjort det var godt for familierne endvidere har vi annulleret de ellers planlagte besparelser på børnechecken som vko havde stemt igennem

vores politik har betydet at antallet af familier der bliver sat på gaden er faldet år for år det er rigtig godt for mange familier inden for psykiatrien er ventetiden for børn og unge faldet fra to og halvfjerds dage i to tusind og elleve til tredive dage sidste år det siger sig selv at det også er godt for

på institutionsområdet er jeg stolt af at vi sammen med sf og enhedslisten har prioriteret i alt syv hundrede

kroner om året til højere kvalitet og mere pædagogisk personale i vores dagtilbud og vores nye udspil der skal styrke kvaliteten i dagtilbuddene er lige på trapperne særlig når det gælder småbørnsfamilier er det at sikre et godt og stærkt dagtilbud set med mine øjne helt centralt

har vi som forældre brug for at have vished for at vores børn har det godt i de timer hvor vi selv er på arbejde ligesom et godt forældresamarbejde også kan være med til at skabe en bedre balance noget af det

den seneste tid nærmest er blevet synonym med familiepolitik i hvert fald når man åbner en avis er omsorgsdage og orlovsmuligheder hos socialdemokraterne er vi stærke tilhængere af den danske model

i sidste finanslov fordoblede fradraget for faglige kontingenter vi vi mener at en stærk dansk model er en forudsætning for et stærkt velfærdssamfund som vi kender det fordelingen af arbejde og omsorgsdage er noget som i danmark aftales mellem arbejdsmarkedets parter inden for rammerne af den danske model

model har vi ingen planer om at udfordre familiernes vilkår ligger os socialdemokrater meget på sinde

den ramme som giver familierne tryghed og sikkerhed og den er vi garant for der er fremsat to forslag til vedtagelser socialdemokraterne kan ikke støtte nogen

er den vigtigste grundsten i vores samfund i dansk folkeparti mener vi at familien selv skal beslutte sig for hvordan de indretter sig bedst her tænker dansk folkeparti på at familien selv skal

de vil have deres børn i institution og skole med mere i forhold til

er der nogle udfordringer der skal løses

kommunerne selv kan vælge om de vil lade tilskuddet følge barnet over i den frie grundskole en væsentlig barriere i dag er at kommunerne ikke er forpligtet til at lade det økonomiske tilskud der tilfalder børn og unge med særlige behov i folkeskolen følge disse børn og unge ved valg af en fri grundskole det betyder at børn og unge med særlige behov ikke har de samme muligheder for at benytte det frie skolevalg og vælge en fri grundskole som andre børn og unge og at de frie grundskoler

stilles økonomisk ringere ved at optage børn og unge med særlige behov end ved at optage andre børn og unge det er også en udfordring vi tidligere har debatteret her i folketingssalen

udfordringer på området der har også været artikler i dagspressen blandt andet har politiken haft en række indlæg om

ikke bruger tid nok på deres børn

jeg tror at forældre gør det bedste de kan og formår og at nogle familier har større udfordringer end andre her tænker jeg specielt på de familier

meget sygt barn og som oftest skal vente lang tid

at få bevilget hjælp hjælpemidler aflastning eller andet de har brug for en hurtig afklaring frem for at de skal vente lang tid

at få deres sag behandlet familielivet handler også om prioriteringer det er familiens ansvar at prioritere den tid de har og træffe vigtige beslutninger i deres dagligdag det er samfundets ansvar og opgave at

de overordnede rammer her tænker jeg på offentlig transport sikre skoleveje skoler pasning med mere det er vigtigt at hjælpe de familier der har behov for det herunder den scleroseramte mor der har brug for ekstra

vi har gjort sammen så er det at vi har afskaffet fattigdomsydelserne sådan

færre børn nu vokser op i fattigdom og at vi har fundet syv hundrede og halvtreds million kroner om året til flere og dygtigere pædagoger

er god grund til at diskutere om vi kan gøre endnu mere fra politisk side for at støtte op om børnefamilierne men jeg er ikke sikker på om lige præcis det her med omsorgsdagene er det der står

det hænger sammen med som ministeren også var inde på at det koster over to milliard kroner om året

en ting om skulle det være at børns baggrund ikke må afgøre deres fremtid det må være målet for vores generation af radikale som

østergaard også har sagt i dag derfor er spørgsmålet jo

kroner i hånden så ville bruge dem på omsorgsdage eller

for de børn og familier som har allermest brug for det jeg tror at der formentlig vil være andre ting som kan gøre en en større forskel den diskussion stopper jo ikke her så selv om der måske ikke lige kommer det ud af debatten som sf

op på fortsætte diskussionen

jeg sige at det undrer mig lidt i dag

har gjort deres beslutningsforslag om de frie skoler til den tilsyneladende vigtigste sag på familieområdet fordi forslaget jo bryder med den fuldstændig

de frie skoler nemlig at de er uafhængige både økonomisk og pædagogisk af kommunerne det synes vi har en meget stor

sige

et eksempel på noget man kunne kigge på så vil

den regering der måtte være efter ferien til at indkalde alle folketingets partier og arbejdsmarkedets parter til drøftelser af

for at sikre en bedre balance også for de familier som ikke bare kan afgøre hjemme ved spisebordet hvordan de får tingene til at hænge bedre

til at hænge sammen flere og flere børnefamilier føler sig presset og stress er et voksende problem

ikke tilfældigt som en tidligere ordfører også

og forældre arbejder i gennemsnit en time mere end ikkeforældre altså en time mere end end folk der ikke har børn

grænserne mellem arbejdslivet og privatlivet blevet mere og mere flydende for mange lønmodtagere hvis vi sammenligner os med vores nabolande for eksempel med sverige og norge

for børnefamilierne

det gælder både i forhold til barselsrettigheder ret til at holde fri på børns sygedage og mulighed for nedsat arbejdstid i to tusind og syv barslede den såkaldte familie og arbejdsmarkedskommission med en række forslag til hvordan der kunne komme større balance mellem familie og arbejdsliv men siden da er der ikke

danskerne ifølge en ny undersøgelse ikke oplever at politikerne tager hensynet til børnefamilierne alvorligt situationen

er det laveste tal siden nitten

faldende børnetal

er særlig nemt at være børnefamilie

danmark at der ikke er så mange der har lyst til at

helt andet fokus på børnefamiliernes vilkår en af de allerstørste udfordringer for danske børnefamilier er at få familie og arbejdslivet til at hænge sammen

fleste familier er der to udearbejdende forældre med fuldtidsarbejde og det skaber udfordringer og pres for børnefamilierne

en undersøgelse viser at halvdelen af danskerne mener at

opholder sig for mange timer i deres daginstitution hele en og fyrre procent af danskerne ville ifølge

sig gøre for dem økonomisk men mens

har danske børneforældre ikke lignende rettigheder det synes vi i enhedslisten at man skal

børnefamilier som gerne vil arbejde mindre

på arbejdsmarkedet det

for eksempel ved at lave orlovsordninger

fri med løn under barnets første sygedag bestemt i overenskomsterne men man har typisk kun ret

to dage per sygdomsperiode

vil det ikke blive nemmere forældre til syge børn står ofte i et dilemma og en undersøgelse fra to tusind og fjorten viser at hver tredje forælder har afleveret et sygt

at se på forældres ret til at passe deres børn under sygdom de forhold skal forbedres

hvoraf hver af forældrene får øremærket ni uger

frit danske forældre har altså mere end fire måneders kortere barsel end forældre på den anden side af sundet i enhedslisten mener vi at man skal give danske

med samme øremærkning til hvert køn sidst men ikke mindst er et

også er nogle voksne som har tid til dem og tid til at udvikle deres og deres motorik

et godt familieliv og et godt børneliv

debatten bevæger sig som katten om den varme grød i forhold til hvad den egentlige årsag til problemet her er for det er nemlig et problem som de to partier ikke vil løse årsagen til at danske børnefamilier som er i

årsagen til at de må arbejde så meget i danmark

danmark formentlig er det dyreste land i verden at være børnefamilie i der er ingen børnefamilier i verden der betaler så høje skatter som de danske børnefamilier og for at de enormt høje skatter i danmark bliver de nødt til arbejde ekstremt meget

en lad mig nævne fire punkter hvor danske børnefamilier

for børnefamilier i danmark

så vil de gerne flytte i hus

i forhold til hvis de blev boende i en lejlighed grundskylden gør at man kommer til at betale helt op til dobbelt

som en lejlighed i den samme kommune

ønske om at få en have til deres børn hvilket er meget naturligt gør at de beskattes ekstra hårdt

den ene ting registreringsafgift på biler hvis man er en familie i danmark

man skal hente børn i institution man skal hjem med dem man skal køre børn til

hundrede og firs procent afgift og jo større en familie man er jo større en bil har man brug for og derfor

store fradrag men hvis man skal have en stationcar

bliver der smækket i skattebordet

at hvis man skal have en familiebolig i en større by i danmark som koster over tre million

af den værdi der overstiger tre million

eller de store lejligheder og derfor har behov for at købe en bolig der koster mere end tre million kroner i de større byer i danmark hvis man er uden for de større byer kan man slippe billigere men hvis man bor i københavn aarhus odense eller aalborg er en bolig til over tre million

ikke noget særsyn hvis det skal være en familiebolig

hvor mor tjener firehundredetusind kr og far tjener firehundredetusind kroner sådan en familie slipper for

ikke arbejder så meget og den anden så arbejder noget mere sådan at

tilsammen betaler man tohundrede og

i den anden familie hvor den ene af forældrene arbejder mere og den anden arbejder mindre og tjener sekshundredetusind

altså femogtyvetusind kroner mere i skat fordi man har valgt at den ene forælder skal arbejde mindre end den anden så vi har

og de kan løses men ikke med venstrefløjens politik

det en anden type udgifter man skal løbe stærkt på arbejdet

med et lille reklameindslag her christianiacykler er rigtig gode i nærmiljøet

nogle af de der sundhedsudgifter man skal til at betale

på nørrebro og kun skal cykle ind til christiansborg for at komme på arbejde

om der ikke bliver skåret ned på sygehuse og daginstitutioner altså

rummer nedskæringer i service på sygehuse eller daginstitutioner

hvis det skal hænge sammen med den debat vi har her til aften som nemlig handler om at finde en bedre balance mellem familie og arbejdsliv så må ordføreren jo dermed sige at

skal arbejde meget mindre det plejer da ikke at være liberal alliances politik at alle skal arbejde

vi har ikke et ønske om at piske børnefamilierne til at arbejde mere vi ved godt

med største velvilje på

det er vigtigt at danske familier har en hverdag hvor

der er nogen der er uenig i det

set også de rammer som de lever

de danske dagtilbud endnu bedre vores mål er at skabe endnu bedre rammer for at familierne kan få hverdagen til at hænge sammen når det er sagt mener

familie og arbejdslivet er noget som man bare kan lovgive sig ud af rigtig meget af det arbejde ligger ude på arbejdspladserne og handler om de rammer

der aftales lokalt eller mellem arbejdsmarkedets parter som socialdemokratiet også var inde på det handler også om at man som familie må træffe nogle valg som gør det muligt at få hverdagen til at hænge sammen vores opgave som politikere er at skabe nogle gode rammer for at familierne kan træffe de valg

i allerhøjeste grad allerede har gjort det er

det gør vi på rigtig mange områder det gør vi på daginstitutionsområdet

indledte med at sige når vi snakker om transportmuligheder

det jeg mener er at vi i høj grad som sagt gør det her gode arbejde og det skal